i dag er der følgende anmeldelser peter skaarup og simon emil ammitzbøll

fra medlem af folketinget simon

har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den attende februar atter kan give møde i tinget per husteds hverv som midlertidigt medlem af folketinget er herefter ophørt

betragter jeg tingets samtykke som givet

herre kim andersen som venstres

at vi er positive over for det forslag

behandling det er jo et lille teknisk forslag men derfor behøver det jo ikke at være mindre vigtigt

drejer sig om et forslag om at implementere rådets forordning og europa parlamentets vedtagelse

positive over for det vil betyde at

det kommer til at fremgå udtrykkeligt af vores våbenlov at udfører man

er de ikke længere omfattet af forordningens

civil brug når de indføres

eu land og til tredjelande samtidig

de relevante straffebestemmelser i våbenloven og straffeloven vil blive tilpasset endelig er der det element i forslaget

man vil sidestille

er fyldt atten år kan erhverves og anvendes frit

en regel om at justitsministeren kan fastsætte regler om at skytteforeninger kan meddele tilladelse til

herre ole hækkerup ikke kan være til stede vil jeg læse den socialdemokratiske ordførertale for lovforslag

forslaget handler om at eus forordning om regler for at kontrollere skydevåben ind og ud af eus område nu bliver gennemført i dansk lovgivning dernæst indeholder lovforslaget at det fremover bliver tilladt at have alle paintball og hardballvåben uden våbentilladelse

uden våbentilladelse hvis det er et våben drevet af luft eller kulsyre i fremtiden bliver det alle typer

man kan sige at det for den der køber et paintballvåben næppe gør den store forskel om det er drevet af det ene eller det andet men det gør det altså i lovgivningen og det retter vi op på endelig får justitsministeren muligheden for administrativt at fastsætte regler for hvordan skytteforeninger kan meddele våbentilladelse til deres medlemmer samt præcis hvilke organisationer der omfattes af den ordning

nogle praktiske ændringer der virker logiske for borgerne samt en gennemførelse af de fælles regler i eu om skydevåben ind og ud af eu på den baggrund skal jeg anbefale

at de faktisk kan slå gevaldig hårdt uanset hvad de så i øvrigt kører på er trykluft gas

tolv eu regler for udførsel af skydevåben til tredjelande uden for eu dem retter vi nu dansk lovgivning ind efter strafferammen for overtrædelser står vi dog stadig

men lovteknisk bliver vi så nødt til at ændre lidt i vores lovgivning det gør vi også med dette

gas som drivmiddel det er jo som beskrevet fordi de ikke er mere farlige

politiet der har ønsket

en ensartethed på dette område da man ikke syntes at

mening sidst men ikke mindst får justitsministeren nu bemyndigelse til at blåstemple den

selv om den givne skytteforening måtte skifte navn det er jo simpelt hen

et problem af lovteknisk karakter da foreningerne i dag står med navns nævnelse i

er det fordi der i virkeligheden ikke er så meget at sige om det her forslag det er nogle relativt små ændringer de er naturligvis vigtige men jeg noterer mig at høringssvarene på ingen måde er særlig kritiske og det tager jeg som et udtryk for at det er fuldstændig i orden

nu bliver der ensartede regler på området og det betyder at det ikke længere vil være ulovligt at have noget der er gasdrevet det kan jeg forstå

der er tale om nogle tekniske ændringer som som enhedslisten selvfølgelig kan støtte

vigtigt hvis man skal undgå et samfund hvor

menneskers liv i fare derfor vil

konsekvenserne af at forordningen nu

erstatter nogle af de danske regler vi vil lige være sikre på at det ikke kommer til at betyde en mere lempelig våbenlovgivning end den der er i dag men umiddelbart er vi

fra eus område og så er der den der lille ting som vi alle sammen har glædet os over nemlig at der er nogle folk inden for

og den slags ting som nu kan slippe for at skulle erhverve våbentilladelse og at

have deres fritidsinteresser uden at staten skal ind og blande sig i det det synes vi som

sige tak for den positive modtagelse der har været af regeringsforslaget som flere har

der tale om et noget teknisk præget lovforslag som jo primært har til formål at bringe dansk ret i overensstemmelse med en ny eu forordning om som det har været fremme

med udførsel af visse skydevåben til lande uden for eu og samtidig som det også har

mindre justeringer af våbenlovens regler om henholdsvis hardball og paintballvåben og skytteforeninger

våbenteknisk karakter dels er lovteknisk begrundet så med de bemærkninger vil

tak for den positive modtagelse

skal behandle her i dag vedrører danmarks internationale forpligtelser og det vedrører vores holdning til at være en del af det internationale samarbejde forslagsstillerne

nedsætte en kommission der kritisk skal gennemgå de internationale konventioner og aftaler som danmark er forpligtet til at følge beslutningsforslaget giver os en god anledning til at drøfte et principielt meget vigtigt spørgsmål nemlig spørgsmålet om danmarks indstilling til internationale forpligtelser

mig sige at det er regeringens opfattelse at danmark har gode muligheder for at føre en selvstændig udlændingepolitik og at vores gældende regler også netop er udtryk for dette regeringens udlændingepolitik

er baseret på et ønske om at udlændingepolitikken både skal være robust og retfærdig en robust udlændingepolitik

at afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge

har pligt til at udrejse en robust udlændingepolitik betyder også

eksempel familiesammenføring og permanent ophold så vi har kontrol med tilgangen af udlændinge til vores samfund det ligger helt fast og det har regeringen stort fokus på en retfærdig udlændingepolitik

at danmark overholder sine internationale forpligtelser

retfærdig udlændingepolitik betyder også at danmark ikke sender mennesker tilbage til forfølgelse og tortur regeringens holdning er derfor meget klar vi lægger stor vægt på at danmark lever op til sine internationale forpligtelser det gælder ikke mindst på menneskerettighedsområdet og vi lægger stor vægt på at danmark også skal være kendt som et land der arbejder for og har en positiv holdning til

af bemærkningerne til beslutningsforslaget at det er

opfattelse at der har udviklet sig en politisk debatkultur hvor

danmarks internationale forpligtelser udlægges som om man ikke ønsker at danmark skal deltage i

internationalt samarbejde endvidere

forslaget at forsøge at bygge mure omkring fædrelandet eller at melde danmark ud af det internationale samfund jeg er naturligvis enig i at danmark ikke skal bygge mure og isolere sig i forhold til resten af det internationale samfund men hvad er det så egentlig helt konkret forslagsstillerne

skal se på og hvad vil konsekvenserne være af det

at en kommission skal drøfte hvordan det sikres at danmark i sidste ende selv bestemmer hvordan dansk lovgivning skal se ud uden at internationale aftaler kan ændre på det det vil sige at forslagsstillerne

at folketinget skal kunne lovgive på en måde der strider mod internationale forpligtelser jeg synes ikke at det harmonerer med at at deltage i det internationale samarbejde forslagsstillerne

ønsker endvidere at en kommission

her skal undersøge hvordan danmark kan tage forbehold for dele af de internationale

og aftaler som danmark er en del af danmark skal altså meddele de andre lande som vi samarbejder med og som har samme forpligtelser som os at vi alligevel ikke vil være med

det er efter min opfattelse lige nøjagtig at bygge mure og tage afstand fra andre lande som vi samarbejder med og deler forpligtelser med

internationale samarbejde videre foreslås det at kommissionen skal vurdere nødvendigheden af at henvise til internationale konventioner og aftaler i dansk asyl og

henvisningerne i visse tilfælde kan risikere at gøre konventionerne unødigt forpligtende i stedet for blot at være vejledende for for eksempel domstolene jeg ved ikke hvilke konventioner forslagsstillerne helt specifikt tænker på forslaget mener vi må hvile på den fejlagtige antagelse at der i udlændingelovgivningen henvises til internationale konventioner der alene er vejledende

får en forpligtende karakter fordi der henvises hertil i lovgivningen

er det ikke det skyldes ganske enkelt at

konventioner altid er forpligtende så der er ingen konventioner

dansk ret og ikke lader international ret tilsidesætte dansk ret det skal

domstolene gøre hvor det er nødvendigt og rimeligt som det fremgår

beslutningsforslaget forslagsstillerne

ønsker også at domstolene skal kunne dømme i strid med internationale

jeg synes ikke det harmonerer med ønsket om at danmark skal deltage aktivt i

internationale samarbejde det er sådan at deltager man

så kan man ikke egenrådigt bestemme det gælder også i forbindelse med et internationalt samarbejde og det gælder for danmark som det også gælder for andre lande forpligtelserne er gensidige når menneskerettighedsdomstolen afsiger en dom gælder den selvfølgelig for alle landene der vil være tilfælde hvor det betyder at vi i danmark må tilpasse vores lovgivning eller praksis der vil også være tilfælde

vil være andre lande der skal ændre deres lovgivning eller praksis og hvor dansk ret er i overensstemmelse med dommen

efter regeringens opfattelse skal være i et retssamfund

det som forslagsstillerne konkret ønsker sig at at den foreslåede kommission skal se på

bliver i beslutningsforslaget fremstillet som et ønske om at danmark stiller sig i spidsen for en moderniseringsproces det lyder jo sådan set

tilforladeligt men formålet er reelt at folketinget og domstolene skal have mulighed for at fravige grundlæggende menneskerettigheder

her tale om noget af et vildspor at bevæge sig ind på kommissionens arbejde som foreslået foreslået her vil efter regeringens opfattelse betyde at vi vil bygge mure frem for at bygge bro

og det signal ønsker regeringen på ingen måde at sende til det internationale samfund vi ønsker fra regeringens side at danmark skal leve op til

internationale forpligtelser og vi ønsker at danmark skal indtage en positiv holdning til det fælles internationale samarbejde de lande som har tilsluttet sig flygtningekonventionen og

og naturligvis efterleve konventionerne i deres helhed det gælder alle

der indgår i samarbejdet og det gælder selvfølgelig også danmark det har regeringen sådan set ikke noget problem med regeringen ser ikke vores internationale samarbejde og vores internationale forpligtelser som begrænsende vi ønsker tværtimod at fremme respekten for menneskerettighederne derfor

tilgang til debatten om de internationale konventioner

bliver pålagt via en fn konvention at

op til kravene for statsborgerskab alligevel skal have det det må vel være et dilemma

udlændinge har begået kriminalitet i danmark grov kriminalitet i danmark men alligevel ikke er blevet udvist

er det rimeligt at reglerne er indrettet på den måde burde den kriminalitet som vedkommende

tilkendegivet og som jeg er meget tilfreds med at et bredt flertal

også regeringen mener at danmark skal leve op til

er noget dilemma i den sammenhæng betyder det så at

for at folk bare skal kunne lave alverdens former for kriminalitet nej men vi har skrevet under på en

vi har diskuteret det indtil nu

klart signaleret her fra talerstolen at der er opbakning til at vi selvfølgelig står vagt om også statsløsekonventionen

for at folk kan blive udvist af danmark hvis de

der er strammet kraftigt op på det og regeringen har ikke ændret et komma i forhold til effekten af hvem

at der faktisk er kriminelle udlændinge der får tildelt statsborgerskab og at der er udlændinge der af vores efterretningstjeneste

baggrund af en konvention altså hvis ikke det var fordi konventionen sagde at de skulle have det

stiller her i folketingssalen og dermed ville

overvældende flertal i folketinget formentlig stemme nej for jeg mener at jeg har hørt

fra næsten alle partier sige at hvis du begår kriminalitet skal

ikke være dansk statsborger men der har man så et andet synspunkt fordi

handler om en konvention og den konvention vægter man så tungere det synes jeg da er en diskussion værd og jeg kan

ikke forstå hvorfor justitsministeren ikke stille og roligt vil lade

mennesker der er udpeget af ministerens eget ministerium gennemgå konventionerne

vi får noget mere selvbestemmelse tilbage til folketinget

konventionerne er jo lavet af mennesker ligesom love er

er det vigtigt men vi skal jo fokusere på

regeringen læser beslutningsforslaget er en af hensigterne jo

at man vil kunne bringe folketinget i en situation

gøre det muligt for danske domstole at dømme i strid med med internationale konventioner som vi har tilsluttet os

sige at jeg synes er er en

ikke nogen bane som

give et eksempel på

på rettighedsområdet og på konventionsområdet

konventioner vi har tilsluttet os

det ikke kommer som en overraskelse for politikerne her i tinget at vi har

alt i alt vil jeg sige at det er underligt at man

international aftale op til revision det gør man i alle andre sammenhænge

under den tidligere sr regering nedsat det såkaldte inkorporeringsudvalg som kom med et mammutværk af en

regeringen har lige nu nedsat et udvalg som skal se på

internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet det gør vi jo fordi vi mener at danmark skal gå forrest men vi også fordi det er vigtigt

langballe også ganske udmærket vi kan så være

der er et stort flertal i folketinget som eksempelvis mener at

statsløsekonventionen er en konvention som danmark selvfølgelig skal efterleve jeg har fuld respekt for at dansk

er et endog meget stort flertal uden om dansk

synes at danmark skal vedstå sig sine forpligtelser i forhold til

der har lavet dem hvilke interesser er der indgået i dem det vi så

stiller et kritisk spørgsmål til konventionerne fordi vi synes at det jo kunne være en afmontering

vi så at sige ikke kan beslutte

tildele en

det er der ikke nogen som helst uenighed om vi har en efterretningstjeneste som

tager sig af personer som

kan man vist roligt sige lille og åbent land

er jo gensidige forpligtelser skal vi vedstå os de forpligtelser og dermed være med til at understøtte at at et stærkt internationalt samarbejde stadig væk kan udvikle sig det mener regeringen og det mener vi faktisk er er bedst for danmark

modstand mod det beslutningsforslag som dansk

konventionernes samspil med dansk udlændingepolitik i venstre deler vi i hvert fald et stykke ad vejen dansk folkepartis opfattelse af at vi har set en række internationale konventioner og internationale forpligtelser

en indflydelse på dansk udlændingepolitik der ikke ligefrem var tiltænkt da danmark i sin tid tilsluttede sig de pågældende aftaler med beslutningsforslaget foreslår dansk folkeparti at nedsætte en kommission der kritisk skal gennemgå de internationale konventioner der ligger som danmark har sagt ja til kommissionen skal ifølge forslaget afgive en betænkning med anbefalinger til hvilke muligheder danmark har for at tage forbehold over for de pågældende konventioner og aftaler og hvordan danmark kan arbejde for en modernisering af konventionerne i venstre synes vi som nævnt at dansk folkeparti har fat i en meget vigtig debat men vi kan ikke støtte selve beslutningsforslaget og det er der en række grunde til for det første

om behovet for en sådan kommission vi har svært ved at se hvordan en tværpolitisk kommission skal nå frem til det som dansk folkeparti ønsker med forslaget som dansk folkeparti selv nævner i forslaget

nogenlunde solidt overblik over danmarks internationale forpligtelser på udlændingeområdet

med forslaget her beder man en kommission om at komme med en række anbefalinger der i sin

og hvor vores synspunkter er at det er et politisk valg der skal træffes af politikere og ikke eksperter i en kommission for det andet

opfatter de internationale konventioner lidt som en

hvor man kan vælge til og fra i det omfang det nu passer en i beslutningsforslaget skriver man og det er et citat den overordnede hensigt med kommissionens arbejde er således at sikre at folketinget suverænt kan lovgive om blandt andet reglerne for udvisning asyl familiesammenføring indfødsret og så videre uden at blive tvunget

at man må sige at venstres opfattelse af danmarks internationale forpligtelser

har tiltrådt også når afgørelserne

går os imod hvis vi så er

ændre dem eller ultimativt simpelt hen udtræde af dem man kan ikke basere et internationalt retssamfund på at landene kun retter sig efter de afgørelser og regler som de

man kan derimod godt og her er venstre så enig med dansk folkeparti tage en kritisk debat om de enkelte konventioner herunder om danmark i visse tilfælde fortolker konventionerne anderledes end andre lande

vigtig debat men altså også en debat som vi mener hører hjemme her i folketingssalen

i en kommission og det er årsagen til at vi

lukker op for at man godt kan diskutere og også i sidste ende justere

en anden måde vi kunne for eksempel i udvalget

og fastholder dem som som venstre synes er udmærkede det kunne man jo

en beretning hvor vi kigger på det og tager de elementer ud

enige om en fælles tekst det

præcis i dag men vi vil meget gerne fra venstres side være med til at diskutere nogle af de her ting

er områder i nogle af de konventioner som vi har tiltrådt som ikke har haft den tilsigtede virkning eller som i hvert fald har bundet os på en anden måde end man egentlig havde forestillet sig da man tiltrådte

herre langballe nævnte før om at tiden

måske var en konvention tænkt på én måde men verden har ændret sig

skal politikken selvfølgelig også det er årsagen til at vi meget gerne vil diskutere konventionerne og at vi også gerne vil være med til også at påvirke internationalt og også i de ekstreme tilfælde jo udtræde af nogle af de konventioner hvis der måtte være nogle af dem vi

er så uenige i at det at det

tidspunkt skulle vi jo gerne gå fra at diskutere noget til så i hvert

en lille smule ved tingene og det er det beslutningsforslag er et forsøg på

at man vil lade være med at rette sig efter

statsløsekonventionen fordi man også fra venstres side mener

vi har diskuteret det spørgsmålet er nu om vi skal begynde at gøre

somalia som gør at danmark ikke

sende somaliere tilbage til somalia som afviste asylansøgere nogle af

om venstre ud over at diskutere også vil tage nogle initiativer der går skridtet videre så vi også begynder at forholde os til hvilke konkrete konventioner vi ønsker at ændre eller måske træde helt ud af

synes et af svaghedspunkterne er i det her beslutningsforslag

at netop dansk folkeparti har det element med

en armslængde fra folketinget der skal afgøre det jeg synes jo at politiske

debatter der er så væsentlige som blandt andet om man skal arbejde på at ændre en konvention eller måske endda helt udtræde

konventioner til debat her og så kan vi jo

at den slags debatter hører til i folketingssalen og ikke i noget der ligger

men ordføreren for venstre siger også indledningsvis i sin ordførertale at der er set en række eksempler på uhensigtsmæssigheder i forbindelse med internationale konventioner og siger i sit

at nogle konventioner har en utilsigtet virkning kan ordføreren konkretisere hvilke internationale konventioner der er tale om hvilke internationale konventioner tænker ordføreren på når hun siger at der er uhensigtsmæssigheder

konsekvenser de internationale konventioner har kan ordføreren

diskussionsstadiet folketinget

en snakkeklub hvor der ikke bliver taget initiativer men hvor man

sin enighed i kritikken hvorefter det så får lov til at

mener også med hensyn til statsløsekonventionen

sund fornuft at man

helt uden for nummer og det er helt uden for rimelighedens grænse

set godt man kan bruge sin sunde sunde fornuft

sige ja vi har en konvention der blev til i nitten en og tres

en ny virkelighed hvor man kan sige at udviklingen simpelt hen fra konventionen

udmærket og jeg ved også at herre christian langballe ikke er til snakkeklubber men

om hvordan danmark skal forholde sig til det her i folketingssalen og ikke i en

er så glad for at herre christian langballe godt kan følge mig i den

livtag med de her konventioner jeg synes alt for ofte at konventioner

et nærmest helligt præg som ingen anden lovgivning har de politikere der har været oppe at forsvare konventionerne siger at de

banket fast med syvtommersøm de er så at sige evige og

ukrænkelige det er da de samme politikere der taler om udviklingen og udviklingen og udviklingen og siger at nu skal vi have en lovgivning på et område

ordførerens holdning at man sagtens kan ændre

konventioner selvfølgelig i respekt for de aftaler

at aftalepartnerne selvfølgelig kan gå ind og ændre konventioner hvis de ikke

vi fra venstres side gerne tager en debat

diskutere danmarks forhold til konventionerne jeg vil sige at hvis der er et parti skulle være så vanvittigt at

lover jeg at vi kommer fra liberal alliance og diskuterer det er en dårlig

men kunne vi komme lidt nærmere hvorfor

når jeg nu siger at tingene skal diskuteres her i folketingssalen

er det jo netop fordi jeg mener at en politisk beslutning skal træffes i folketingssalen og ikke som udgangspunkt skal lægges ud i armslængde til en kommission så det må dog være

på enhver ændring foregår her i folketingssalen

eksempler på hvad vi kunne tænke os at diskutere det er for

metockdommen og statsløsekonventionen

helt konkrete ting som man kunne tage op og diskutere her i folketinget

der er nogle ting vi kunne blive enige om

vi mener også fra venstres side at når man har tiltrådt

efterleve den sådan er det nu engang med aftaler og sådan går

kom rendende med ti konventioner som de gerne ville snakke med venstre om så endte det med at venstre ville stemme nej til samtlige konventioner og til at træde ud og så videre

godt gå ind og prøve at undersøge nærmere

mere hellige end paven selv ligesom det tit gøres

at få undersøgt hvordan

forskellige konventioner som vi sagtens kunne

folketinget og ikke i en kommission men

set også er enig med mig i det nu og det glæder mig

vi har ratificeret og således også på udlændingeområdet lever op til vores internationale forpligtelser med det beslutningsforslag vi behandler her

forslagsstillerne fra dansk folkeparti at der nedsættes en kommission som kritisk skal gennemgå de internationale konventioner og aftaler som danmark er forpligtet til at følge kommissionen skal munde ud i en betænkning med anbefalinger til hvor danmark har mulighed for

forbehold af bemærkningerne til forslaget fremgår det

at dansk folkeparti finder det problematisk at danmark har

og særligt aftaler på udlændingeområdet det problematiske består ifølge forslagsstillerne i at konventioner

til den konkrete situation jeg vil i den forbindelse

det gælder eksempelvis

og børnekonventionen verdenserklæringen om menneskerettigheder

som millioner blev udsat for under anden verdenskrig

borgerlige politiske økonomiske sociale og kulturelle rettigheder de konventioner der udspringer af verdenserklæringen har været grundlag for forståelsen af at

ukrænkelige rettigheder og skal anerkendes som retssubjekt konventionerne har bidraget til at

og undertrykkelse af liv frihed og personlig sikkerhed

her er udgangspunktet erfaringerne fra anden verdenskrig

situation med millioner af flygtninge

yderst sårbare situationer grundlæggende ret til beskyttelse jeg skal i den forbindelse heller ikke undlade

nitten to og halvtreds vi tog dengang at sikre rettigheder til mennesker på flugt og det skal vi være stolte af og det skal vi fortsat gøre

til formål at sikre retssikkerheden for mennesker på tværs af landegrænser

mere og andet end bare ord

vælge fra sag til sag om man har lyst til at overholde konventionerne

dansk folkeparti udtrykker det

ønsker at tage del i de udfordringer og dilemmaer der naturligt opstår i et stadig

herunder spørgsmålet om flygtninge og statsløse

til et effektivt internationalt samarbejde og inden for rammerne af gensidigt forpligtende aftaler

ligesom regeringen er optaget af at danmark overholder sine internationale forpligtelser

og det står dermed i dyb kontrast til det beslutningsforslag som dansk folkeparti her har fremsat socialdemokraterne kan således ikke støtte

har tiderne jo ændret sig det er den første ting som fru trine bramsen overser

konventionerne spænder lige fra at man skal sørge for at folk har ret til en ordentlig rettergang hvis de lever i et af de lande som har skrevet under på

menneskerettighedskonventionen eller andre konventioner hvilket er fornuftigt

beslutningsforslag at vi vil fratage folk retten til en ordentlig rettergang hvorfor skulle vi dog foreslå det hvad skulle være ideen med det

som man i nogle tilfælde kan sige med rimelighed

kan sige er kommet til et land og har misbrugt landets gæstfrihed har været dybt kriminelle og derfor skal

problemet er jo at konventionerne så at sige dækker det hele

og ikke mindre globaliseret og

også behov for internationale fælles spilleregler

at de konventioner

står jeg uforstående over for hvorfor vi skal bruge en

et citat op fra en tale

de menneskerettighedslove vi lige nu lever under ville have at mennesker der har en åben hensigt om at skade dette land altså storbritannien skulle kunne bruge menneskeretslovene til at modarbejde at blive sendt hjem til deres oprindelseslande det er den britiske justitsminister der siger det her altså det er jo ikke bare hvem som helst det er en tilfældig landsbytosse som lige pludselig finder på at der er nogle alvorlige problemer i søndags sagde den britiske indenrigsminister at

brugt til at forhindre at dybt kriminelle mennesker bliver smidt ud af storbritannien

det samme der gør sig gældende i danmark så lad os da lytte

der også bliver sagt uden for danmarks grænser

at den her regering ser kritisk på særlig asylansøgere der kommer til danmark og begår kriminalitet men vi ønsker altså også at overholde de internationale konventioner vi har tiltrådt og det gør vi fordi

i et globaliseret samfund bliver nødt til at have nogle spilleregler for at sikre fred i verden og for at sikre at

mennesker behandles ordentligt

ikke meningen med det de konventioner der foreligger blandt andet statsløsekonventionen

engang alle de demokratiske lande der har tilsluttet sig det vil sige at hver eneste konvention har været genstand for overvejelser hvor man har

en konvention man vil tilslutte sig

det det drejer sig om er jo den konkrete konvention hvis vi tager statsløsekonventionen

danmarks forpligtelser til internationale konventioner

at den danske regering har en ambition om at sikre efterlevelse af danmarks internationale forpligtelser og det står altså i modsætningsforhold til det forslag som dansk folkeparti

fordi vi er forpligtet på statsløsekonventionen tildeler potentielle terrorister statsborgerskab mener ordføreren at det er rimeligt

som de fleste her i folketinget jo ikke anede eksisterede men som søren krarup så opdagede og gjorde opmærksom på men jeg spørger bare helt konkret

der overvåger konventionerne

det er en debat om hvorvidt danmark skal overholde vores internationale forpligtelser der sker en løbende overvågning af

de tiltrådte konventioner de registreres og de opdateres jeg jeg vil

de her optegnelser over overvågningen

konventioner som vi har tiltrådt i sin tid har nu

så langt så godt men jeg forstår ganske

spiller uheldigt ind i forhold

imod terrorister nej men det er sandelig en debat om hvordan konventionerne spiller ind på dansk lovgivning og nogle af de konsekvenser som nogle af konventionerne

dansk lovgivning så den her vurdering sker allerede i dag det der er spørgsmålet og som vi diskuterer i dag er om vi skal have en kommission

af de internationale ko nventioner

det er os her i folketinget der er politikere og dermed er det os her i folketinget der skal træffe afgørelsen og eventuelt arbejde på at få tingene ændret hvis vi er uenige vi er mange der

internationale forpligtelser som vi har tiltrådt men det her forslag er ukonkret

hvilke konventioner der skal gennemgås

det er radikale venstre glade for og det er vi stolte af disse internationale konventioner er historiske ja

om en måde at opføre sig på en måde som vi er enige om i fællesskab at finde civiliseret og rigtig disse konventioner betyder eksempelvis at danmark

det gælder sådan set også når vi taler om en umulig og kynisk kriminel for det er et sæt af internationale regler som alle er lige for også de mennesker som mange af os nok

naturligvis af den overbevisning at de fleste regeringer som danmark vil stifte bekendtskab med af sig selv vil synes at dødsstraf og tortur

forfulgte er forfulgte som

er på flugt men skulle det være tilfældet er det faktisk noget værd at vi har de internationale konventioner som danmark

fordi de efter vores mening er udtryk for at gøre det humane og danmark er og bliver et humant samfund men også fordi

sådan at man absolut ikke kan forvente

at såfremt konventioner skal gennemses og ændres må det være et fælles anliggende og må foregå i det fælles og internationalt forum som konventionerne er

de ændres i fællesskab med de lande som i første omgang har tiltrådt

som får et klart politisk mandat ud fra hvad der står her i beslutningsforslaget

komme med et bud på hvordan danmark kan rette henvendelse til de relevante internationale

som blandt andet forhindrer danmark i at udvise kriminelle udlændinge

folketinget står bag vi mener ikke at

en kommission til at sidde og diskutere dem men det er jo således at

påvirke arbejdet gennem diverse internationale organisationer

undre sig lidt over når

men men hvis det er det som herre jeppe mikkelsen rækker hånden frem til

vi meget gerne imod den fra dansk folkepartis side så er jeg i

der blev diskuteret i internationale fora var mere offentligt kendt i danmark for så kunne det godt være at dele af den danske vælgerbefolkning ville blive en anelse chokerede over hvilke vidtrækkende tiltag man tager for at

om så mange ændringer af konventionerne men jeg synes da

så må man jo arbejde ud fra den overbevisning man har

arbejdet rundtomkring i verden og i de internationale fora jeg jeg tvivler på at befolkningen ville finde

er mange af de demokratiske lande vi sammenligner os med som

en og tres den er blevet til som følge

frygtelige forbrydelser der foregik under anden verdenskrig

der egentlig er galt i at sige at

der kommer tillægsprotokoller til diverse konventioner som vi

som skal kigge på konventionerne

kunne blive enige om så mange ændringer

om en hals derfor regnede jeg sådan set heller ikke med at

sige bliver opdateret igennem internationale organisationer det

international er med til at få lavet

meget kompliceret spørgsmål mest af alt fordi

selve tilblivelsesprocessen i forhold til konventionen er så speget som den er og meget svær

meget svært at sige hvad det egentlig er vi diskuterer

og utrolig mange fortolkninger jeg vil bare håbe på at at det radikale venstre kunne komme ud over sin

konventionsfundamentalisme og så deltage i den diskussion og

konkret spørgsmål i herre christian langballes

i arbejdet som parlamentarikere

ting der er konventioner på handicapområdet der er konventioner som beskytter folk mod diskrimination

beskytter flygtninge der er konventioner som

beskytter børns rettigheder med andre ord er der rigtig mange gode internationale spilleregler og dem har vi behov for for at beskytte folk bedre

er et demokratisk sundhedstegn at et land og dets befolkning er opmærksomme på til hvem og i hvilket omfang man afgiver suverænitet når man tiltræder internationale konventioner men jeg tror ikke det rokker ved at vi har brug for dem som en slags internationale spilleregler vi ser derfor i sf ikke nogen grund til at vi laver en kritisk gennemgang af de internationale konventioner

tilfredse med aftalerne og vi synes også

vil konsekvenserne af det her forslag være skal vi

betragte konventioner som et tag selv bord skal vi have flere forbehold skal vi helt melde os ud eller træde ud af konventionerne ja det

jo i yderste konsekvens være

det der sker hvis man accepterer præmisserne for det her forslag og det er ikke noget som vi i sf overhovedet vil støtte op om ja det kan være rigtig rigtig træls når vi har en person som er udvist for kriminalitet

lade sig gøre alligevel men jeg må også bare sige at nogle af de lande som har forsøgt at indgå diplomatiske forsikringer er kommet gruelig galt af sted vi har en forpligtigelse til at beskytte folk mod tortur og det giver ingen mening at vi retter henvendelse til nogle lande og spørger

vi med sikkerhed ved at de ikke overholder

selvfølgelig er det træls at vi ender i en situation hvor de her mennesker kommer på tålt ophold i danmark men her er det jo så at konventionerne træder ind i regeringen er

optaget af at gøre mere på det menneskeretlige område og derfor har vi også fået nedsat et udvalg

skal undersøge om der faktisk er behov for at tiltræde flere konventioner

om der er behov for at inkorporere flere

i dansk lovgivning i to tusind og et var der jo netop et udvalg som faktisk anbefalede noget på det her område

af at vi opfører os ordentligt internationalt jeg tror også det er noget man bliver nødt til hvis man også vil have anerkendt at ens egne statsborgere rundtomkring i verden skal behandles ordentligt hvis vi er utilfredse

må konsekvensen jo være at vi internationalt og i fællesskab samarbejder om at ændre de ting der kan være men som landet ligger nu

det her beslutningsforslag er at man skal udvise folk til tortur og dødsstraf så bliver

i beslutningsforslaget altså det som man skal stemme om på et tidspunkt hvis det kommer til afstemning og jeg citerer fra beslutningsforslaget

med dette beslutningsforslag at danmark i højere grad skal udvise folk

og dødsstraf men det er dog forslagsstillernes holdning at vi danmark har ret til at sende et klart signal til kriminelle udlændinge om at vi ikke ønsker deres tilstedeværelse i danmark en henvisning til en kriminel persons ret til familieliv og vedkommendes ringe tilknytning til sit hjemland bør ikke være nok til at vedkommende kan få lov til at blive i danmark det er det vi skriver i beslutningsforslaget som noget man kunne arbejde hen imod så derfor passer det som

skal være nogen rettigheder internationale rettigheder internationale spilleregler det passer jo simpelt

klamamse har man skrevet ind i sit beslutningsforslag også fordi

gerne vil træde tilbage på nogle af de konventioner

vi risikerer at komme til at stå i nogle situationer

på nuværende tidspunkt vi har ikke i sf intentioner om at ændre noget på det her område dansk folkeparti kan have en anden mening og en anden tilgang og det er fuldt ud lovligt nu får vi debatten her i dag

noterer selvfølgelig at socialistisk folkeparti mener at alle konventionerne på udlændinge og statsretsområdet

de kører lige efter bogen det er jo meget mærkeligt at konventioner som blev lavet af mennesker for mange år siden stadig væk i dag kører helt efter bogen

for at kigge på noget alt er bare i orden

til nogle regler som trods alt er lavet af helt almindelige dødelige mennesker

ikke bibelen vi taler om her eller koranen eller andre hellige bøger

selvfølgelig også en gang imellem er behov for at man lige går tingene igennem

som ordføreren siger at konventionerne beskytter mennesker

hvorvidt den beskyttelse man for eksempel giver til mennesker som har

kriminalitet er for stor måske skulle

folkeparti har den holdning at den debat vil man bare ikke tage man vil godt snakke lidt om det men man vil aldrig nogen sinde ændre ved det det er da en underlig holdning at have som politiker

for justeringer og der kommer jo også tillægsprotokoller

undervejs jeg mener bare at man internationalt må arbejde for at lave de ændringer man vil

noget vi skal nedsætte en kommission for her i danmark hvis der er enighed om at ændre noget jeg er ikke sikker på at vi bliver enige med dansk folkeparti om de samme

hvis sf skulle pege på noget skulle det være noget der højner beskyttelsen jeg er enig i at man skal se på tingene fra

er faktisk glad for at den her regering har taget rigtig mange initiativer på området nu får vi for første gang en offerfond

som betyder at vi får styrket hjælp rådgivning og vejledning til ofrene

med den gamle regering i forhold til offerinitiativer

to ting følges ad vi har en konsekvent politik vi udviser når det er nødvendigt

men vi taler jo meget specifikt om nogle bestemte konventioner

man laver noget om selvfølgelig oplyser den man har lavet aftalen med om

tager et initiativ til at efterse de her konventioner jeg mener ikke at konventionerne er tidløse konventionerne er fuldstændig tidsbetinget de er blevet til i en bestemt historisk kontekst ligesom alle mulige andre skrifter og ting

til i en helt bestemt kontekst med de helt specifikke problemer man havde på det tidspunkt så konventionerne er

skaber så stor furore eller hvorfor man ikke bare vil være med til simpelt hen at sige at

skabe internationale spilleregler og det mener

talt at vi alle sammen bør være optaget af jeg respekterer at man ikke er det fra dansk folkepartis side

for koran eller bibel der er dumpet ned fra himlen hvor man så lægger sig på knæ og

det tidsbetinget nu har vi haft det

hen synes er grotesk og hvor jeg egentlig forestiller mig

da godt nok mærkeligt at folketinget under henvisning til nogle konventioner tildeler

men vi har nu engang tiltrådt en konvention hvor vi forpligter os på at begrænse statsløshed og så er vi altså også nødt til at efterleve den også når det bliver svært så må vi jo have andre tiltag i gang i forhold til de mennesker så må vi sætte dem i fængsel for deres kriminalitet det håber jeg søreme også at de bliver vi må

overvåge dem hvis der er bestyrket mistanke om at de kan finde på at begå noget kriminelt

at de begår noget som ikke er i orden men vi er bare nødt til at sige at vi respekterer konventionerne også når det bliver svært også når afgørelserne går os imod vi skal huske på hvorfor de blev lavet det blev de for

diskutere om der er nogle ting der kunne ændres i nogle af konventionerne

er en underlig passiv holdning at have som politiker at man ser noget som man ikke synes er ideelt eller som man måske ligefrem synes er forkert men man vil ikke

det forstår jeg ganske enkelt

det kan man ikke umiddelbart gøre noget ved

venstre var i regering det er akkurat de samme synspunkter

gør sig gældende nu vi respekterer de internationale konventioner venstre respekterede de internationale konventioner og det håber jeg da at venstre står ved og jeg synes faktisk også at det var det jeg hørte venstres ordfører sige heroppe fra talerstolen for lidt siden

det går vi ind for i venstre og det er årsagen til

om der er nogle ting vi vil have ændret og så forsøge at få dem ændret i yderste konsekvens må man jo så udtræde af de konventioner som man

vi er fuldstændig argumentresistente

er helt argumentresistent i regeringen

hele humlen ved konventionerne at de beskytter mennesker

regeringsperiode og hvor langt er man kommet

jeg synes det virker som om dansk folkeparti tror

har tvunget danmark til at tilslutte sig menneskerettighederne og internationale konventioner sådan forholder det sig som bekendt ikke

det er altså sådan at når danmark for eksempel har tilsluttet sig den europæiske menneskerettighedskonvention eller flygtningekonventionen så skyldes det at et flertal i folketinget har ønsket at tilslutte sig den europæiske menneskerettighedskonvention

godt at dansk folkeparti tit synes at menneskerettighederne er irriterende og jeg ved godt at de tit synes at de der internationale konventioner

i vejen så står det jo dansk folkeparti fuldstændig frit for

forslag i folketinget om at danmark annullerer tilslutningen til de konventioner

nu skal man sikre at det er i danmark at vi bestemmer den politik der føres

ganske frivilligt at danmark har tilsluttet sig de her konventioner og tilsluttet sig menneskerettighederne hvis man ønsker at

afskaffet militæret og politiet det vil sige at

ligesom den kan løbe fra en aftale det

så at sige er i overensstemmelse med sund fornuft og med den virkelighed vi lever i at vi har en statsløsekonvention

ikke på tide at få lavet det om så det svarer til

et beslutningsforslag i folketinget hvis der er en konvention

droppe tilslutningen til og så vidt jeg husker har dansk folkeparti faktisk

forslag om at danmark skulle udtræde af statsløsekonventionen

så vidt jeg husker stemte ikke engang venstre for dansk folkepartis beslutningsforslag

man kan være uenig i en konvention og så må man gerne stille forslag om

fra en konvention men der er svaret

de her konventioner er sådan nogle evige

som eksisterer oppe i en eller anden form for himmel

kan røre ved dem man kan overhovedet ikke diskutere om det ikke var på tide at få dem lavet om

den debat vi rejser her selvfølgelig ud fra

at vi mener

at en konvention er forkert eller at modstander af menneskerettighederne vi

men vi behøver altså ikke en kommission for at gennemskue

på er at hvis dansk folkeparti er uenig i menneskerettighederne

dette forslag pålægger folketinget regeringen at nedsætte en kommission der kritisk skal gennemgå de internationale konventioner og aftaler som danmark er forpligtet til at følge men som i mange tilfælde begrænser danmarks mulighed for at føre en selvstændig politik på udlændinge og statsborgerretsområdet vi noterer os at forslagsstillerne lægger op til at kommissionen skal afgive en betænkning der indeholder anbefalinger til hvilke muligheder danmark har for at tage forbehold over for visse konventioner og aftaler og hvordan danmark kan arbejde for en modernisering af konventionerne forslaget ligger i god forlængelse af liberal alliances ønske om en gennemgang af konventionerne vi mener at det er vigtigt at

et bedre overblik over præcis hvilket albuerum

har at råde inden for om andre vestlige lande praktiserer reglerne på samme måde som os og hvordan vi bedst bærer os ad med at ændre reglerne der hvor de sætter de mest snærende grænser for en rimelig udlændingepolitik vi er selvfølgelig tilhængere af at danmark respekterer og overholder

internationale forpligtelser men traktater er ikke hugget i granit og hvis det for eksempel vurderes at de forhindrer at vi kan udvise kriminelle udlændinge må vi selvfølgelig vide om andre vestlige lande når til samme konklusion samt om vi kan ændre indholdet så det bliver mere hensigtsmæssigt liberal alliance støtter naturligvis

at vi har internationale konventioner vi lever i en

verden vi har en bred sameksistens og derfor er det hensigtsmæssigt og smart at vi har forskellige konventioner

i forhold til det flertal der er i folketinget

stiller det spørgsmål vi har jo selv rejst et konkret forslag

gå ind og ændre den og derfor stillede vi et konkret forslag

på at få den ændret så den passer

det er ikke rimeligt at vi med den konvention pålægger os selv at vi skal give dansk statsborgerskab til nogen som er mistænkt for at ville begå terrorisme

i folketingssalen og tog en politisk debat

vi vil gerne ændre og justere den det mener vi er måden at gøre det på og det burde

i stedet for at lave en kommission som uden for folketingssalen skal sidde og diskutere om man nu synes en konvention er god nok eller ej og så komme med en indstilling til folketinget så er det mere hensigtsmæssigt at forslagsstillerne

nedsætte en kommission til at gøre det for os der kunne givetvis være andre

konventioner efter i sømmene

at vi tager problemerne efterhånden som vi støder ind i dem og opdager at hov der er en konvention vi ikke har det godt med så lad os tage en diskussion af om den skal ændres justeres om vi skal tage forbehold eller måske oven i købet træde helt ud af

og det kan meget vel være at man kommer dertil

er hensigtsmæssigt men det kunne være det resultat af en sådan drøftelse man kunne nå frem til så vi afviser beslutningsforslaget

ikke fordi vi synes at alle konventioner er supergode og at vi ikke mener at der er noget der kan ændres

fremgangsmåde som beslutningsforslaget lægger op til ikke

den rigtige måde at gøre det på vi skal ikke lægge de her debatter uden for folketingssalen nej vi skal have dem inde i folketingssalen

konvention efterhånden som vi konstaterer at der er problemer med dem så er vi med på en debat og en diskussion

herre tom behnke og de konservative i

kan tage de dele ud af forslaget som man synes er problematiske af forskellige årsager og så se om

element ud af forslaget der handler om at nedsætte en kommission

at kommissionen skal se på at gennemgå de internationale konventioner

det man bør gøre som parlament

tage fat i de konkrete konventioner og så tage debatten der

at lave en beretning for at nå dertil det står enhver frit for at gøre det har vi gjort fra konservativ side jeg ved også at

til det her beslutningsforslag har været med på den tankegang tidligere så det kan man også gøre i morgen og fremover uden at vi behøver

til statsløsekonventionen men problemet er jo tit at når vi så

det er problematisk at der er dele af

der gør det vanskeligt at udvise kriminelle udlændinge fordi de for eksempel har etableret familieliv i danmark det kunne være et pejlemærke man skrev

det er uhensigtsmæssigt at menneskerettighedsdomstolen faktisk kan gå ind og

i danmark det kunne være at vi ønskede at give dem

dem tilbage til hjemlandet når der var kommet ro

så gå videre i udvalget og det ville så kunne gøre at vi også fremadrettet kunne rejse debatten og henvise til en beretning hvor forhåbentlig mange partier

en beretning der går i den retning det kommer ikke til at ske

tidssvarende er der konventioner der bør ændres eller justeres

alvor bag ordene og ikke bare stå og tale om tingene men rent faktisk gøre noget ved dem men det kan vi jo gøre uanset om vi

laves en beretning som går nogenlunde på det som jeg har sagt i min ordførertale så er vi selvfølgelig med på det ingen problemer i det men jeg tror bare ikke at det ændrer noget for vi har jo tidligere set at når vi så tager konkrete forslag ned i folketingssalen så er det de samme partier der står sammen om

de samme partier der afviser at gøre noget som helst

ordlyden men så faktisk også

utrolig mange fortolkninger

konventionerne fordi man mente at det var i strid

med med menneskerettighederne

der blev strammet og der skete jo faktisk ikke noget

med hensyn til konventionerne er så stort et område

dér ville være godt at få

der kiggede disse konventioner efter i sømmene de pågældende konventioner som vi har talt om

så kom med en form for bud på hvad for nogle ting

sådan at konventionerne også blev gjort

med på er det som beslutningsforslaget lægger op til nemlig

det uanset om der nu kommer til at sidde politikere eller hvem der nu kommer til

vi som parlament har tiltrådt og om vi nu stadig væk synes det er en god idé at tiltræde dem det er forkert at lægge det væk fra folketingssalen det er forkert at lægge det væk fra politikerne det er vores opgave som folketingsmedlemmer som den lovgivende magt

påse at den lovgivning man har her i landet

til stadighed er i orden at vi stadig væk mener det der står

holder jo ikke det er vores opgave som folketingsmedlemmer at

konventionsområdet mener jeg slet ikke er blevet belyst i en

at vi faktisk får et overblik over

med et demokratisk mandat kommer de ændringer med et demokratisk mandat

som er vant til at læse nogle tekster det er selve juraen i det det er selve det folkeretlige i det det er selve det demokratiske i hele den her proces jeg mener at vi sagtens kan få kigget

der har forhandlet det på plads og hvilket mandat har man haft til at gøre det men det kan man jo passende spørge om når nu

man har ændret konventioner hvem har forhandlet på danmarks vegne hvilket mandat har man det er formentlig en regering der sørger for

er et flertal imod regeringen når man drager af sted og tager de her diskussioner det vil jeg tro men det kan vi jo spørge om og så kan vi få det svar men det behøver vi nedsætte en kommission for at finde ud af det er mere det at man nu skal lave et nyt apparat en ny instans et nyt embede uden for folketingssalen der skal til at sidde og lave vores arbejde

med på at se konventionerne efter i sømmene men det må være vores opgave som lovgivere at gøre det konvention

konvention når vi støder ind i problemerne

folketinget og forskellige regeringer nedsætter forskellige

en skattekommission bliver nedsat med det formål at

sundhedsområdet og så kommer man forslag nogle input til politikerne

ikke nedsætte en kommission der skal gennemgå

hvor der er behov for at ændre i tingene det synes jeg er tankevækkende og det synes jeg er

helt almindelige dødelige mennesker som alle andre og det kan være utrolig utrolig vanskeligt at overskue samtlige konventioner

ikke at sige umuligt at overskue konsekvenserne af de

måske ikke et eneste medlem af folketinget der har det fulde overblik over de konventioner som danmark er tilsluttet på udlændinge og statsborgerretsområdet den påstand vil jeg faktisk

alene derfor giver det god mening at nedsætte en kommission som kan gøre os alle sammen lidt klogere og det er sådan set

hvorfor så valgt den her fremgangsmetode

i folketinget med den begrundelse at vi skal stå vagt om vores internationale forpligtelser det ved vi jo godt og derfor er det

en måde hvorpå vi siger ja vi står vagt om vores internationale forpligtelser men vi får også nogle folk som blandt andet skulle være udpeget af de politiske partier og dermed ville der også være rum til en politisk debat i en sådan kommission til at gennemgå dem

nogle bud på hvordan man kan sørge for at danmark så at sige får noget selvbestemmelse tilbage for eksempel i forhold til at udvise kriminelle udlændinge af danmark i forhold til hvem man ønsker at give dansk indfødsret i danmark i forhold til hvem man ønsker skal have asyl i danmark og i forhold til hvordan vores domstole skal dømme ud fra de

som danmark har skrevet under på det er der ikke ét folketingsmedlem der har det fulde overblik over det kan man lige så godt være ærlig at sige og derfor vil det

jeg noterede mig at justitsministeren er bekymret for at forslaget vil give folketinget mulighed for at bryde

som skal komme med en betænkning et oplæg til folketinget om hvordan man kan komme videre herfra konservative

og venstre forstår jeg jo kan følge behovet for debatten et stykke ad vejen men vil altså ikke oprette en kommission men jeg noterede mig også at der var en åbning for at man gerne ville diskutere det politiske indhold i udvalget

kan gøre at vi bevæger os lidt fremad på det her område

det handler vel om fred i verden og så videre jeg synes det er en argumentation

så meget mening fordi konventionerne handler om mange forskellige ting

det handler også om at man giver rettigheder til folk der har begået grov kriminalitet

så at sige dækker det hele og spørgsmålet er så om

også andre der nævnte

igen den her måde hvorpå man forsøger at

man vil gøre alle mulige forfærdelige ting ved mennesker som har overtrådt dansk lovgivning

forholder det sig altså ikke i vores beslutningsforslag nævner vi bla at

kunne blive beskyldt for at vi bare vil bryde med alle internationale spilleregler

der er god fornuft i at der er internationale spilleregler på en række område selvfølgelig er der det

kunne sikre at man stille og roligt arbejder sig hen imod et mål

der havde forståelse for at vi i danmark havde igangsat et sådant arbejde og der er jo andre lande for den britiske justitsminister har jo sagt at der er et behov for at kigge på menneskerettighedslovene den britiske indenrigsminister

i radioavisen på p fire klokken tolv at hun mente at for eksempel menneskerettighedskonventionen altså dele af

ikke den hele i for høj grad beskyttede kriminelle i stedet for at beskytte ofrene det er da utrolig interessant at to ministre

den britiske regering kommer med sådan nogle udtalelser og jeg synes da at vi

hvis man i storbritannien ønsker at diskutere de her ting så kan vi jo

men vi har så sandelig også en forpligtelse over for det danske folk vi har en forpligtelse over for ofrene og jeg synes det er trættende og dybt frustrerende når domstole står over for at skulle udvise en udlænding der gentagne gange

måske narkokriminalitet men ikke udviser vedkommende

tænkt på inden du gik i gang med at overtræde dansk lovgivning

kan sige det og det synes jeg er ærgerligt og det synes jeg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

har stillet forslag om at indføre et skattemæssigt fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning til højhastighedsforbindelse forslaget skal give private borgere mulighed for at fratrække udgifterne til nedgravning af kabler

selv om den bagvedliggende tanke om at udbredt hurtig bredbåndsdækning til alle danskere er fornuftig og også i tråd med regeringens politik regeringen ønsker en god digital infrastruktur som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele danmark borgere og virksomheder forventer i dag at der er adgang til tidssvarende bredbåndshastigheder der for eksempel kan benyttes til e handel digitale tjenester og offentlige digitale selvbetjeningsløsninger regeringen arbejder derfor efter en målsætning om at alle husstande og virksomheder i danmark skal have adgang til bredbånd med

og tyve det er væsentlig mere ambitiøst end målsætningen i eu selv om den danske regering har sat sig meget ambitiøse mål viser den seneste bredbåndskortlægning fra to tusind og tolv at danmark allerede er nået langt i forhold til at opfylde

sin målsætning for to tusind og tyve tallene for to tusind og tolv viser således at tilgængeligheden af bredbåndsforbindelser med hundrede

steget betydeligt fra to tusind og elleve

to tusind og tolv nemlig fra otte og tredive procent til fem

af alle danske husstande og virksomheder så vi er godt på vej mod at nå vores mål

og tyve allerede på nuværende tidspunkt det betyder selvfølgelig ikke at vi nu bare kan læne os tilbage og tro at resten går af sig selv vi skal selvfølgelig fortsat følge udviklingen og tage de skridt der er nødvendige for at sikre en veludviklet digital infrastruktur i danmark det er nemlig et vigtigt fundament for fremtidig innovation vækst og beskæftigelse men det betyder ikke nødvendigvis at regeringen vil støtte alle de forslag der stilles på dette område herunder det beslutningsforslag vi drøfter i dag

flere grunde til regeringen må konstatere at dansk folkeparti ikke kan anvise egentlig finansiering det angives ganske vist at finansieringen skal tages af de indtægter som staten fik i sommeren to tusind og tolv i forbindelse med en auktion over frekvenser i otte hundrede

til mobilt bredbånd imidlertid er de penge som staten har fået ind fra den nævnte auktion ikke særskilt øremærket til teleområdet indtægterne fra auktionen indgår til finansiering af de offentlige udgifter generelt dermed skal forslaget reelt finansieres af besparelser på de offentlige udgifter regeringen kan allerede på

den foreslåede finansiering af fradragsordningen som nævnt har regeringen forståelse for hensigten som dansk folkeparti har med beslutningsforslaget udviklingen af den digitale infrastruktur er vigtig fordi den er med til at skabe innovation vækst og nye job området har også høj prioritet for regeringen vi følger området nøje og vurderer løbende hvordan vi sikrer den fortsatte udvikling og udbygning af den digitale infrastruktur bedst muligt en midlertidig skattemæssig fradragsordning er efter regeringens opfattelse ikke den rette vej at gå den fremtidige udvikling på dette område skal ikke styres via skattelovgivningen regeringen har andre planer i den sammenhæng kan jeg fortælle at regeringen om kort tid vil lancere et udspil der skal bidrage til bedre mobildækning og bredbåndsforbindelser i hele landet udspillet er pt under

udarbejdelse i vækst og erhvervsministeriet som området hører under sammenfattende er regeringens opfattelse at den fremtidige udvikling på dette område ikke skal styres via en midlertidig fradragsordning i skattelovgivningen

erhvervsministeriet om at pengene man fik ind ved otte hundrede

det jeg vil spørge om er egentlig om ministeren ikke er enig i at når man ser på den her bredbåndskortlægning

år viser at der ikke er en dækning

samme områder som sakker bagud så kommer der jo en

ministeren ikke enig i at det er en uheldig udvikling det er netop det som vi i

på at lave en understøttelse

udgifter i det her land

der ligger en risiko for at der er områder i danmark der ikke får den bredbåndsdækning som andre har og at det det selvsagt

er vi helt helt opmærksomme på og det er også derfor at man i erhvervs og vækstministeriet arbejder med den her problemstilling

fra regeringen på det her punkt før vi begynder at lave nogle

i to tusind og ti at der kom s og sf med udspillet aktiv hjælp til yderområderne og deri var der et punkt der hed højhastighed for alle

citere hvad der stod i det hvis det viser sig at markedet ikke kan sikre hurtige bredbåndsforbindelser til hele landet er s og sf klar til at tage de nødvendige initiativer til at sikre en landsdækkende forsyning der afsættes årligt

samme

sf ministeren er jo fra sf ikke kan støtte den her ordning når man selv har foreslået

føje tid komme et udspil på det her område så jeg vil

mener vi at det her problem er

også får den nødvendige dækning på tele og

beslutningsforslag at der indføres et fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning til højhastighedsforbindelser jeg må starte med at sige at forslagets formål om at sikre en bedre dækning af

er vi grundlæggende enige i det er et problem vi skal håndtere så der er

vi deler det skal der ikke være tvivl om lad mig tage lidt

er væsentligt det var vk regeringen der for godt to år siden kom med en målsætning om at alle danskere i to tusind og tyve skal have adgang til hundrede

den forbindelse skal man lige huske hvad der var sket forud der var nedsat en

som som skulle finde ud af hvordan vi kunne fremme danmark som et førende it og netværkssamfund

de kom med en række anbefalinger til folketinget og regeringen blandt andet om hvordan vi sikrer en bedre bredbåndsudrulning i danmark de kom blandt andet også med en målsætning om

landdistrikterne i to tusind og tyve det kunne vi bestemt ikke tilslutte os fra venstres side og derfor var målsætningen som vk regeringen kom med også en ensartet målsætning for hele landet

på hundrede megabit til alle danskere i

er da glad for at regeringen har tilsluttet sig

vi skal sikre at danskerne oplever som værende virkelighed i to tusind og tyve så alle uanset hvor

befinder sig kan få adgang til hurtigt bredbånd med alle de fordele det indebærer hvis vi kigger på det internationalt ser

lidt afhængigt af hvilke undersøgelser vi ser på ganske højt i forhold til udrulning af bredbånd men det er jo selvfølgelig en ringe trøst

derfor var det også den tidligere

dækningen ikke var god nok blev de teleselskaber

pålagt at sikre en dækning i to hundrede og syv postnumre hvor adgangen til bredbånd ikke var god nok

møder vi i forskellige sammenhænge en række barrierer

kan hilse at sige at vi fra venstre er i arbejdstøjet der er

barrierer og forslag som skal være uforsøgte det gælder

opsætning af master og de priser som det offentlige opkræver for leje af

master og sendeudstyr sagsbehandlingstider regler for samgravning og mange andre ting

skorte på handling for at få fjernet de barrierer vi mødes med for at sikre en bedre

udrulning af bredbånd i danmark

nødvendigt i et moderne samfund hvor alle skal have adgang til informationssamfundets muligheder

internettet og bredbåndsforbindelserne til at sikre et danmark

venstre har her i folketingssalen tidligere stillet forslag om at genindføre boligjobordningen det mener vi vil skabe arbejdspladser og give familierne en hjælpende hånd i hverdagen ved lettere at kunne købe sig til hjælp i

det vil såmænd også mindske omfanget af sort arbejde desværre har regeringen afvist at genindføre boligjobordningen nu må vi se frem til at regeringen kommer med en jobskabelsespakke konkurrenceevnepakke eller hvad nu armlægningen mellem regeringspartierne giver af navn til den kommende pakke

den forbindelse må jeg bare slå fast at vi fra venstres side mener

vil vi fra venstres side fordomsfrit se på om de opgaver der udløste fradrag i den nu desværre nedlagte boligjobordning også kunne udvides til at omfatte etablering af bredbåndsforbindelser det vil vi gerne se fordomsfrit på så intentionerne er vi fælles om men vi ser hellere en anden model

genindfører boligjobordningen men den konkrete model fra dansk folkeparti kan vi derfor desværre ikke

skulle blive aktuelt igen det jeg gerne vil spørge ind til er

vi kan jo se på bredbåndskortlægningen at det er de samme områder i danmark der hele tiden kommer til at sakke bagud og hvor der ikke bliver en bedre bredbåndsdækning

danskere i to tusind og tyve hvilke initiativer mener venstre så der skal

for jeg går ikke ud fra at man regner med at målsætningen

initiativer der kan tages for at fremme udbygningen af bredbånd i danmark

skorte på velvilje for at fjerne barrierer

at give mulighed for at

det har vi gjort tidligere og det medvirker vi meget gerne

halvtreds postnumre der er i landet så venstre må da kunne komme på nogle andre tiltag end en enkelt auktion der giver ti

antallet af danskere der har adgang til en hundrede

i gang og vi er helt med på at der kan være

der er forskellige initiativer som vi har taget og som vi gerne vil være med til at se på fremadrettet jeg tror også det er vigtigt at på et område hvor vi taler om virkelig store beløb der skal investeres

at investere man skal vide at de vilkår der gælder

kan man regne med og det er jo også i den forbindelse man skal se

venstre i går lancerede forslaget om et byrdestop således at dem der skal investere i danmark

at vi ikke herinde den ene dag laver lempelser for at regeringen og enhedslisten så den næste dag kan lave stramninger i forhold til erhvervslivet det vil hæmme investeringer og det der er brug for for at løse det her problem er flere investeringer derfor er det afgørende at vi skaber attraktive vilkår for virksomheder

udvikler vores digitale infrastruktur alt for mange danskere og danske virksomheder har i

om arbejdspladser det gælder for de store internationale virksomheders hovedkontorer i københavn og i aarhus og det gælder i

i danmarks tyndtbefolkede områder

meget ofte kontaktet af borgere og virksomheder der oplever dårlig digital infrastruktur som et stort problem i hverdagen en af de virksomheder ligger omkring ved mols og er førende

det rigtig god mening at virksomheden ikke ligger midt inde i en storby men selv i arbejdet med miljøløsninger

er adgang til stabilt og hurtigt internet ellers er det ganske enkelt ikke muligt at sende store datamængder til kunder og til samarbejdspartnere men en ordentlig internetforbindelse kan firmaet kigge meget langt efter og det truer dets eksistens

skaffe hurtigere internet til danskerne

hurtigt internet til danmarks tyndtbefolkede områder de seneste ti år hvor vko sad på magten det kunne have set anderledes ud i dag hvis iveren for at skabe bedre internet havde været den samme som den er nu

kan få en hurtig internetforbindelse det gælder meget store områder på

rangliste over adgangen til fiberforbindelser og ja havde den tidligere regering været helhjertet i indsatsen for at sikre alle danskere hurtigt internet stod vi ikke

dansk internet alle virksomheder og husstande skal have adgang til bredbåndshastigheder på hundrede

tyve men en ting er jo målet en anden ting er hvordan vi når målet og om vi er villige til at tage de rette midler i brug hurtigt internet

til danskerne kommer i hvert fald ikke af sig selv det er helt sikkert hvis det gjorde ville de titusindvis af danske familier og virksomheder

oplever dårlig dækning

ønsker at sælge internet til danskerne

man med til at løfte en samfundsopgave og det forpligter

vi socialdemokrater sidder ikke på hænderne mens

kræver det langsigtede politiske visioner her har vi politikere et ansvar for at sikre ordentlige rammevilkår for udbud af internet men det er centralt at udbyderne viser samfundsansvar og bidrager til at sikre og udvikle god digital infrastruktur i

forslag om en en årig fradragsordning tilstrækkeligt

i skattelovgivningen mener vi ikke er det rette redskab til at fremme internetudbydernes samfundsansvar og til at sikre stabil internetdækning i hele danmark man kunne fristes til at sige tværtimod

øvrige offentlige udgifter

at etablere en midlertidig fradragsordning der skal løse en udfordring som internetudbyderne egentlig burde påtage sig ansvaret for og

samfundsansvar

ønske om at sikre ordentligt internet til danskerne i hele danmark

ikke ordentlig internetforbindelse i dag men en ufinansieret

ser vi ikke som den lige vej til at indfri det mål

på bekostning af kernevelfærd

er i som er tilbage fra nitten ni og halvfems helt

set mest forældede forlig i folketinget

giver dansk folkeparti skylden for det teleforlig når de eneste partier der ikke er med i det er dansk folkeparti liberal alliance og enhedslisten så det

ordførerens eget parti der er ansvarlig for den telepolitik som har slået fejl og som har skabt de her

mangler er at man selv har nogle visioner man siger at vi skal tænke langsigtet at skal tænke visionært

forskellige ordførere til at bakke op om

et eneste forslag i sin ordførertale så

fra socialdemokratiet til at sørge for at vi undgår de her a og b hold når det kommer til it

jeg vil henlede opmærksomheden på det som skatteministeren sagde i sin indledende tale

bredbåndsstrategi der skal sikre ordentlig internetforbindelse

ikke var velkommen i teleforliget men vi vil meget gerne takke ja til det hvis vi

bekræfte fra talerstolen nu at vi får mulighed for

ikke fået lov til siden nitten ni og halvfems men vi vil meget gerne

ansvar for telepolitikken i danmark

her a og b hold

kommer udrulning at det netop er i de områder hvor man har allerstørst behov for at få hurtigt internet jeg tænker både på

vækst som netop er lav i yderområderne

telemedicin fordi der typisk er langt til sygehusene og så videre

fra politisk side netop for at sørge for at vi undgår de her a og b hold

da trods alt nået et godt stykke af vejen hvis vi kan blive enige

ikke er ordentlig internetdækning i hele danmark derfor er

det er netop derfor at vi er i i arbejdstøjet og i fuld gang med at udarbejde et nyt oplæg til bedre internetdækning i danmark

det samme som at vi finder dansk folkepartis løsning god og

vi kommer med en lang række alternative forslag og de vil blive drøftet i teleforligskredsen som udgangspunkt er

til at melde sig ind i kampen i forligskredse men det kræver selvfølgelig at man kan tilslutte sig grundelementerne i det arbejde som der foregår i

der er udgangspunktet for den her debat vi har store problemer med internetdækningen i danmark de skal løses jeg mener ikke at det skal foregå ved hjælp af det forslag

jo så udmærket redegjort for at dansk telepolitik bygger på et forlig fra tilbage i nitten ni og halvfems

med i alle forhandlinger i alle beslutninger der er

der var en vk regering fra to tusind og et til to tusind og elleve jeg ved ikke hvad det er for nogle initiativer som socialdemokratiet har

undsige et forlig som man selv er en del af

selv har ansvaret for det område jeg synes

at sige at det var fordi der var en tidligere regering når man selv er forligspart og har været med til at træffe de beslutninger vi altså i fællesskab har truffet

op igennem nullerne

ordentlig internetforbindelse hvilket er en stor hindring

havde vi udbedret de problemer op igennem nullerne

i regeringen har fremhævet i debatten om at

blev aftalt i forligskredsen under den tidligere regering og så er auktionen blevet afholdt under den nuværende regering men bare

fælles arvegods sat i søen af den tidligere regering og leveret i fællesskab i et teleforlig der går tilbage til nitten ni og halvfems

tager ansvaret for at skabe bedre internetdækning i danmark og derfor kommer

inden for meget kort tid

i sin tale med en lang række negative bemærkninger om

regering og andre men ikke et eneste et eneste konkret

grin med de mennesker og virksomheder der er

på øerne og småøerne

er i orden der er alt for dårlig bosætning fordi det her ikke er i orden man kan ikke have moderne landbrug med

malkerobotter osv fordi de her ting ikke

de kreative erhverv som arkitekt der skal sende

nyrepatienter der kan have dialyse derhjemme kan man

være derhjemme

omhandler fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning til højhastighedsforbindelser

socialdemokraterne kom for mindre end en måned siden med et oplæg til hvordan vi kan skaffe bedre internet og mobilteledækning i danmark det indeholder atten punkter det handler blandt andet om

etablering af internet bedre det handler også om at virksomhederne der udbyder internet

vil man dække de områder hvor der er en høj indtjening

jamen så må man også tage ansvaret for at dække de områder hvor der bor færre mennesker der er atten punkter i det udspil som jeg kan opfordre spørgeren til at

af erhvervs og

det hele

det er en daglig kamp for de mennesker der bor

yderområderne og på de små øer at de her ting ikke er i orden jeg har nævnt en række eksempler

og jeg vil opfordre spørgeren til at læse vores oplæg

vil ikke give mening at stå og remse samtlige atten punkter op her fra talerstolen jeg har været omkring nogle af dem

det må stå for spørgerens egen

i regeringen med et oplæg til hvordan vi skaber bedre internet i danmark det gør vi om kort tid og

socialdemokrater fra ikke at ligge på den lade side vi er kommet med vores bud til hvordan vi kan skabe bedre internetdækning det er klart at nu skal vi forhandle det med vores regeringspartnere men en ting er helt sikkert og det er at det ligger samtlige regeringspartier meget på sinde at skabe bedre internetdækning

flertal her i folketinget ikke fik gennemført de ting som

bekræfte over for mig at magten til at gennemføre

var socialdemokratiet en del af den forligskreds det var dansk folkeparti ikke ergo var det socialdemokratiet der burde have præsteret at gennemføre et forslag som dette

telepolitik men det er også sådan at det er regeringen der har

kommer den regering der sidder ved magten nu

det kommer den med inden for de kommende uger dansk folkeparti skal være meget velkommen til at melde sig ind i kampen

hvordan vi sikrer bedre dækning til danskerne men det kræver selvfølgelig at man er med på de grundpræmisser

jeg har endda også hørt ad omveje at det var socialdemokratiet der hver gang sagde nej til at vi kunne blive optaget i

ikke bede ordføreren om at redegøre for hvorfor forholder sig sådan

går konstruktivt ind i det her men

at der er nogle grundpræmisser der gælder for arbejdet i sådan en teleforligskreds

opbakning til får vi konstateret her i dag er at det skal være et skattefradrag og dermed besparelser i danskernes kernevelfærd der skal finansiere

det skaber i det hele taget for vores samfund innovation vækst nye job og øget digitalisering med alle de muligheder

særligt behov for at der bliver skabt arbejdspladser regeringen opmærksom på problemstillingen og også på de potentialer der ligger i digitaliseringen og

nedsat et et vækstteam omkring informations

og kommunikationsteknologi der

er på sin plads vi er meget enige i at det ikke er godt nok som det er i dag

dele af landet der ikke har

men det er jo ikke hundrede procent det vil vi gerne nå

vil også gerne gøre det så hurtigt som som det kan lade sig gøre og regeringen arbejder

lidt pludselige fradragsordninger i skattelovgivningen

skabt en tilfredsstillende bredbåndsdækning

finansieret derfor kan vi ikke

kan ikke stemme for det men jeg håber at det er fremgået af det jeg har sagt at

en del af teleforligskredsen det er rigtigt nok men når der kommer et udspil fra regeringen

vil det jo være udmærket også at kunne diskutere det med dansk folkeparti og jeg håber at den intention der ligger bag forslaget her også vil afspejle sig i den måde dansk folkeparti vil tage imod den plan der senere kommer fra erhvervs og vækstministeriet

er på vej til at få en bedre dækning der skal vi altså få taget skridtet fuldt ud så alle husstande og virksomheder i to tusind og tyve har adgang til bredbånd med mindst hundrede

vil vi have det i danmark og det er det som erhvervs

tage fat på det her punkt på ikke ved at lave en ny og ikkefinansieret

der mangler jo initiativer fra resten af folketinget

at man kasserer det her forslag men man har ikke selv nogen

det synes jeg er rigtig ærgerligt men jeg kan da spørge sfs ordfører

at tvinge selskaberne til at rulle bredbånd ud over hele landet

kommet med men det var ikke regeringens udspil det var

hvad er sfs holdning til det skal man tvinge teleselskaberne eller skal man fortsætte som i dag hvor det er markedsbaserede vilkår som skaber a og b hold eller skal man lave en løsning som

fremlægge et udspil om hvordan vi får skabt

dækning i hele landet så hurtigt som det lader sig gøre men det bør så ikke være med sådan en fradragsordning som den her

heller ikke kan finansiere jeg er skatteordfører og skal forholde mig til

telepolitiske og it politiske detaljer

diskutere med de rigtige ordførere på det område

et samlet initiativ i stedet for

lidt pludselige løsninger som det er at lave et fradrag som

fordi det jo handler om at løse det basale problem og i den plan der kommer vil der ligge den stribe af konkrete forslag der skal til

være markedsbaserede løsninger og det kan også være der er behov for andre politiske

godt nok et fradrag som har noget med skat at gøre men hovedemnet er jo telepolitik så der kan man

en teleordfører i stedet for men jeg

jeg fik svar på om om den løsning

det skal være som i dag hvor det er markedsbaseret

er i dag hvor det er rent markedsbaseret

ud overalt så hvilken retning er det sf

jeg sikker på det vil ligge i det udspil der kommer fra

der både blive tale om markedsbaserede løsninger der behov for egentlige politiske tiltag

auktion der er lavet hvor

man jo så så udbyder noget og har en forpligtelse til

et antal postnumre to hundrede og syv postnumre hvor der er dårlig dækning det er for tidligt

svare på jeg synes egentlig stedet for at dansk folkeparti forsøger at blande sig i hvem partierne stiller med som ordfører og alle mulige små

det budskab med hjem

det stå som konklusionen og prøve på at finde hinanden når udspillet kommer fra regeringen

det de borgere og virksomheder har behov for en bedre it politik og en bedre bredbåndsforbindelse har brug for

småkives om hvem der er ordfører

digitalt men det kan vedkommende så ikke fordi er i orden hvordan vil sf

moderne samfund at det forholder sig således

man ikke har en god nok dækning både når det kommer til mobiltelefoni

om at kunne drive virksomhed og om at kunne få sin hverdag til at fungere

de gevinster der er ved at kunne lave kunne lave løsninger på sundhedsområdet hvor man benytter de metoder så problemstillingerne er jeg fuldstændig enig med herre flemming damgaard larsen i

at erhvervs og vækstministeriet lige nu arbejder med en samlet plan for hvordan vi kommer i retning af hurtigst muligt at have hundrede mb bredbåndsforbindelse til alle virksomheder

det må være den måde debatten skal tages på og ikke sådan i randen af

et skattefradrag men jeg kan jo høre på debatten her

så jeg vil på vegne af

adgang til elforsyning

post alle mulige af den slags forskellige former for infrastruktur

vi bruger dagligt og tager som en selvfølge man kan sige at de løsninger gennem tiderne

sikret af alle danskere gennem kollektive løsninger fælles løsninger hvor man har haft nogle selskaber der har været fællesejede og som har sørget for at tingene er blevet stillet til rådighed for de borgere der havde brug for de ydelser desværre skete der det i

og bredbånd dengang var det it

en lidt lavere hastighed end den vi kender i dag

i stedet for at fastholde den kollektive tilgang til at sikre alle

privatisere man privatiserede for eksempel teledanmark i dag tdc

ting der er sket i danmarks udvikling

man privatiserede selve rygraden i vores it net det der kunne gøre at alle

meget billig eventuelt gratis som vi har foreslået

for der var jo ikke nogen liberalisering af markedet selv om det var overskriften for det liberaliseringen var jo at man privatiserede monopolet og så skulle alle andre selskaber købe af monopolet for at kunne komme ind

vi på den måde fik en meget dårlig løsning set ud fra

tv signaler

hele den problemstilling vi sidder med i dag er altså i virkeligheden resultatet af en fejlagtig politik nemlig privatiseringen af

fra det offentliges side på samme måde som man

også på bredbåndsområdet sørger for at alle dele af landet er dækket

i modsætning til privatisering hvor formålet jo alene er at dem der ejer selskaberne skal tjene maksimalt med penge derfor vil vi gå ind i forhandlingerne hvis vi bliver indbudt til dem vi var jo i sin tid ikke med fordi vi var imod privatiseringen af tdc som var som jeg nævnte en katastrofe

forhandlinger om et nyt teleforlig

at sikre kollektive løsninger og der må jeg sige at

her forslag om at give nogle få mennesker adgang til skattefradrag

nogen kollektiv løsning der er ikke nogen kontrol med om vi overhovedet sikrer at folk får adgang som vi synes til en god og billig og effektiv bredbåndsforbindelse så vi synes ikke pengene skal bruges på den her måde som er

selv bord men vi er absolut indstillet på at prøve at finde nogle løsninger

sørge for at man i alle dele af danmark

ført indtil videre jeg synes at alle partier der har været på talerstolen har misforstået nogle helt grundlæggende ting først

dansk folkeparti beslutningsforslagsstillerne som mener at udkantsområderne simpelt hen ikke kan få

vi her på christiansborg gør noget dernæst er det venstre som kritiserer regeringen for ikke at gøre nok

det er socialdemokraterne som mener at man bør pålægge internetselskaberne en pligt til at udlægge højhastighed til alle områder og det er enhedslisten som vel vil nationalisere det hele på en

ligesom i det gamle sovjet imens alt dette foregår

man kigge ned til syd og sønderjylland hvor jeg jo oprindelig kommer fra og der konstatere at syd energi

internet ud til halvfjerds procent af alle hjem og lover fuld dækning i syd og sønderjylland inden to tusind og atten det gør syd energi ikke fordi de har dårlig samvittighed og mener at man skal tage et socialt ansvar når man driver virksomhed

en god forretning for virksomheden og fordi man kan tjene penge på det nu er syd og sønderjylland jo også udkantsområder mener nogle mennesker det har sønderjyderne aldrig selv ment jeg kan sige det fordi jeg kommer derfra de mener at sønderjylland er verdens navle og det kan der være noget om

hvor man mener at man er et offer for alt muligt hele tiden de gør sådan set bare de ting de synes er rigtige for at komme frem i verden og det fortsætter de med at gøre og det

så er forskellen også at de har været velsignet med at have et stort og effektivt energiselskab

fem og halvtreds forskellige energiselskaber

fordi folketinget har vedtaget en lovgivning der gør det umuligt for energiselskaber

få kapital nok til at have langsigtede planer om at

udlægge højhastighed til alle hjem og således ser vi igen hvordan reguleringen herinde fra folketinget har ødelagt det for mange mennesker selv om

og liberal alliance er ikke et parti der kan sige nej til en skattelettelse når vi ser den så selv om vi egentlig ikke deler opfattelsen af at det er christiansborg der bliver nødt til at gøre noget for at få højhastighed ud til danskerne

støtter vi beslutningsforslaget fordi det fører til mindre skat

sad med i nogle forhandlinger om hvordan firs million kroner

skulle bruges så foretrak vi at de blev brugt på generelle skattelettelser til gavn for alle danskere

forståelse for at der kan være behov for at vi fra politisk side

tiltag som kan understøtte udviklingen

rigtig ærgerlig over at der ikke er flertal for

beslutningsforslag men jeg vil da trods alt takke for

som det eneste parti at støtte forslaget om end med en lidt skæv vinkel men de støttede da trods alt forslaget der er brug for at vi i danmark

for et par årtier siden kunne vi se at det var industrialiseringen der gjorde at vi tog kvantespringet

fordi vi gik fra at det var

den udvikling kan vi ikke satse på længere fordi alle andre lande også har fået den der hvor vi fremadrettet skal tage et kvantespring er i forhold til

kan være klogere end de andre derfor synes jeg det er utrolig vigtigt at vi også fra folketingets side stimulerer den her vækst ved at tage nogle initiativer

bredbånd i dag en naturlig del af hverdagen en næsten lige så naturlig

er vi nødt til at sikre at det er alle dele af landet der er med i den udvikling

det alene er markedskræfterne der skal rulle bredbånd og mobildækning ud og selv om aktørerne bruger milliarder af kroner

kanaliserer virksomhederne pengene derhen hvor de giver det største

når erhvervsstyrelsen hvert år laver deres årlige kortlægning af bredbånd

en dårlig dækning og derved får vi den her opdeling i

jeg tror ikke at man skal have ret meget logisk tankegang

at når virksomhederne skal vælge hvor de slår sig ned henne

de her såkaldte b hold hvor der er en dårlig infrastruktur det gør at man fastholder de her

hurtigt internet det er typisk her at der er langt til sygehusene

der er ekstra brug for telemedicinske løsninger som der også er blevet spurgt ind til

både hjemmearbejdspladser og virksomheder en mindre og mindre rolle men tager vi initiativer som gør at vi kommer væk fra den her

kæmpe betydning at der ikke er højhastighedsbredbånd i de her områder netop derfor har vi

fremsat det her beslutningsforslag

give et fradrag for etableringsomkostninger ved tilslutning

sverige og det er jo fordi vi

vi skal have et danmark som er i en international førerposition og det er bla fordi det er med til at skabe vækst og er med til at skabe arbejdspladser

undersøgelser der viser at etableringen af højhastighedsbredbånd estimeres til over en fem årig periode at give en merbeskæftigelse i den private sektor på mellem en

ni tusind job og det var da værd at tage med i betragtning når regeringen her inden for en uges tid

der er virkelig noget at hente når det kommer til it infrastrukturen

den eneste endegyldige løsning

af mange initiativer man kan tage for at sørge for at der bliver en bedre bredbåndsdækning i yderområderne

mange tiltag herfra men den offentlige sektor kan også

skrinlagde deres pulje på halvtreds

netop der hvor markedskræfterne ikke slog til så man har sådan

at der er behov for lignende puljer men i og med at den her pulje er

skrottet er der endnu mere pres på os politikere her på christiansborg for at vi trods alt tager nogle

undgå at vi får den her udvikling i

mange andre tiltag og jeg har også lagt mærke til at s og sf

og de skrev heri ordret hvis det viser sig at markedet ikke kan sikre hurtige bredbåndsforbindelser til hele landet er s og sf klar til at tage de nødvendige initiativer til at sikre en landsdækkende forsyning der afsættes årligt halvtreds

derfor synes jeg da det er lidt ærgerligt at man ikke kan støtte det her forslag som netop gør noget ved det

trods alt alligevel kvittere for at man har forståelse for problemstillingen og at man

nogle tiltag senere og dem ser vi da meget frem til jeg er i øvrigt også meget glad for at vi ikke direkte

tilkendegivelse af at dansk folkeparti er velkommen i teleforligskredsen det vil jeg meget gerne tage

til erhvervsministeren for at høre om om det er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

og jeg giver først ordet til venstres ordfører herre

udbygningen af de kystnære havvindmøller det drejer sig om hvordan vi får lagt de rette rammevilkår for det der er udpeget seks områder hvor det blæser meget og

kystnære havvindmøller der skal nu et udbud til som skal afgøre hvor disse møller placeres vi er i venstre meget tilfredse med at der er en økonomisk fordel forbundet med at der er en stor lokal opbakning

områder det er vi rigtig glade for

ganske meget det svarer til en stor havvindmøllepark der kan forsyne ikke mindre end femhundredetusind husstande med deres årlige elforbrug så det er et ret stort projekt vi taler om her

også ganske afgørende at det bliver en succes at møllerne opstilles i områder hvor der også er stor lokal opbakning venstre kan støtte den del af lovforslaget og vi kan i øvrigt også

øvrige dele af lovforslaget herunder den del der handler om husstandsvindmøllerne der er opstået et mindre problem

i forbindelse med den ændrede afregning til solcellerne det spørgsmål blev rejst og vi er meget tilfredse med at vi i bred enighed i energiforligskredsen har fået det her håndteret på en måde så vi ikke ødelægger det spirende marked der er for husstandsvindmøllerne også den del af lovforslaget er vi ganske tilfredse med

det lovforslag vi behandler her i dag skal bidrage til at vi når

den her meget ambitiøse målsætning

må vi udnytte de ressourcer vi har til rådighed bedst muligt i danmark har vi blæst og vi har syv

kyststrækning med andre ord vi har perfekte forhold

skal i år og frem til to tusind og tyve opstilles fem hundrede

kystnære møller i danmark som en del af den aftale vi indgik sidste år og hvis det skal lykkes skal vi skabe de rigtige muligheder og de rigtige incitamenter for at opføre de kystnære møller de første skridt er allerede taget sådan som venstres ordfører også var inde på

vi har efterfølgende fundet seks områder i danmark som er egnet til at opstille de kystnære møller i vi har forhørt os hos de kommuner hvor det er hensigtsmæssigt at opføre de kystnære møller og vi er nået frem til at opførelsen kan ske

der er størst kommunal opbakning og laveste drifts og anlægsomkostninger

selvfølgelig dem der kommer i betragtning i forbindelse med det her dermed indeholder lovforslaget en løsning som både er god for omstillingen til vedvarende energi som er god for samfundsøkonomien

stor lokal opbakning til de projekter der skal opføres

jo også siges at der er lavet regler for hvor tæt på kysten de kystnære møller må være

at de er til mindst mulig gene for de mennesker der

i nærheden af de vindmølleparker der opføres med lovforslaget ønsker vi også at energifirmaerne skal

involvere lokale virksomheder i opstillingen af de kystnære møller konkret vil vi indføre en bonus så at opstillere der kan dokumentere lokalt medejerskab på tredive procent eller derover får en ekstra gulerod det har været rigtig vigtigt for de fleste jeg tror faktisk for alle partier i forligskredsen så det er en god ting at have fået med i det her lovforslag der er selvfølgelig også behov for at vi tænker længere frem end bare to tusind og tyve danmark skal være førende på vindmarkedet også i fremtiden det gælder også om tyve år det gælder

forhåbentlig endnu længere fremover og derfor foreslår vi at der

til forsøgsprojekter hvor de nyeste teknologier kan afprøves og kan udvikles på dansk jord på den måde fremtidssikrer vi selvfølgelig danmarks placering på vindmarkedet for at stimulere opførelsen yderligere foreslår vi at værditabsordningen revideres og det indebærer at opstillere får endnu bedre vilkår end i dag eksempelvis foreslår vi at opstilleren skal kunne kompenseres

beboelsesejendomme der er udsat for deciderede værditab

været inde på tidligere at vi involverer lokalsamfundet i projekterne det er et arbejde som bedst løftes i fællesskab det kender vi til fra de landvindmøller der er stillet op

være fælles om i de små lokalsamfund i danmark

som vi kender det fra opsætning også af vindmøller på land socialdemokratiet giver selvfølgelig sin fulde opbakning til det her lovforslag jeg har tidligere på

jeg tror at det er et af de her spørgsmål der har ligget socialdemokratiet på sinde i rigtig mange år og at svend auken ville have givet sin store tommelfinger en tur opad i luften når vi behandler det her lovforslag i dag jeg skulle sige på vegne af det radikale venstre som ikke kunne være til stede i dag at de selvfølgelig

og i det hele taget rammen om opstillingen af de kystnære vindmøller som er forudsat i det energiforlig som vi vi indgik sidste forår og som

delvis udmønter i lov vi har især lagt vægt på at finde placeringer som giver en optimal

løsning samfundsøkonomisk set og især

som overhovedet muligt og derfor har det ligget os på sinde at de her møller skal opstilles på steder hvor der er optimale vindforhold så man får den størst mulige produktion samtidig har det også været vores

opbakning til projektet og de ønsker som jeg lige har nævnt her har begge

nydt fremme i den udmøntning vi står med i dag så det er

lovforslaget indeholder også en justering af værditabsordningen som jo er en ordning som vi i dansk folkeparti er rigtig glade for justeringerne af

bedre vilkår for de danskere som oplever at få opstillet en vindmølle i nærheden af deres bolig for os er det nemlig vigtigt at man som borger har adgang til at få erstatning hvis opstillingen af vindmøller medfører en forringelse

med lovforslaget her udvides værditabsordningen til også at give erstatning

som lysmaster som opstilles i tilknytning til vindmøller måtte medføre det er glædeligt og det er i bund og grund et fremskridt for

der bor i nærheden af vindmøller endelig indeholde lovforslaget også et element som har betydning for de allermindste vindmøller sagen er at husstandsvindmøller kom lidt i klemme kan man sige i forbindelse med justeringen af solcelleordningen for nogle måneder siden og

er der nu lavet en særlig ordning som tilgodeser den her kategori af møller med den ordning der er aftalt for husstandsvindmøllerne skulle vi gerne have en ordning hvor der fortsat er grundlag for

enkeltpersoner opstiller en lille vindmølle på deres egen ejendom til at dække

egen husstands elforbrug efter samme tankegang som solceller er blevet udbredt efter i dansk folkeparti er vi glade for at det er lykkedes at finde en særlig ordning for den her type vindmøller

godt takke de andre partier i forligskredsen for

samlet sige at vi i dansk folkeparti støtter

også hilse fra herre rasmus helveg petersen og sige at han han er enig med både fru pernille rosenkrantz theil og og mig i tilslutningen til lovforslaget

tilfredse med at vi har fundet en løsning for husstandsvindmøllerne

stille nogle husstandsvindmøller op vi sætter også en grænse for hvor langt vi

element af støtte på lige netop

det her punkt men jeg synes selv at det er et område som

har været reserveret de der tyve procent

nu gør vi en lang række ting som betyder

der bliver en gennemsigtighed som gør at det bliver muligt

jeg tror også det er vigtigt at sige i den her forbindelse

personer med rigtig mange penge som kan bygge de her vindmølleparker

hvis de lokale så føler at det hele bliver kørt hen over hovedet på dem at de ikke får chancen for at være medejere

er sympatien for vindmøller betydelig mindre for

nogle kan man sige

lokalområdet så jeg håber virkelig at de ændringer vi får lavet her vil hjælpe på på den problemstilling jeg synes vi har gjort os umage

og jeg vil så også i den forbindelse pege på at vi jo har lavet et yderligere incitament

de kystnære møller med en ekstra bonus hvis man når helt op på tredive procent og det er jo der vi

udbygge det der med den lokale forankring af vindmølleudbygningen

antallet af møller i danmark men jo især

det bliver større møller de bliver godt nok færre men de bliver større og dermed skaber de

lidt flere diskussioner lokalt

generalisere situationen så det bliver almindeligt at socialdemokraterne og sf redegør for hvad det radikale venstre i grunden mener

alle tre partier har fornuftige standpunkter og det

også håbe bredte sig til andre politikområder men når det er sagt vil jeg sige at det her lovforslag

af den aftale vi har lavet her i folketinget om at vi skal sikre at vi får meget mere vindenergi meget mere vedvarende energi

tusind og tyve som et led i at blive fuldstændig uafhængig af fossile brændstoffer inden

ikke glemme at det er noget som de nuværende regeringspartier og enhedslisten var enige om allerede inden valget vi var også enige om det delmål som vi forsøger

derfor skal man jo kun være glad for at der er så bred politisk tilslutning til det for det er udtryk for at

ikke er et problem men en del af løsningen

sikre at vi fremadrettet får en produktion som er baseret på en langt mindre udnyttelse af naturens ressourcer og en langt mindre forurening og det er det her jo et led i der er også andre mere skal man sige konkrete elementer i det her lovforslag der

det som også andre har fremhævet og som jeg synes er rigtig vigtigt er at vi med de her kystnære havvindmøller forsøger at etablere en udbygning

inddraget kommunerne på et tidligt tidspunkt i planlægningen nu ved vi jo godt at det ikke altid er

i den slags sager så derfor er de andre elementer der vil indgå jo også vigtige nemlig de elementer som sikrer at der kommer en god mulighed for og en meget klar opmuntring til at der bliver en lokal forankring

set er kernen i at skabe lokal opbakning til

at man har nogle ejerformer der gør at

reelt er sådan at de er med til at eje dem og dermed også

at oplevelsen som man har haft i nogle dele af landet af at energien blev forbrugt et andet sted i landet at pengene der blev tjent også

er en rigtig skidt ting det er vigtigt at der

have gjort mere men jeg synes faktisk at vi

fremadrettet det vi jo har gjort er at vi har sikret dem i al

samme betingelser som de havde tidligere

måske er en relativt stor støtte men jeg synes set i lyset af at det jo ikke var

som var i fokus for diskussionen om solceller

ramme dem hårdt når det var en anden problemstilling som man var ude i

bare benytte lejligheden til at sige at jeg håber at de udestående udfordringer vi har

solceller almene boliger

snart bliver løst det her er jo et element i at løse nogle af de problemer som den relativt hurtige ændring af lovgivningen gav men der er også andre ting der mangler det skal ingen hemmelighed være at enhedslisten har det lidt underligt med at vi har sådan en særlig værditabsordning når det handler om vindmøller

lider man et andet og anderledes og større og mere betydningsfuldt tab når der stilles en vindmølle eller en vindmøllepark op i nærheden af dér hvor man bor end hvis der bygges en motorvej og det har vi måske lidt svært ved at forstå men det har været vigtigt i forhandlingerne for rigtig mange partier at værditabsordningen blev bevaret og

handler om at skabe offentlig opbakning lokal forankring

andre redskaber som er langt mere afgørende og det er de positive redskaber der også indgår i det her lovforslag så jeg vil sige at

præcis i forhold til det her lovforslag er det lige før at man kan høre enhedslisten sige at vi er

er så vil sige at når når liberal alliance siger siger nej til til det her lovforslag

sænke ambitionsniveauet for opsætning af alle disse møller

for dyre også selv om

hjulpet godt på vej af staten i over en menneskealder tiden er ikke til at satse på en meget ensidig vækst i vedvarende energi efter vores opfattelse konsekvenserne er allerede i dag at når elprisen falder

landene omkring os stiger den omvendt

det betaler forbrugerne for og det betaler erhvervslivet for alene sidste år steg pso afgiften over en

under overskriften energi ideologisk sammenbrud det er

men dilemmaet bliver jo

fordobler vindmøllekapaciteten skal

virkningerne på miljøet er minimale og vi synes at skaderne er alt for store ikke bare på

konkurrenceevnen og for forbrugerne der døjer med verdens dyreste elregning men også virkningerne på naturen og nærmiljøet som flere

inde på er væsentlige ligesom de sundhedsmæssige

er en stor belastning for de familier der skal leve med

dag vi synes heller ikke at de eksisterende regler for værditab er tilstrækkelige hvilket også har kunnet aflæses af nogle af de domme

når man ser på de afkast man kan opnå ved at sætte disse statsstøttede møller op skulle der jo ellers være basis for

og vi er jo kommet et lille stykke af vejen som vi også

både forbrugerne og naboerne til møllerne som er de store tabere i det her såkaldte eventyr hvor heller ikke aktiekurserne ser særlig eventyrlige

af køberetsordningen synes jeg også man må sige at de hidtidige erfaringer har været meget meget bedrøvelig læsning og jeg tror det bliver umådelig svært at få en fornøden opbakning uden at det ender i et nyt bureaukratisk mareridt jeg kan godt se man går i den rigtige retning og det blev sagt at man har gjort sig stor umage men jeg tvivler altså på det lykkes bare lovforslagets omfang vidner jo om vanskelighederne vi har ikke noget imod at folk finansierer en husstandsmølle og sætter den op og producerer deres egen strøm men opbakningen vil falde tror vi når møllerne bliver så store som tilfældet er

man kan kompensere sig ud af det problem

skal skrue ned for verdens højeste ambitionsniveau og se tiden an som det ser ud nu skrider økonomien jo stort set på alle parametre markedsprisen

nærmest halveret inden for få år prisen på

og sandheden er vel i virkeligheden at det er svært at forudsige fremtiden og det er det vigtigste

sige i den her sammenhæng derfor skal man ikke lægge så mange æg i en bestemt skål og vi har lagt rigtig mange æg i den skål der handler om

aftalt i forliget nemlig ruller de kystnære havvindmølleparker ud

på den måde sikrer at vi får mest muligt for pengene

vi et pristillæg der hvor der er stor lokal forankring hvis man kan opnå tredive

glimrende så er der husstandsvindmøllerne

rentabelt og en god forretning så det støtter vi selvfølgelig også op om

vi kan også med tilfredshed konstatere at de steder og den afstand der er valgt til de kystnære vindmøller

man lever op til den rapport der blev lavet i to tusind og elleve med de indstillinger der ligger i

det er helt fair at de der får nogle ulemper ved at andre sætter en mølle op i deres nærhed tjener en lille

erstatning det er helt fair

sådan en vindmølle hvis man bor tæt på som privat har man nogle gode vilkår

kan man også gøre det og det håber vi at så mange som muligt vil gøre

virksomhederne jo købe op på bekostning af borgerne og det er vi ikke interesserede i

set interesserede i at så mange borgere som muligt køber sig ind

man har lidt nemmere ved at leve med at en vindmølle står i

som det er fremgået af debatten indeholder forslaget flere forskellige elementer der er dels tale om at gennemføre de aftaler om kystnære havvindmøller og husstandsmøller som regeringen har indgået med forligspartierne

tale om ændringer der følger op på de evalueringer af ve lovens værditabs og køberetsordninger som blev gennemført i to tusind og elleve men for mig er der ingen tvivl om at den største og vigtigste del i denne omgang er at man for første gang fastsætter rammer for den fremtidige udbygning af kystnære havvindmøller i danmark og på den måde er det faktisk et historisk

jeg tror at den aftale som ligger til grund for lovforslaget vil

en helt realistisk mulighed for rent faktisk at

den målsætning vi har sat os i fællesskab mellem forligspartierne om at få opsat fem hundrede

i den brede energiaftale fra marts måned sidste

det der er lidt unikt

har haft en virkelig god dialog jeg har også haft en god dialog med de kommuner der har kyststrækning ud til de udpegede arealer hvor vi har den bedste vind

har bakket positivt og entydigt op om havvindmøller i netop disse områder det samarbejde med kommunerne vil jeg gerne kvittere for i dag jeg lægger utrolig stor vægt på at den kommende proces omkring opstilling også foregår i en tæt dialog med kommunerne og lokalsamfundet lovforslaget er også unikt derved at man altså får helt op til tredive procent lokalt medejerskab

jeg tror at det at vi har startet hele denne proces på en så positiv

dansk folkeparti var inde på at vi også sikrer at det her sker omkostningseffektivt

vi laver en udbudsproces der sikrer at det er de bedste bud der vinder og også på den måde synes jeg

til gavn og glæde for den grønne omstilling i danmark så

så en særlig forhøjet afregningspris det har vi også en god tradition for i danmark

model som vi har diskuteret grundigt i forligskredsen

også glad for den løsning vi har fundet på i forbindelse med det her så var herre steen gade jo også inde på at lovforslaget indeholder en omfattende revision af værditabs og køberetsordningerne i

det er jo ordninger som skal fremme opstillingen af vindmøller og som nu har fungeret i godt tre år og det er selvfølgelig helt naturligt at vi justerer løbende for at

det går efter hensigten de forslag til ændringer vi har gennemført i den her omgang eller står til at gennemføre

i vid udstrækning på konklusionerne i de evalueringer der

i to tusind og elleve vi har hørt branchen vi har hørt alle de relevante parter og selv om ikke alle parter er hundrede procent enig i alle de justeringer vi foretager synes jeg der er ramt en god balance hvor der i rimeligt omfang tages hensyn til både

bo i nærheden af dem

forhøjelse af støtten til overskudsproduktion for nye husstandsvindmøller for at sikre at der fortsat bliver en udbygning af husstandsvindmøller samlet set er jeg derfor rigtig glad for den store interesse som tinget i dag har udtrykt for lovforslaget også glad for at den radikale ordfører lader sig repræsentere så talrigt

og især at det radikale venstre bakker op om forslaget det er en fordel når man selv kommer fra partiet og at selv enhedslisten er hundrede procent glad er sjældent

er jeg selvfølgelig også næsten lykkelig over at kunne få lov til at opleve som minister og så har vi jo som altid en diskussion med liberal alliance som jo har

vil næsten kalde det den politiske tvangstanke at det at opføre

det at opføre nye kul og naturgaskraftværker det er altså ikke så enkelt der er en grund til at firs procent af den nyinstallerede kapacitet vi fik i to tusind og elleve i eu over halvdelen af den

har på verdensplan i samme år faktisk var vedvarende energi

og der er det svært at konkurrere uanset om man bygger nyt med de gamle

de næste tyve år skal eu omstændigheder udskifte to tredjedele af sin

og de valg vi tager nu vil jo binde os i de næste tredive

år og der er det altså min opfattelse at energipolitik ikke

man sådan skifter hver anden måned alt efter om kvoteprisen

så vigtige har så stor sikkerhedspolitisk så stor klimapolitisk så stor konkurrenceevnemæssig betydning for et land

altså nødt til ikke at ryste på hånden men holde fast i den strategi man lægger

både udviklingen i regnmængderne i norge og sverige kvotepriserne i eu som vi vil gøre vores for at stabilisere

vi kan for at den grønne omstilling bliver så omkostningseffektiv som muligt men det er ikke et retvisende billede at det er

til nyinstallerede andre ting jeg synes der er

til en meget fornuftig grøn omstilling i danmark

områder der er afklaret men

begynde nu sådan at skifte kurs og zigzagge sig vej frem

bare minde om at eu i dag er den region i verden der importerer mest energi den region i verden der er mest sårbar

af importeret hvis vi nogen sinde skal komme ud af den situation

med disse bemærkninger vil jeg takke mange gange for den positive behandling fra langt de fleste af partiernes

kan mærke på ministerens begejstring at det er en god dag for ministeren det er der jo ingen grund til at anfægte kunne jeg såmænd bare godt tænke

sådan er det så men jeg tænkte alligevel om ministeren måske har en overvejelse om

klage til den samme instans som får penge af staten

har fået pengene i i mange andre retssammenhænge

nu er en meget vigtig del af det lovforslag vi diskuterer i dag netop havvindmøller som ligger

de store fordele ved kystnære vindmølleprojekter de helt specifikke spørgsmål om hvilke organer

hvilke sager ude i kommunerne og i styrelserne rundtomkring er rent faktisk

miljøministerens ressortområde jeg tror at en tidligere minister vil vide at det med ligesom at gå ind og begynde at svare på andre ministres vegne

godt klar over at der vil være få naboer til kystnære møller sådan er det jo men

kommet mange andre ting op så jeg følte mig bare

vil udtale sig om hvorvidt ministeren synes

det kunne være en god idé det vil jeg så vælge

at vi er stærkt optaget af at der er styr på at de møller der bliver sat op på land ikke generer mennesker vi har lige revideret reglerne

vi skal selvfølgelig også sikre at retssikkerheden er i orden det er jeg sikker på

på den store konkurrencepakke jeg kan forstå at den røde regering også har opdaget at konkurrenceevnen har betydning for vækst og beskæftigelse

jeg godt tænke mig at høre kan ministeren så garantere at der ikke bliver ændret ved energiforliget altså at der ikke bliver ændret i nogen af de afgifter der kommer på det her område fremover

af de energiafgifter vi har i danmark det er jo sådan at omkring

det har noget at gøre med at vi skal finansiere vores velfærdssamfund så det går til

skruet sammen på den rigtige måde

man gøre det mere intelligent også for at fremme den grønne omstilling det vil vi altid være åbne over for at diskutere det tror jeg egentlig både gælder regeringen og de

iværksat en revision af de grønne afgifter og som sagt konkurrenceevnepakke som jo også kigger på forskellige elementer

for landmanden og for erhvervet det er vi i venstre imod lovforslaget lægger op til at

tilstrækkelig med næringsstoffer fordi landbrugsjorden ikke

tilstrækkelig med gødning ifølge beregninger fra videncentret for landbrug giver de særligt restriktive danske gødningsregler med de aktuelle priser et årligt nettotab på tre

denne udvikling og afvikle endnu flere danske arbejdspladser regeringens egen natur og landbrugskommission

to måneder som det forlyder og det er signaleret

danske kvælstofregulering fødevareministeren har også selv tilkendegivet at den nuværende miljøregulering af landbruget

med dette lovforslag vælger at fortsætte den såkaldte gammeldags og langtfra optimale linje timingen af dette lovforslag synes vi er meget upassende og vi mener at det ville være mere hensigtsmæssigt i forlængelse af natur og landbrugskommissionens anbefalinger at tage hele regelsættet op til revision ved den lejlighed vi ved alle uanset partifarve at der i fremtiden med sikkerhed bliver mangel på fødevarer og så spørger jeg bare hvorfor i alverden vil regeringen så med

og ikke engang være sikker på

træder man tilsyneladende endnu en gang på dem som ligger ned og jeg spørger bare til hvilken nytte derfor kan venstre selvfølgelig ikke støtte

kan trædes på jeg tror at vi ser frem til venstres

med udgangspunkt i det livssyn det bliver spændende

mener herre erling bonnesen ikke at efterafgrøder er noget som medvirker til at reducere den forurening der kommer mener herre erling bonnesen ikke det og hvorfor har venstre så faktisk støttet at man havde det krav i årevis

hvis det er sådan at det hjælper mener herre erling bonnesen så ikke at det er et problem hvis man få dispensation for at bruge efterafgrøder med henvisning til at der har været meget regnvand

set godt tænke mig at vide og også måske hvis

dokumentation han har for sin interessante påstand om hvordan

efterafgrøder hvis man kigger tilbage i historien tiden tillader ikke at komme ud i et meget langt svar

år med meget vanskeligt vejr der er år hvor det regner meget hvor man ikke kan få etableret

har været umuligt kan man så sige at få etableret nok efterafgrøder så har der været den her dispensationsmulighed for at man så ikke skulle beskæres yderligere i sin kvælstofkvote der lægger

dispenserer vi fra kravet om efterafgrøder og vi lader landmændene blive ved med at bruge lige så meget kvælstof

havde mulighed for at gøre

efterafgrøder min logik får mig til at konkludere at det fører til øget udslip det synes jeg sådan set giver sig selv der er pointen bare det at herre

efterafgrøder og der skal så heller ikke ske nogen modregning

prøve at dykke ned i det jeg påpegede i min ordførertale nemlig om det

lige præcis i de år hvor det har været

det har instituttet jo undersøgt der har man så afleveret en rapport og siger nej lige præcis i de år

set svaret på det som enhedslistens ordfører lige har spurgt om det har altså ikke belastet miljøet

derfor at jeg så også rejser de spørgsmål i ordførertalen som jeg gør

stor del af efterafgrøderne ikke kunne etableres og at effekten af efterafgrøderne derfor var halveret i forhold til

går ud fra at venstre er enig i de her mål

der er lavet i de år ført til en øget belastning af miljøet det synes jeg

vil da også anbefale den radikale ordfører at sætte sig grundigt ind

vandplanerne på grund af den her kraftige nedbør i august så venstres

man fra venstres side vil komme ind i debatten med

miljøet at man i de år har haft de regler man har og

give planterne lidt mere at leve af uden at det så har belastet vandmiljøet så er det da tosset at gå hen og fjerne den dispensationsmulighed

det til syvende og sidst kommer til at koste arbejdspladser

ikke bliver ekstra belastet af kvælstof fra jordbruget i tilfælde af ekstremt dårligt vejr det at

reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet

vigtig del af regeringens ønske om en grøn omstilling af landbruget i

vedtagelsen af det her lovforslag er at

danmark har fået en løftet pegefinger fra eu i forhold til at leve op til vandrammedirektivet

to tusind det ser ikke ud som om eu mener at

at få fjernet den usikkerhed

ændre på lovgivningen her

dansk landbrug vi ved at dansk landbrug er dygtigt

høj effektivitet i den måde

vi sikrer harmoni mellem natur og brug af naturen i erhvervsmæssig sammenhæng vi ønsker at gøre brug af godt landmandsskab som er et kendetegn for erhvervet demonstreret gennem generationer og

værd at bemærke at når reglerne

indføres afgørende nye regler bortset fra at der strammes op

målet er som sagt at bevare balancen mellem naturen og vores erhvervsmæssige anvendelse af den det har betegnelsen grøn omstilling indebærer bedre beskyttelse af vores drikkevandsressourcer og det kvitterer danske vandværker da også for i sine høringssvar

har vi med lovforslaget sikret at de

vi har i henhold til vores samarbejde i eu også bliver håndhævet og at det bliver rettet til på en måde så det er inden for vandrammedirektivets virkeområde

fra socialdemokratiets side at støtte regeringens forslag og indgå i konstruktive drøftelser med fødevareministeren og de øvrige partier med henblik på at leve op til intentionerne bag l en hundrede og otte og fyrre vi skylder de kommende generationer

de muligheder der er i dag for at en landmand kan give sine planter og sine afgrøder den nødvendige gødning

lagt frem at det ikke belaster

skal man leve op til eus nitratdirektiv men der er danmark jo det eneste land ser det ud til der har viklet sig ind i det her miskmask af regler så hvorfor er det at man vil udsulte afgrøderne yderligere når der ikke er behov for det og det koster arbejdspladser

det er ikke udtryk for rettidig omhu

år fra året er

bliver godkendt og i den i den mellemliggende periode er der ikke nogen der foretager sig noget som helst for at rette op på de ubalancer som vitterlig er opstået som følge af vejret der holder vi så fast ved at sige

problemer med vejrliget og har efterafgrøderne ikke kunnet etableres jamen så fanger bordet i den følgende sæson

set sund logik og der er gode alternativer i godt landmandskab til at

grundig udvalgsbehandling for at få det her

er efterafgrøder som er udlagt efter den dato

endnu en negativ bad bad situation i stedet

man kunne komme over i nogle win win situationer

nogle få uger før natur og landbrugskommissionen afrapporterer

alle andre forslag hvor vi er kommet

blevet henvist til vent til natur og landbrugskommissionen kommer

at man ikke kan etablere sine efterafgrøder

det er jo en veksel man trækker på naturen fordi man tilfører noget ekstra

i øvrigt har forpligtet os til ikke at gøre

ordentligt bare at lade stå til og så lade naturen betale prisen på det her område der er jo faktisk gode virkemidler som landmanden kan tage i anvendelse

op til fem alternativer som bliver accepteret på det her område det synes jeg

at de konsekvenser som det

kan vi godt styre ind i det følgende gødskningsår

dybere overvejelser men jeg har i hvert fald hæftet mig ved at

løfte pegefingeren i forhold til vores leven op til

når vi i mange andre henseender gerne vil have øvrige lande til at leve op til deres forpligtelser i i forhold til det vi har aftalt inden for eu så derfor er det jo nok klogt at få

være flov på danmarks vegne vi er sådan set det land i eu der

til at implementere eus regler så der er ingen grund til at stå og være flov

godt tænke mig at høre fra herre orla hav hvor mange andre af de øvrige seks og tyve eu lande der har gennemført de regler som herre orla hav i dag

når vi gerne vil have de øvrige lande til at efterleve eksempelvis burhønedirektivet og så videre af hensyn til konkurrenceevnen for vores landbrug

det altså klogt at vi har orden i egen baghave for at sikre at vi kan komme kraftfuldt og fremføre de synspunkter om at vi skal have ens konkurrencevilkår

set det der er baggrunden for at vi synes det er klogt at sørge for at vi har orden i eget hus når vi kræver at andre

hvor mange andre lande i eu ud over danmark gennemfører de regler som herre orla hav lige nu står og siger at danske landmænd skal gennemføre med den konsekvens at vores konkurrenceevne

vilkårene for at have et godt erhverv

der er jo forskel på at have et land hvor to og tres procent af jorden er under plov og under dyrkning og

have et land hvor ganske store dele slet ikke kommer under plov og dermed har helt andre naturgivne vilkår

nogen mening at sige at andre lande skal skal efterleve nøjagtig de samme spilleregler man skal leve op til den samme målsætning og det kan man gøre på rigtig mange måder

vi har så valgt at følge op på den måde den tidligere regering

de her præpareringer af landbrugsjorden derfor har man

har gjort at nu er det naturen der betaler prisen

landbrug fødevarer er kommet med med nogle spørgsmål i forbindelse med høringsperioden

oplyst at det ikke er dokumenteret at udledningen af kvælstof var særskilt lav i de våde år to tusind og ti og

betalt er jeg sikker på man havde valgt en anden formulering

få dokumentation for at de her syv tusind

som ikke har nogen konsekvenser hvis man ikke efterlever dem og det er

det skal man gøre og det kan godt landmandskab jo sagtens indebære idet der ikke alene er ét alternativ i form af efterafgrøderne for der er også mellemafgrøder og flere forskellige andre måder

mindre belastning af naturen på det her område

faktisk godt leves op til og jeg synes da bestemt at vi skal sørge for at få udgransket alt mulig teknik omkring det her en af faktorerne omkring den ikke så voldsomme udvaskning hænger også sammen med at de store

ikke er så stor en koncentration af nedbør

ikke så stor en koncentration af nitrat i det vand

kan jeg ikke stå her og gøre rede for på et enkelt minut

jeg også hører den her regering jeg hører i hvert fald statsministeren gå og

nu skal vi skabe vækst vi skal skabe job her siger man så til nogle virksomhedsledere

også en virksomhed de har hvor de vil tjene nogle penge

i har at drive jeres virksomhed på straffer vi jer yderligere ved at jeres produkt

nemlig det der sker når man sætter kvælstofkvoten ned sker der også det at landmandens produkt får en anden kvalitet end det ellers ville

år efter år skal give dispensationer men vi mener i de her ekstreme tilfælde som vi jo oplevede i

at give erhvervet en håndsrækning og sige vi ved godt at det er rigtig svært at være landmand med alt det nedbør der har været

er en voldsom sanktion at give nogle landmænd som jo ikke

en hundrede kroner og ellevetusind kroner årligt afhængigt af vejrliget hvis det

de penge indgår naturligvis i driften og kan afskrives på forskellig vis så jeg synes vi skal holde proportionerne sådan rimelig ordentlige og lade være med at kalde på det her spøgelse i

mister arbejdspladser og alt muligt andet

godt høre at det er det der er anslået i mange af de høringssvar

som er sendt ind fra en stor organisation men men lad os nu få proportionerne til at passe

det lidt ind i de rigtige proportioner hvad er det så for proportioner

og siger en masse ting om hvad lande gør i europa

hvilke andre lande ud over danmark gennemfører

som spørgeren antyder at man skal gennemføre præcis de samme regler

skal leve op til præcis de samme mål man har skrevet under på

er altså et intensivt drevet landbrugsland

opleves anderledes i danmark end de gør i ekstensivt drevne

bare sige at det der står i bemærkningerne om hvad det her økonomisk

at vi har et fælles marked og et indre marked har da noget at gøre med hvordan vi forstår de her regler

hinanden det er da det det hele går ud på derfor vil jeg bare spørge ordføreren

ordføreren siger at det er helt forskelligt fra land til land

ud fra at jeg må forstå det sådan at det ordføreren siger

at det som vi gør i danmark slet ikke er noget der stammer fra et eu direktiv

med ordførerens egne ord lige nu

så forstår jeg bare slet ikke hvorfor man så skulle sige at det her skulle være

eu direktiv så kan ordføreren bekræfte i dag

den danske regering ønsker at gøre og at det

et eu direktiv hvor der står at man skal gøre det som den danske regering

hovedhensigter med det her er mindre miljøbelastning

ønske om at fremme en grøn omstilling i dansk landbrug

jeg nævnte at der var en løftet pegefinger

det her var en korrekt udmøntning af det vandrammedirektiv som danmark har skrevet under på at ville leve op til og det synes jeg jo er hensigtsmæssigt at man får rettet til ved samme lejlighed det betyder ikke at vi skal have samme regler som man har i de øvrige eu lande det betyder bare at vi skal opfylde den samme målsætning i forhold til naturen

hans christian schmidt også er bekendt med

den faglige begrundelse for dette lovforslag når man ikke har kunnet påvise ekstra udledning i de våde år to tusind

ikke lever op til den mængde

ikke haft i kraft af at der har været givet alle de dispensationer som der nu har været praksis for der vender vi den om og siger ja det lykkedes ikke af forskellige årsager at få plantet de efterafgrøder i det indeværende år

som blandt andet landbruget også

ville være godt at tage med ind i den måde man håndterer

at man fjerner den dispensationsmulighed der har været

er en dispensationsmulighed det er under alle omstændigheder synes jeg i forhold til stort set al lovgivning en god ting at der er sådan en

ikke det samme som et retskrav og derfor

er et ønske om at lægge endnu en sten i vejen for

det som danmark har indgået aftaler om når det gælder vandrammedirektivet vi har et ønske om at fremme at balancen mellem natur og kultur

belaster vores drikkevand unødigt med

det det er det der er begrundelsen for det her det kan jo

at det er ærgerligt at der ikke er nogen

ikke har kunnet leve op til det som vi har forpligtet os til

er både ret og rimeligt at man skal leve op til det man har forpligtet sig

styrke effektiviteten af den allerede gældende lovgivning og regulering

i dansk folkeparti når der er vedtaget

skal den selvfølgelig også overholdes

givet med fuldt åbne øjne en anden ting som jeg også synes er underlig lidt foruroligende er jo at

har en opfattelse af at langt hovedparten af partierne og de ordførere der har været på egentlig har været meget positive over for i dansk folkeparti forventer vi os faktisk rigtig meget

landbrugskommissionen vi forventer også at spille meget positivt med når anbefalingerne kommer fremadrettet

vi trækker sådan et forslag ind nu her sådan lige i ellevte time før natur og landbrugskommissionen kommer med deres anbefalinger som vi skal til at arbejde videre med

gøre med et erhverv som har nogle arbejdsvilkår som ikke er helt ligesom alle andre steder landmændene er jo ikke herre over hvordan vejr og vind arter sig

har man jo givet den her mulighed om dispensation

køre på arealerne det var så fugtigt så det var helt ekstremt der har man selvfølgelig været inde og give nogle dispensationer syv tusind i alt

det her forslag og siger at de syv tusind dispensationer har gjort at det er naturen der har betalt prisen det

som har oplyst at det ikke er dokumenteret at udledningen af kvælstof var særlig lav

i de våde år ikke særlig lav det vil sige

hvad der ligger i det hvis der havde været en meget

går ret godt for landbruget svinepriserne er gode det går også rigtig godt med kornpriserne det går næsten så godt som det ikke har gået rigtig længe men det kører på en knivsæg

den kan jo ændre sig nu står vi her med

forslag som på sigt vil gøre

set kontinuerligt allerede i forvejen med de gødskningslove vi har så gør vi altså det at produktet får en ringere kvalitet og dermed også en ringere pris så dansk folkeparti kan ikke støtte det her forslag vi ville meget hellere have haft at vi havde diskuteret de udfordringer der selvfølgelig er med efterafgrøder samtidig med at vi havde fået

der synes vi at det her lovforslag havde

ikke bliver ekstra belastet af kvælstof fra landbruget når vejret er ekstremt dårligt fremover

skal kvælstofkvoten nedsættes automatisk hvis kravet om at udlægge efterafgrøder ikke opfyldes for eksempel på grund af dårligt vejr samtidig

fjerner vi med lovforslaget bemyndigelsen til at man kan forhøje kvælstofkvoten ved ekstremt vejr tidligere kunne man få lov til at gødske mere end det normalt er tilladt ved ekstreme nedbørsmængder eller orkaner hvis den allerede tilførte gødning blev udvasket eller fløj bort men det skader miljøet når man tilfører yderligere kvælstof uden at lave kompenserende foranstaltninger og det viste sig ikke at være

mod forurening forårsaget af nitrater der stammer fra landbruget kommissionen indstillede derfor i to tusind og elleve at denne bemyndigelse blev ophævet og derfor er den heller ikke blevet udnyttet i den seneste gødskningsbekendtgørelse nu følger vi op og rydder op i loven så bemyndigelsen bliver fjernet fremover skal landmænd altså håndtere ekstremt vejr ved at sikre en effektiv udnyttelse af kvælstofkvoten for eksempel ved at gødske ad flere omgange

det radikale venstre taler også tit om at sikre arbejdspladserne hvorfor kan det radikale venstre

at vi lever op til det som

her som direkte koster arbejdspladser når det

halveret i forhold til det mål der var sat i vandmiljøplanerne og det var som sagt den tidligere regering der var med til at sætte de her mål

det mig lidt at venstre nu forsøger at tegne det her billede af

tværtimod er det jo bare en måde at gøre tingene smartere på hvor det jo tidligere var sådan at efterafgrøderne lå til sidst i perioden og man så efterfølgende kunne give en dispensation går vi nu ind og siger

de kommer til at ligge i starten af perioden sådan

ting efterfølgende og at det derfor ikke behøver at være en byrde for landmanden

som man selv har været med til at sætte som mål men i stedet forsøger at spinne det her som om

opfinder alle mulige nye byrder

er blevet pålagt af kontrolforordninger og andet og ja dansk folkeparti

med til at stemme ja til nogle af dem men på et tidspunkt må vi jo

kan han overhovedet håndtere alt det vi har her krydsoverensstemmelser og jeg ved ikke hvad de står op til hver evig eneste morgen

som de ikke er herrer over de står

et vejrlig der gør at det bliver meget meget svært at komme ud at gøre det

at en af de ting vi også lå i

landbrugskommissionen som vi jo alle sammen

at vi også skulle diskutere hvad er det et landbrug skal leve op til skal vi ikke have noget hvor man egentlig har en mulighed for at stå op om morgenen og vide hvad det er man skal leve op til

vist sig at der i to tusind og elleve har været så massiv nedbør har gjort at effekterne af efterafgrøderne var halveret i forhold til det vi havde sat som mål

derfor synes jeg det giver rigtig god mening at vi nu går ind og kigger på at i stedet for at efterafgrøderne lå

tale om at vi gør tingene på en smartere måde

vi lever op til det som vi faktisk var mange der var enige om og som kom fra den tidligere regering

det kan undre at vi faktisk lever op til det

har fået i en periode hvor vi havde nogle ekstreme vejrforhold

så vil det sige at det vil vi markant kunne se

kan få dokumenteret at de her syv tusind dispensationer der er givet har påvirket vandmiljøet meget voldsomt

derfor er nødt til at gå så drastisk til værks

til landmændene med de her sanktionsmuligheder som vi har hvis man ikke lever op til reglerne er ordføreren sådan helt skråsikker

målet i forhold til vores vandmiljø

at hvis det her med efterafgrøderne ikke kan lykkes

det dansk folkeparti slet ikke har åbnet øjnene for at efterafgrøder jo ikke er den eneste mulighed der er jo også mellemafgrøder og der er efterafgrøder hos en anden landmand

så

det smartere på og vi kommer til at sikre at der sker det som vi aftalte i fællesskab og som faktisk var et mål som den tidligere regering satte sig det sørger vi nu for at vi også lever

i realiteten har været brugt

når man så nu siger at det skal ske i planperioden altså

fået den fordel at man er sikker på at der bliver indberettet

præcist og rigtigt det er landmanden interesseret i og

når der bliver lavet et tag selv system der klarer det her

en belastning for landmanden måske ovenikøbet tværtom

så det er ingen belastning for landmanden og jeg synes altså det er rettidig omhu

at fungere og så er det jo en ordning om efterafgrøde som jeg

det her folketing har været fuldstændig enige om

jeg tror at alle partier har været enige

at efterafgrøder var var en god måde at gøre det på at den var effektiv

ligger der jo ufattelig megen dokumentation for

efterafgrøde faktisk virkede de har måske

at det kostede dem penge men men ikke at det

det er jo egentlig det

præciserer i nogle få præciseringer i regelværket som gør

så sige til nogle af ordførerne her at jeg synes

på landmanden det er det jo ikke

her i salen hvor nogle af de samme ordførere ville sige at der

jeg synes virkelig der bliver skudt med med kanoner

jeg ikke lige lade være at sige at det da ikke er mere end et par måneder siden at

en kraftig udvidelse af brugen af

det er jo noget som også den tidligere regering

så jeg synes det er en en lidt underlig diskussion vi har her om noget som dybest set efter min bedste overbevisning er en meget fornuftig

få en ordning til at fungere lidt mere hensigtsmæssigt

grundig udvalgsbehandling når vi nu når dertil

de situationer hvor der har været ekstremt vejr og man

henviste til i min ordførertale det er den dokumentation vi har at holde os til

belastet hvorfor er det så at man vil fratage landmanden muligheder for at gødske så der kan dyrkes

som om efterafgrøder ikke virker

jamen vi har da dyngevis af dokumentation for at efterafgrøder virker det er for øvrigt også refereret

skal bruge efterafgrøder

i de år hvor der er meget dårligt vejr og man ikke kan anlægge nok efterafgrøder eller det meget dårlige vejr fjerner nogle af efterafgrøderne på naturlig måde

en anden situation det er lige præcis der man

den her sag men bare forsøger ligesom at snakke den lidt ud på kanten så sagen er jo at når den

det er det rapporterne viser er det underligt

vil fratage landmanden nogle muligheder for at gødske så

når man ikke bruger efterafgrøder har jeg da ret i at logikken er at så skal vi da aldrig bruge efterafgrøder for det er da en belastning for landmanden så skal vi da aldrig bruge det hvis det er sådan at det er ligegyldigt om vi bruger det altså enten må man jo beslutte sig for at efterafgrøder virker

man beslutte sig for at efterafgrøder ikke virker hvis man

og der ligger dyngevis af dokumentation for at efterafgrøder virker

sker der en større forurening så kommer der en diskussion bagefter hvor kan det måles henne og hvordan det er jo en anden diskussion

meget bedre målemetoder så vi også kan måle

det var vel det værktøj der var til stede

ingen tvivl om det selvfølgelig har efterafgrøder en effekt

ikke en lov der har kørt i

at have de her efterafgrøder fordi det har være meget vanskeligt det er nok også år hvor høsten

meget ringe eller man har andre store udfordringer

fjerner man den dispensationsordning

at loven skal overholdes jeg har også sagt flere gange at når vi har en lov skal den overholdes men man kan jo komme ud i de her ekstreme situationer hvor der kan gives en dispensation hvis det var sådan

kontinuerligt og at der var nogle landmænd

enig med ordføreren men er ordføreren ikke enig i at en dispensation skal man da have mulighed for i et erhverv

at lave en bedre administration af hele ordningen

efterafgrøder med det samme i stedet for at vente

lave en en indberetning så

folkepartis ordfører vil tilgive mig det

sige at det måske er det vigtigste i det her forslag det

dispensationerne jamen syv tusind dispensationer er jo på en

måde ikke dispensationer efter min mening

og jeg synes faktisk at det er en rigtig betragtning set fra et miljøsynspunkt jeg håber da at de her ordninger også kommer til

kæden falder lidt af der er andre gode ting i det

en større chance for ved at man forud håndterer

meldepligten om hvor meget man har udlagt med efterafgrøder

set enige i problemet er at

var ekstremt vejr rigtig mange steder i danmark og vi fik så meget vand på så kort tid

jo ingen der kunne forudse heller ikke landmændene heller ikke os politikere

skal have den her mulighed for at være fleksible

vi alle sammen godt ved har det godt lige nu men der skal ikke ret meget til for at det her erhverv har det rigtig svært

erhverv som er utrolig presset der kan sådan en sæson med meget

oven i give nogle komplikationer

med meldepligten som skal ligge foran er et udmærket

rené christensen opdagede måske også at jeg sagde at jeg synes

synes at den eneste fornuftige måde at

vi har et efterafgrødesystem

det i udvalget jeg synes da der blev vist lidt fleksibilitet også fra herre rené christensens side

så stor at venstres formand er kommet ind i salen det sker jo ikke hver dag så det skal man

når jeg hører herre erling bonnesen fortælle om hvordan arbejdspladserne fosser ud af landet på grund af det her lovforslag

hver gang en politiker fra venstre tager ordet i de her dage

hvad handler det her lovforslag om det handler om at man i yderst ekstreme situationer kan påføre en bedrift

til dem der har talt om hvilke alvorlige konsekvenser det her vil få for dansk landbrug at hvis der skal en ekstraudgift på ellevetusind kroner

har dansk landbrug rigtig rigtig grundlæggende økonomiske problemer som kræver helt andre løsninger

del af diskussionen

styr på vandmiljøet hvis det her bliver vedtaget

formentlig de sidste tyve år har forsømt at udvikle de redskaber der skal til for at få styr på vandmiljøet det er vel tyve år siden at enhedslisten første gang sagde at det der

afsæt i den enkelte bedrifts udledning af kvælstof

vi så arbejdet på i tyve år og nu lyder det som om det synspunkt breder sig

så spørge skulle man så ikke lade være med at vedtage det her lovforslag og vente

benægte det at efterafgrøder faktisk har en positiv

til at begrænse kvælstofudledning når der så er et år eller to år hvor man ikke etablerer efterafgrøder

være højrefløjens synspunkt i danmark

der nævnes så i lovforslaget en række andre løsninger som jeg tænker

optaget af at bilde os ind at de går fallit hvis de et år får en ekstra udgift på ellevetusind

så kernen i det her lovforslag er i

som vi ved ikke virker nej som vi ved virker

fornuftigt og klogt synes jeg hvis man er oprigtig optaget af at løse den kæmpeudfordring vi har i det her land nemlig at sikre at vi fremover kan have en landbrugs og fødevareproduktion

godt vælge at sige at lige i år

kan man hver gang man synger en sang om arbejdspladser

forsøge at presse et flertal i folketinget til at opgive nødvendige miljømæssige tiltag

påfører man jo så bare sine børn og børnebørn jeg tror det var det konservative

være med at efterlade regningen i børneværelset det skal man tænke på

snakker om miljø

derfor støtter enhedslisten altså det her meget lille lovforslag som jeg tror det vil være mest rigtigt

selv der brugte ordene at arbejdspladserne fosser ud af landet

ikke sagt at efterafgrøder ikke virker og som ordføreren

om de ekstreme og særlige situationer med regnfulde år

kan anlægges nok efterafgrøder og

sådan at den her dispensationsmulighed ikke har medført

det jeg kunne henvise til i min ordførertale ud fra de institutrapporter som ligger

bliver belastet så er det da underligt er man ikke

de kan gødske fornuftigt for at få nogle fornuftige afgrøder når det ikke belaster miljøet

præcis som de gjorde da vi havde en venstreledet regering men lad mig så bare sige jamen hvis vi er enige om at efterafgrøder virker og man så i nogle år ikke kan benytte sig af efterafgrøder fordi der er for meget regn er det så ikke logisk at man de år må gøre noget andet

bonnesen sådan at det er venstres opfattelse

når vi i de kommende år får kraftigere regnvejr end vi har haft tidligere

være anledning til at droppe en række af de miljøkrav vi har stillet

så går det nok af sig selv

med den her sag at gøre lige nu den teoretiske slutning som enhedslistens ordfører her

ud fra den rapport jeg har kunnet

viser rapporten ikke ud i vandmiljøet

miljøet at bruge de her dispensationsmuligheder

at dyrke sine afgrøder så kan vi ikke dreje den

når andre mennesker ikke siger det man synes de skulle sige det er ok

af venstre har hørt hvad jeg har sagt så det går nok

at efterafgrøder virker

herre erling bonnesen har selv bekræftet at det er

altså nødt til at gøre noget andet for at kompensere for den effekt man ville

skulle man et enkelt år eller to opnå et overgennemsnitligt godt resultat

at levere det man vistnok kalder økologisk god tilstand i vandet og så er det

mig at se ikke en diskussion om hvorvidt efterafgrøder virker eller ikke virker

synes jeg vi skal tage på et andet tidspunkt det er heller ikke en diskussion om hvorvidt en yderligere omkostning på op til ellevetusind kroner for den enkelte landmand vil vælte dansk landbrug eller ej det har det også udviklet sig til og for mig at se er det vigtige heller ikke en diskussion om arbejdspladser der fosser ud af landet eller ikke

det jeg synes man kan undre sig over er at l en hundrede og otte og fyrre bliver fremsat i dag ganske få uger før natur og landbrugskommissionen forventes at offentliggøre resultatet af deres arbejde jeg kan så måske desværre undre mig mindre over at at l en hundrede og otte og fyrre synes at være endnu en

kan producere effektivt og konkurrencedygtigt vi ved jo at de nuværende gødskningsregler i forvejen hvert eneste år

et milliardtab for dansk landbrug jeg synes også det er ærgerligt

handler om hvorvidt regler skal overholdes eller ikke overholdes det handler om nogle ganske fornuftige bestemmelser som hidtil har været gældende i form af nogle dispensationsmuligheder i forbindelse med ekstremt vejr hertil kommer så at forslaget vil give ministeren en række bemyndigelser til fastsættelse af nye regler om

jordbrugeren automatisk får nedsat kvælstofkvoten hvis kravet om at udlægge efterafgrøder ikke opfyldes konsekvensen

at man får et mindre udbytte afgrøderne skal med andre ord undergødskes og sulte selv om den øgede kvælstoftilførsel ikke ville indebære nødig udledning der er altså ikke tale om forhold som landmændene selv har indflydelse på og alligevel

fratage denne mulighed for dispensation jeg synes man

undre sig over at regeringen ser det nødvendigt at ophæve dispensationsmuligheden en mulighed som bygger på sund fornuft og en grundlæggende forståelse for at landbrugets produktionsvilkår også er

det er ikke et retskrav i liberal alliance tolker vi derfor det fremsatte lovforslag

i forlængelse af regeringens ønske om at afvikle dansk landbrug jeg har simpelt hen ikke mødt et eneste forslag fra den her regering som lægger op til at dansk landbrug er et erhverv vi ønsker i danmark og et erhverv vi ønsker at styrke vi ønsker i liberal alliance ikke at bidrage til afviklingen af dette erhverv vel vidende at lige præcis det her

der vil være den definitive afvikling men det er et skridt i den retning og vi ønsker det slet ikke når vi ikke kan se at det faglige grundlag er i orden

ganske få uger før natur og landbrugskommissionen offentliggør deres anbefalinger jeg synes det ville have klædt regeringen at afvente natur og landbrugskommissionens anbefalinger vi håber i liberal alliance meget på at der vil blive lagt op til et nyt styrings og reguleringsregime i forhold til dansk landbrug et paradigmeskift der gør at vi kan løfte blikket fra de mange små regler og de mange små former for detailstyring som lagt oven på hinanden og i forlængelse af hinanden

om hvorvidt der skal være efterafgrøder eller ej

det handler heller ikke om hvorvidt man skal overholde reglerne eller ej jeg går ud fra

med det her lovforslag er at fjerne nogle dispensationsordninger der faktisk er ganske fornuftige konsekvensen af lovforslaget er altså at vi forringer landbrugets konkurrencevilkår

foretager opstramninger af reglerne for gødskning og for plantning af efterafgrøder ministeren foreslår at fjerne den

således at jordbrugere i tilfælde af at er meget kraftig regn

mulighed for efterfølgende at eftergødske

så ikke får den samme mulighed for for eksempel at dyrke majs og kartofler som han har

måske nogle der trækker på skuldrene af og siger det er så en konsekvens det gør vi i miljøets hellige navn jeg har bare svært ved forstå at det virkelig kan være fornuftigt at indføre

vil jeg også gøre det meget kort og klart vi kan ikke støtte lovforslaget som det foreligger nu vi synes det virker uigennemtænkt at man kommer med et forslag

samtidig med at ministeren selv har nedsat en natur og landbrugskommission

netop har til formål at se på det samlede regelsæt jeg forstår

ikke hvorfor man kommer med en pisk nu nogle vil så sige

og så komme med et gennemtænkt forslag

både til ministeren og til de partier der er positive over for det her lovforslag at vi gerne

får lavet et nyt regelsæt også et bedre regelsæt end det vi har i dag men det må være med sagligheden i front og det må altså være med et helhedssyn hvor vi prøver at se tingene i en sammenhæng og ikke kommer med sådan et enkelt forslag som efter min mening i sidste ende kan gøre mere skade end det kan gøre gavn så vi kan ikke

hvis landmanden ikke gjorde noget af efterafgrøder det sidste man kunne gøre og

de høringssvar der er afgivet

jordbrugere der har majs og kartoffelproduktion vil kunne komme i en meget meget vanskelig situation med det lovforslag som er som er her fordi der ikke bliver mulighed for at eftergødske det synes jeg er et problem

synes er et stort problem med lovforslaget er er

vanskelige vilkår for

jeg

har mulighed for at etablere efterafgrøder

vi gør det bare smartere med det her lovforslag målet er at vi lever op

for at gøre de her fem forskellige ting

vejret er dårligt over på landmanden og ikke benytter de dispensationsmuligheder som vi valgte at give i det lovforslag der oprindelig kom

sige til fru lotte rod at vi kan have en diskussion om at det er fint at man forsøger at pynte lidt på tingene og give nogle

alternativer men det rører jo ikke ved den problemstilling der er

sige vælger at sige at det er landmandens skyld at vejret er dårligt tænk hvis den nuværende regering sagde til københavns kommune at det

frank jensen og københavns kommune der så skulle have ansvaret for at få ryddet op i

er jo forsikringstagere i hele landet der i dag betaler for det derfor synes jeg

eller andet sted er meget forkert at man sender hele regningen for dårligt vejr videre til landmænd

er

lukke et hul der har vist sig i reglerne om efterafgrøder

tab af arbejdspladser og lukning af landbruget

alligevel er godt klaret flere har

regeringen har gang i i har nedsat en natur og landbrugskommission hvorfor

er en syltekrukke verden stopper ikke mens den kommission arbejder den skal arbejde hurtigt den skal give os nogle gode kloge balancerede svar på hvordan vi sikrer en fremtid med både natur og et godt landbrug i det her land men det er ikke ensbetydende med at verden skal stå stille vi bryder os ikke om syltekrukker

det er nemt nok hver gang der kommer et eller andet

er utilfreds med synes det er noget natur og landbrugskommissionen skal tage sig

hvor problemerne er nødt til at blive løst og det her er

mange der har sagt

handler om at fjerne en dispensationsmulighed for nogle landmænd nej

handler om her er at gøre dispensationen overflødig sagen er

skal vi udlede mindre kvælstof fra landbruget

i den her lovgivning er der seks muligheder den enkelte landmand kan vælge mellem seks muligheder han kan udlægge mellemafgrøder han kan udlægge efterafgrøder hos en anden jordbruger

han kan udlægge energiafgrøder og så kan han plante efterafgrøder hidtil har det været sådan at det var noget man gjorde i samme sæson så de fem alternativer til efterafgrøder

bidrage til en mindre udledning af kvælstof det er selvfølgelig ikke sjovt for den enkelte landmand at han ikke bidrager til fællesskabet men det er bestemt heller ikke sjovt for vandmiljøet derfor gør vi det på en anden måde nu og det

en anden måde vi siger at vi starter sæsonen der hvor man planter efterafgrøderne hvis det så ikke lykkes at plante efterafgrøderne fordi der kommer for meget regn

for at gøre balancen op på sit kvælstofregnskab

det er jo ikke det der er en ekstra byrde det får jo ikke nogen arbejdspladser til at fosse ud af landet det lukker ikke dansk landbrug

for nogle landmænd som ikke har kunnet reducere med det de gerne ville

fald skulle på baggrund af vejret så jeg synes det er vigtigt at vi får taget det her på den måde

kigge lidt praktisk på det for

jo egentlig at efterafgrøderne virker

det er jo også noget der er vedtaget under den tidligere regering men det ændrer da ikke ved at vi selvfølgelig

en fælles interesse i at lukke

vi har jo et fælles mål om at reducere

kunne gøre noget ved det jeg mener sådan set at vi med det her lovforslag

forhøjer kvælstofkvoten på grund af vejrlig

har givet landmanden nogle alternative muligheder det kommer til at betyde at vi får reduceret mere kvælstofudledning og det er jo rigtig godt

om nitratdirektivet og det er også ret positivt

kan den enkelte landmand altså gøre det her og

en god sæson med gode afgrøder

steen gade i at det er rigtig praktisk at man skal indberette nogenlunde samtidig med at man udfører den handling der skal indberettes så er det nemmere at huske

halvandet år efter det kan man selvfølgelig godt kalde en byrde men samlet set vil jeg sige at der altså

det handler om at gøre tingene smartere

hundrede og firs grader så det er derfor vi selvfølgelig har fremhævet

er god grund til at få set på det

tage den sidste del ind i debatten som ministeren

muligheder der er det her dårlige vejr

har kunnet udlægge nok efterafgrøder

give landmanden muligheden for at gødske sine afgrøder

lægges over i natur og landbrugskommissionen på trods af at det er noget der kan sættes i værk med det samme

i den nuværende lovgivning

at man både i våde og tørre efterår

helt ind til kernen er det så ikke underligt

man ikke give landmanden lov til at gødske afgrøderne så de kan få

skal have for at udvikle sig er det ikke underligt

man ikke give landmanden mulighed for at gødske sine afgrøder

der tager polemik med ind i debatten

at det at der ikke er efterafgrøder ikke skulle skade vandmiljøet selvfølgelig

det vil sige at når der ikke er efterafgrøder

udledningen af kvælstof at der ikke er efterafgrøder

så har vi de her ekstreme tilfælde hvor man har

situationer hvor man giver nogle dispensationsmuligheder

at landmændene fik den ene dispensation efter den anden

er jo tilfælde hvor der har været en ekstrem vejrsituation og man har givet helt op til syv tusind

at diskutere når der er givet syv tusind dispensationer

man skal lave en lovændring og det havde været en interessant diskussion at tage når landbrugskommissionen kommer

hvordan kan vi komme ud over det her så vi ikke kommer til at se at vi skal give de her mange dispensationer

har seks forskellige valgmuligheder

men her har vi en lovgivning hvor man kan vælge mellem seks forskellige

plante efterafgrøder et andet sted hvor det sikkert har været lige så skidt vejr

planlægge sig ud af det på en eller anden vis men tro mig der vil komme situationer hvor der vil være landmænd der står

for at stå på talerstolen i forbindelse med min ordførertale da vi stod i to tusind og ti og

var det virkelig ekstremt landmændene ikke køre på deres arealer og det var altså i lange perioder der var de her oversvømmede områder og der mener jeg

selv om vi har nogle miljømål vi gerne vil opnå

enige om at nå vores miljømål skal vi også gå efter dem

bør have muligheden for at give en dispensation når vi står med så ekstreme tilfælde

bare ministeren er ministeren ikke enig i det vi vil gerne diskutere om det skal være syv tusind dispensationer

landmanden ikke kan komme på markerne

hvis landmanden ikke kan komme på marken med efterafgrøderne om efteråret har han mulighed for

tage sikkerhedssele på eller have en airbag vel

rent faktisk seks forskellige valgmuligheder det handler

udlægge mellemafgrøder man kan udlægge efterafgrøder hos en anden jordbruger man kan nedsætte sin kvælstofnorm

og man kan udlægge energiafgrøder det er de fem andre muligheder der er

skulle regne væk om efteråret vi ved jo også godt i regeringen at det nogle gange regner rigtig meget

det kan være rigtig rigtig svært at komme ud med traktoren derfor er vi rigtig glade for nu at kunne vende det her om så man kan starte med efterafgrøderne virker det ikke har man fem andre muligheder

opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den enogtyvende februar to tusind og tretten

ordføreren for forespørgerne herre kristian pihl

bedt om at redegøre for hvad regeringen har tænkt sig at gøre for at opfylde løfterne til vælgerne om at nedsætte priserne på den kollektive

som det sikkert er anmelderne af forespørgslen bekendt

har regeringen sammen med dansk folkeparti og enhedslisten indgået aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik heri afsættes årligt mere end seks hundrede million kroner til takstnedsættelser i den kollektive trafik aftalen sikrer

i form af en takstnedsættelse på tyve procent uden for myldretiden et nyt ungdomskort introrabat på rejsekort øgede muligheder for prisdifferentiering hos togoperatørerne og rabat for særlige passagerer i fjernbusserne hver især bidrager dette til billigere billetter i den kollektive trafik og gør det mere attraktivt for flere danskere at bruge den kollektive trafik det betyder at flere rent faktisk vælger at bruge den hvilket selvfølgelig også er

i tråd med regeringens politik jeg vil gerne knytte et par kommentarer til takstnedsættelserne uden for myldretiden og

nye ungdomskort takstnedsættelser uden for myldretiden er målrettede takstnedsættelser der sikrer at vi med de til rådighed værende midler får den størst mulige

var delt ud over det hele er med til

og vi har faktisk kunnet regne ud at det vil betyde noget i retning af en passagervækst på

det tilbud som de fem partier giver

det sikrer at unge på ungdomsuddannelserne og studerende på de videregående uddannelser

billigere og mere attraktiv kollektiv trafik for den enkelte er det et godt tilbud og jeg tror også på

meget kort fortalt sige at regeringen er godt tilfreds med aftalen om bedre og billigere

et alternativ til bilen jeg er selvfølgelig også tilfreds med den interesse som

der blev ofret så meget opmærksomhed på da de selv havde regeringsansvaret men som det er alle bekendt er det sådan at der er større glæde i himlen over en

i efteråret to tusind og elleve

det er med god grund men et blandt de mange løftebrud skiller sig

meget højt profilerede løfte fra socialdemokraterne og socialistisk folkeparti om en dramatisk sænkning af billetpriserne i den kollektive trafik hvem husker ikke det fælles s s sf oplæg der hedder fair forandring

villy søvndal venstre noterer sig at regeringen ikke tilnærmelsesvis har indfriet de klare valgløfter om lavere billetpriser

helle thorning schmidt og herre villy søvndal i deres egenskab af partiledere udstedte før valget s og sf lovede en markant sænkning af prisen

den kollektive trafik i myldretiden

der var rigtig mange forventningsfulde vælgere der kvitterede ved at stemme på de to røde partier det er der ingen tvivl om

blandt andet følgende tyve procent lavere pris på abonnementskort uden for det gamle ht område altså i resten af landet fyrre procent lavere pris på abonnementskort i det gamle ht område og fem og tyve procent lavere pris på klippekort i det gamle ht område desuden blev der helt konkret lovet en pris på blot ti kroner for korte rejser for brugere af klippekort i hovedstadsområdet

og klokkeklare løfter om billigere rejser

hvor det meget store antal pendlere skal til og fra arbejde eller til uddannelse hvad er der så sket siden valget realiteten er at billetpriserne siden valget i efteråret to tusind og elleve er steget to gange senest i januar to tusind og tretten endvidere har regeringen besluttet at indføre takstnedsættelser i lokaltrafikken uden for myldretiderne svarende til tyve

kommer det store antal forventningsfulde pendlere til gavn derfor kan det ikke undre nogen at tusindvis af pendlere føler sig godt og grundigt snydt

faktisk kan man med god grund tale om et kollektivt løftebrud af historiske dimensioner der er vel at mærke ikke tale om løfter udstedt af enkelte folketingskandidater eller ordførere nej der er tale om løfter der udstedt af selveste partilederne for s og sf hvad har vi andre så lovet i valgkampen faldt vi også for fristelsen til at udstede velklingende løfter til pendlerne for at score nogle stemmer op til valget nej venstre gik til valg på at fastholde det takstloft der trådte i kraft med virkning fra to tusind og otte som et effektivt værn imod de tidligere kraftige årlige stigninger i billetpriserne

og holde fast i men vi afholder os fuldstændig fra at foregøgle passagererne at vi vil sænke priserne i myldretiden

til målrettede investeringer i den kollektive trafik herunder vil vi sætte kunderne

og sikre en langt bedre sammenhæng mellem busser og tog lad os nu tilføre debatten om den kollektive trafik noget realisme noget troværdighed og fokus på bedre service for de

at befolkningen kan have tillid til at de løfter og mål der fremføres af os politikere før valgene også gælder

også gælder den kollektive trafik på denne baggrund vil jeg gerne på vegne af venstre liberal alliance og det konservative folkeparti fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget noterer sig at regeringen ikke tilnærmelsesvis har indfriet de klare valgløfter fra socialdemokraterne og socialistisk folkeparti om en markant sænkning af prisen på kollektiv trafik i så vel myldretiden som uden for myldretiden løfterne fra oplægget fair forandring inkluderer

abonnementskort uden for det gamle ht område fyrre procent lavere pris på abonnementskort i det gamle ht område og fem og tyve procent lavere pris på klippekort i det gamle ht område fakta er at billetpriserne siden valget i efteråret to tusind og elleve er steget to gange senest i januar to tusind og tretten endvidere har regeringen besluttet at indføre takstnedsættelser i lokaltrafikken uden for myldretiderne svarende til tyve

folketinget opfordrer regeringen til at fastholde det takstloft der trådte i kraft med virkning fra to tusind og otte som et effektivt værn

at tale om en sand udbryderkonge

i hele kongeriget lovet asfaltering nye veje motorvejsopkobling dybere havne ja snart sagt hvad som helst er der lovet

tror at det vi skal bruge vores kræfter på i dag er at tale om hvad vi rent faktisk

hvad vi er lykkedes med og ja den siddende regering

venstre havde regeringsmagten fra to tusind

også noteret mig herre rasmus prehn er indimellem og det hilser jeg meget velkommen men

være ude at se på projekter er jo ikke det samme som at love det bliver indfriet i morgen når vi taler trafikplanlægning er det altså vigtigt at have det lange perspektiv for øje og noget kan gennemføres hurtigt

fem seks ja helt op til ti år men det er bare vigtigt at vi

orienteret jeg synes det er at fjerne fokus fra den her vigtige debat det er således at priserne i den kollektive trafik faktisk steg allermest i de sidste år under nyrupregeringen

fortsatte så med at stige sådan rimelig markant i de første år vk regeringen indtil vi i to tusind og syv sagde at nu skulle det have en ende med de ret kraftige årlige stigninger i billetpriserne derfor vedtog vi takstloftet

det er jo netop værnet imod at priserne stiger

prisudviklingen på lønninger dieselolie og så videre så takstloftet er vi utrolig glade for og det forstår vi at

i billetpriserne i myldretiden

kan venstres ordfører så bekræfte at der var tale om at priserne i den kollektive trafik steg med hele fire og halvtreds

fordi man har en yderst dårlig sag hos socialdemokraterne at aflede opmærksomheden fra dagens emne nemlig priserne i den kollektive trafik

det er formentlig korrekt

første del af vk regeringens regeringsår men hvis herre rasmus prehn går to tre år tilbage vil han se at prisstigningerne i den sidste del af nyrupregeringens tid var endnu større derfor tog vi bestik af situationen på et tidspunkt omkring to tusind og seks

og indførte et takstloft som netop gjorde at priserne ikke fortsatte deres himmelflugt år for år det takstloft har faktisk

og det holder vi fast i det var det vi gik til valg

gik til valg på at sænke priserne med tyve

priserne steget i myldretiden

venstres ordfører anser det for at være et effektivt værn mod prisstigninger

priserne i den kollektive trafik er steget to gange jamen det er de jo netop på grund af takststigningsloftet så jeg synes ikke lige der er en sammenhæng i argumentationen der

er gået ud i valgkampen og det

og det der er sket efter valget er at taksterne er steget to gange det har vi ikke noget problem med i venstre

med takstloftet som vi er garanter for men det der adskiller de røde partier fra os er at

andre steder som er dybt skuffede over

måttet opleve at taksterne er steget to gange det står vi på mål for for det var det vi gik

massive skattekroner på at sænke taksterne kunstigt i den kollektive trafik vi vil hellere bruge de penge vi kan skrabe sammen

og at det er ok at brugerne af den kollektive trafik herunder de pendlere som jeg

ordfører har en veneration for kan se frem til kommende prisstigninger hvert evig eneste år i henhold til det takststigningsloft som jo er omdrejningspunktet for venstre så vil venstres ordfører bekræfte nemlig at brugerne af den kollektive trafik i årene fremover

og især da hvis venstre kommer tilbage til regeringsmagten kan se frem til stigende priser

vi holder fast i takstloftet som vores politik

at sænke taksterne med men det har vi bare ikke og vi skal bare tænke på at hver gang

er det andres penge der skal bruges til det der skylder enhedslisten og andre jo at fortælle hvem der skal betale gildet skal det være de bilister som i forvejen plukkes for over fyrre milliard kroner om året og som er fuldstændig afhængige af deres bil

arbejde eller uddannelse eller er det skatteyderne som i forvejen har et af verdens højeste skattetryk

også pege på hvem der skal betale regningen ellers er det det jeg kalder en gratis omgang derfor siger venstre åbent og ærligt vi holder fast i takstloftet som gør at taksterne ikke stiger mere end det som folks lønninger og det almindelige prisniveau i samfundet udvikler sig med

skal det forstås sådan at skatteyderne ikke på nogen måde må bidrage til den kollektive trafik i danmark og betyder det så at alle udgifter til den kollektive trafik

gå ind og understøtte den kollektive trafik vi har nogle steder i landet hvor det er en bragende underskudsforretning at køre med busser og tog vi har bare bestemt

sammenhængende land så der kører vi med busser og tog og så bliver regningen jo betalt af skatteyderne eksempelvis

og det er også en politik vi har stået bag vi ønsker så bare en effektivisering af dsb så vi forhåbentlig kan få det beløb nedbragt og bruge pengene på nogle fremadrettede investeringer der bliver også støttet massivt i den kollektive busdrift landet over det er jo

skattekroner og det synes vi også er fint vi siger bare at

så herre jonas dahl har fordrejet mine ord fuldstændig selvfølgelig er vi nødt til understøtte den kollektive trafik for det er en underskudsforretning mange steder men hvis vi gør en fælles indsats

for eksempel ved at vi spørger til prisen på togdriften rundtomkring i landet

sandheden er jo at i løbet af nullerne da de borgerlige sad

sad med ved bordet ovre i trafikministeriet sugede man jo penge ud af dsb det er jo sandheden og samtidig steg priserne i øvrigt i den kollektive trafik med næsten halvtreds

synes venstre også bliver nødt til at forklare

jeg vil gerne stå på mål for at vi rent faktisk har lykkedes med at sænke priserne i den kollektive trafik med tyve procent i myldretiden

men hvordan har herre kristian pihl lorentzen det med at priserne steg næsten halvtreds procent

stort gode for passagererne at de ved at taksterne ikke

fuldstændig fordrejet faktum er at dsb får næsten fire milliard kroner fra staten om året

når vi får effektiviseret dsb

i fuld gang med og det hilser vi meget velkommen

nogle af de penge som herre jonas dahl siger blev suget ud af dsb

den danske stat at få noget tilbagebetaling fra dsb for at der ikke skulle ske en konkurrenceforvridning fordi dsb på mange måder har en monopolstatus

historieskrivning det er overskriften på et debatindlæg i

skrevet af ingen ringere end venstres ordfører herre kristian pihl lorentzen venstres ordfører synes altså i

det er vigtigt at understrege at venstre ikke vil bruge kræfterne på at pege fingre historisk men hellere vil tale om løsningerne

nu er indkaldt til en forespørgselsdebat og at høre venstres ordfører stå her og bruge hele sin taletid på at pege fingre og tale historieskrivning venstres ordfører gør altså det stik modsatte af hvad han i offentligheden giver udtryk for han er optaget af venstres ordfører er ikke optaget af løsninger han er optaget af historieskrivning så han kan pege fingre vi står også med et

fremsat af de højreorienterede partier handler det om hvad man selv har på hjerte

og alene historieskrivning det er ene og alene pegen fingre af hvad andre har gjort men vi kommer ikke uden om det når det er

venstres ordfører i høj grad har lagt op til

gå det igennem det er sådan set sådan med den nuværende politik inden for kollektiv trafik

for første gang i mange år sker at vi rent faktisk sætter priserne ned i den kollektive trafik mens kvaliteten og kapaciteten får et betydeligt løft

venstre og konservatives regering fra to tusind og et til to tusind og elleve havde vi ti lange og mørke år med dyrere og dårligere kollektiv trafik statsminister anders fogh rasmussen fjernede som noget af det første et tilskud på

million kroner årligt til billigere kollektiv trafik som nyrupregeringen havde gennemført fra to tusind og et til to tusind og elleve steg priserne eksplosivt således var den gennemsnitlige prisstigning i hovedstadsområdet på hele fire og halvtreds

i samme periode led den kollektive trafik under et vældigt kvalitetstab der var færre afgange der var problemer med

flere områder der helt mistede deres egen bus og rutebilsbetjening det var blandt de problemer som voksede frem mens venstre og konservative havde det politiske ansvar

og regeringen står i al beskedenhed for det modsatte nemlig bedre og billigere kollektiv trafik regeringen enhedslisten og dansk folkeparti sikrer igennem den aftale vi har indgået her i sommer

afsættes en hel milliard kroner årligt til den kollektive trafik

med tyve procent om aftenen og i weekenden i lokaltrafikken og til indførelse af et nyt ungdomskort så alle unge seksten til nitten

kan få rabat og så alle på en ungdomsuddannelse kan få rabat og så alle studerende ved videregående uddannelser kan få rabat vi afsætter også en pulje på hele syv og halvtreds million kroner til målrettede initiativer i yderområderne og vi sikrer at de sociale rabatter i landets fjernbusser fastholdes de her takstreduktioner forventes i sig selv at øge passagerantallet i den kollektive trafik med tre fire procent fra socialdemokratisk side er vi stærkt optaget af at fortsætte arbejdet med at gøre den kollektive trafik langt mere attraktiv for os socialdemokrater er målet at flere vælger den kollektive trafik frem for bilen til gavn for mindre trængsel bedre miljø og klima

og stolte over at regeringen er i fuld gang med at løfte det her område der sker elektrificering af jernbanenettet

helt i stå i de ti år den tidligere regering havde magten der sker indkøb af elektriske tog og andet nyt materiel hurtigere og mere rettidige tog bedre og mere sammenhængende organisering af de forskellige trafikselskaber og aktører det er noget der er i fuld gang flere afgange i den københavnske metro er der sat penge af til satsning på letbaner i landets største byer busbaner så landets bybusser kan komme hurtigere og uforstyrret frem ja der er også sat penge af til supercykelstier der skal hænge sammen med

der aldrig er blevet gjort så meget i danmark for at sikre bedre og billigere

af dansk folkeparti det radikale venstre socialistisk folkeparti enhedslisten

forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at regeringen enhedslisten og dansk folkeparti

juni to tusind og tolv har afsat en milliard kroner årligt til bedre og billigere kollektiv trafik penge der blandt andet anvendes til at nedsætte taksterne med tyve procent om aftenen og i weekenden i lokaltrafikken og til indførelse af et nyt ungdomskort så alle unge fra seksten til nitten år alle på en ungdomsuddannelse og alle studerende på de videregående uddannelser kan rejse billigt med kollektiv trafik samt en pulje på syv og halvtreds million kroner om året

i landets yderområder takstreduktionerne forventes i sig selv at øge

fire procent folketinget ønsker at fortsætte arbejdet med at gøre den kollektive trafik langt mere attraktiv folketinget har som mål at flere vælger den kollektive trafik frem for bilen til gavn for mindre trængsel bedre miljø

jeg er helt enig i at herinde i folketinget skal vi tænke fremadrettet

jeg forstår også godt at socialdemokraterne ikke er interesseret i at vi

vi er nødt til at genskabe troværdigheden til det politiske løfte om den kollektive trafik og det er jo virkelig et bragende løftebrud når man går fra

ville sænke priserne til fyrre procent i myldretiden til at de faktisk nu er steget to gange det forstår jeg godt at man er irriteret over

er vi nødt til at tage jeg synes også

høre på at man nærmest

denne regering har ofret så meget på kollektiv trafik som ingen sinde før

over halvdelen af halvfems milliard kroner på at fremme den kollektive trafik det

herre rasmus prehn at socialdemokraterne har indfriet det løfte

kollektiv trafik det er en hjertesag for os socialdemokrater

lidt tankevækkende at herre kristian pihl lorentzen sidder ved computeren og skriver det ene indlæg efter det andet om

over om nogen er kommet til at sige et eller andet uden at kunne holde det hundrede procent altså skulle vi ikke hellere tale om løsningerne

at vi kan nedsætte

taksterne med tyve procent uden for myldretiden det er et skridt i den rigtige retning det gælder også i weekenderne

lavet et endnu bedre ungdomskort

at man har bevilget penge til ungdomskortet det er faktisk en idé som

groet i venstres have og som vi var med til at søsætte i vores regeringstid

det er et gode for rigtig mange unge

der må føle sig snydt

titusindvis af pendlere i hovedstadsregionen

og andre steder kunne se frem til at nu skulle de have markant billigere billetter

så ender med at de kan få nogle billigere billetter hvis de kører om aftenen og

at man vil tænke det havde været endnu bedre hvis vi

kommet endnu mere i mål med nogle af de ambitioner vi havde på det her område men i politik er man nødt til at tage ét skridt ad gangen og de skridt vi har taget på det her område er faktisk

at forbedre ungdomskortet det er nemlig rigtig god politik

men sagen er den at med de ressourcer vi har til rådighed vil vi få mest ud af at sænke taksterne uden for myldretiden for det betyder at vi udnytter den samlede kapacitet

er det en god idé at lave en prisincitamentsstruktur der gør at nogle af dem der har muligheden for det studerende måske pensionister og andre

vælger at køre uden for myldretiden

rasmussen der sagde at man er nødt til at være realistisk at man er nødt til

forstå at vi har de penge vi har det må man så indstille sig på vi kom så til at diskutere

og sf havde udstedt i deres

forandring og det var jo sådan at

selvfølgelig også kom til at diskutere om det ikke var lidt vidtløftigt at love alt det når man nu engang

være meget opmærksomme på at

valget gennemfører vi efter valget jeg vil bare gerne spørge er det sådan at ordføreren vil oplyse for os

så i grunden helt præcis i kroner og øre koster at sænke prisen på klippekort i ht området med fem og

i kroner og øre at sænke prisen på abonnementskort i ht området

efter valget har vi faktisk lavet en bred aftale i folketinget med dansk folkeparti og enhedslisten

bedre og billigere kollektiv trafik

forslag der var før valget hang det jo sammen med at vi havde en ambition på det tidspunkt om at lave en en betalingsring eller en trængselsring som så skulle sikre at man fik nogle penge ind

lavede nærmest en kampagne med klistermærker alle mulige steder og så videre den idé er ikke blevet til noget

der mange der er glade for der er måske også nogle lidt skuffede over det

som vi havde regnet med derfor har vi fundet nogle andre penge

at svare på det modsatte af

det er ganske ganske roligt det helt almindelige tal

koster det helt præcis i kroner og øre at sænke prisen på

jeg vil sådan set bare gerne have at vide hvad man i grunden

forslag og jeg ved godt at venstre har siddet og regnet på noget de er jo i gang med at lave alle mulige forskellige regneeksempler og der har man fundet ud af at det ville koste op mod ti milliard kroner

de forslag som vi lancerede på det tidspunkt

at inden for det provenu man skulle kunne sikre med trængselsringen

vi så endt i en situation hvor vi har lukket leasinghullet

kollektiv trafik og vi bruger en halv milliard kroner på bedre kollektiv trafik

altså ikke penge nok til alt det vi gerne ville det er ærgerligt men det er trods alt et skridt i den rigtige retning og det er en sænkning af priserne i modsætning til i de ti år i mørke hvor den tidligere regering bare lod priserne stige med fire

det er rigtig godt for danmark at man ikke havde modet til at gennemføre den stribe af løfter

godt for danmark det er bare rigtig skidt

et

og en hel masse ting som er så urealistiske at listen faktisk er rigtig lang

i at man har snydt på vægten

herre leif mikkelsen var medlem af partiet venstre så valgte han at skifte over til et parti der hed ny alliance

liberal alliance så jeg tror egentlig at når det kommer til det med at løbe fra det man er gået til valg på så er der tale om

det er ikke noget der pynter og det kender vi også til

har haft hele vejen igennem jeg var nemlig i et parti som jeg

er enig med mig i at det er et problem for

gør noget helt andet er herre

så burde man jo virkelig leve op til de løfter som man har givet

forklare om det var en bestemt taktik

løfter hundrede procent er hvordan resultatet af

ambitioner men sammensætningen af folketinget og det forløb der var efterfølgende gjorde

både bedre og billigere kollektiv trafik

fra socialdemokraternes side i fair forandring lovede man

billigere for pendlerne

direkte og man skrev

for der er sket det stik modsatte priserne er steget for pendlerne nu

på på danmarks største pendlerstation roskilde station

jeg vil unde

fortæller mig og mener om det her vælgerbedrag

skete det stik modsatte hvad skal jeg svare disse pendlere fra roskilde der i den grad føler sig snydt

hundrede procent men vi leverer

man komme billigere fra roskilde til københavn og vælger man at bruge

rejsekort og andet kan man også opnå fordele så vi har arbejdet i retning af den ambition vi havde vi ville gerne have indfriet mere af vores ambition men vi er kommet igennem

også forbedre den påstår man men ude i landområderne

af den sjællandske storkreds hvor jeg nu kommer fra og

i denne regeringstid får deres busrute

billetpriserne på færgetrafikken til vores små

erhvervsliv kan overleve og så videre

dem i de små bysamfund der

nordjyllands trafikselskab hvor man har en lignende situation

sig med fleksture det har vist sig at være en rimelig stor succes man har nye tiltag under opsejling

den her pulje det har man også mulighed for

hvis det handler om hvornår der er blevet nedlagt flest busruter så tror jeg at venstre har en rigtig dårlig sag for fra to tusind og et til to tusind og elleve

der blev virkelig nedlagt mange ruter også mange flere end der

nu så jeg tror ikke at vi skal tage den konkurrence op

konstatere at der er tale om

sige til vælgerne næste gang man skal møde dem på en station

af dem der vil tage imod en en pjece

der blev ikke svaret før hvad koster en nedsættelse af priserne med fyrre procent på abonnementskort i det gamle ht område

så oven i købet ikke engang havde beregnet og finansieret det

tænketid på at gøre sig overvejelser om temperaturen her på talerstolen der er

at det var den der fokus på temperaturen der gjorde at herre hans andersen ikke hørte efter da jeg svarede på det spørgsmål som

stillede nemlig om hvad det koster altså vi havde jo

påregnet at vi kunne få en indtægt på trængselsringen på to milliard kroner inden for den ramme skulle vi være i stand til at indfri vores løfter så det var den beregning der lå til grund for det

i valgpjecer så

så ikke er dem der tager på arbejde hver dag der er imødekommet i den sidste aftale om billigere

og trængselsringen den havde vi før valget

efter valget havde vi jo lejlighed til at være i dialog med rigtig mange pendlere og noget af det der rent faktisk kom frem i den debat var at mange pendlere sagde prøv at høre det er egentlig vigtigere for os at vi kan få et tog der kører til tiden

er en siddeplads end det er at billetten bliver billigere jeg ved ikke hvordan det er med partiet venstre men vi har det sådan

borgerne kommer med et indspark og siger prøv at

at toget kører til tiden og at der er en siddeplads

da vi så kun havde den her halve milliard kroner til at sænke

behov for det blandt andet unge mennesker

der har mulighed for at køre uden for myldretiden

i myldretiden til fordel for de mange pendlere der

hans andersen kommer fra eller fra roskilde hvor

og så vil jeg godt høre hvad var formålet for socialdemokratiet og sf med i

fair forandring at skrive at man ville sænke priserne med

og med tyve procent for klippekort hvad var formålet med at love så dramatiske prissænkninger

trafik bare var steget og steget det var mens

de konservative sad i regering og venstre sad i regering det var steget med fire og halvtreds procent i hovedstadsområdet mens den almindelige prisudvikling i den samme periode kun havde været på tre og tyve procent så vi var meget ambitiøse i forhold til at tage fat om det her problem

er trængselsproblemer i hovedstadsområdet så havde vi det her berømte forslag om trængselsringen og der var tanken så at ved at betale i trængselsringen

så kender vi historien der var ikke opbakning til den trængselsring nu har vi fundet en trafikmilliard

vi får bedre og billigere kollektiv trafik

med politiske gaver stem på os og så sænker vi dine daglige omkostninger

men det var jo et bedrag og var det socialdemokratiet og sf egentlig gjorde ikke et stort bedrag og er det ikke helt rimeligt at dem der bruger

være i dialog med ikke bare hundredvis men i tusindvis af pendlere og det de sagde til os var jamen prøv at høre det er faktisk

for os vigtigere at kunne få en siddeplads i vores tog og at der er tog til tiden det er blevet meget ringere i de ti år vi har haft venstre og konservative ved magten de har ikke prioriteret den

til at få en siddeplads længere så løs det problem før det med priserne da vi havde en milliard kroner at gøre godt med

vi har været i en rigtig god dialog med pendlerne og ud fra de forudsætninger vi har haft

nødvendig debat der ligger to forslag til vedtagelse og dansk folkeparti

støtte begge forslag vi kunne sagtens støtte forslaget fra venstre de konservative og liberal alliance

at socialistisk folkeparti og socialdemokratiet op til valget i september to tusind og elleve lancerede valgflæsk

skulle falde med fyrre procent i københavn og med tyve procent i provinsen det er et faktum da regeringen så kom til blev der sat nye rekorder i rygsvømning og bortforklaringer i regeringsgrundlaget

at der skal være en billigere kollektiv trafik

vedtagelse fastslår det vil jeg gerne understrege at dansk folkeparti er hundrede procent enige i

er det jo fordi vi i juni sidste år indgik en aftale

vi gik i dansk folkeparti ind og tog det medansvar

at hænge os i historikken

ungdomskortet det såkaldte

for tre hundrede million kroner årligt det kan der så nok også blive brug for kan man sige med udsigten til nedskæringer i deres

og vi har sikret at pensionister studerende og børn fortsat kan få rabat i fjernbusserne

i dansk folkeparti tilfredse med det her resultat det er jo ikke os der har givet løfter om billigere priser i den kollektive trafik i myldretiden

optagede af at omkostningerne bliver holdt i ro så prisen ikke stiger mere end nødvendigt og derfor støtter vi naturligvis en fortsættelse af takstloftet rejsekortet er et kapitel for sig

for mange blevet en fordyrelse

movia at

ind på rejsekortets økonomi den taler næsten for sig selv

i hvert fald vigtigt at der kommer styr på omkostningerne så vi ikke får en ny ic4 skandale

dansk folkeparti heller ikke hvorfor regeringen her fra nytår lader lønsumsafgiften på den kollektive trafik stige

procent til fire procent

l en og firs som dansk folkeparti

det kommer altså til at koste trafikselskaberne knap fem og tres million kroner

de skærer i forvejen ned på deres bidrag til trafikselskaberne og så skal det enten finansieres stigende billetpriser

færre busruter det er sådan en beslutning der i min optik

det gode samarbejde vi ellers har omkring bedre og billigere kollektiv trafik

således at operatørerne bliver belønnet for at trække flere passagerer til

man tænker ind i de nye aftaler der skal laves

tager dansk folkeparti naturligvis gerne et

mikkelsen sige at man havde lært af det men hvad vi ikke hørte noget om

i kroner og øre at sænke prisen på klippekort i ht området med fem og tyve

som s og sf lovede før valget

ikke få svar på man havde end ikke undersøgt det nu glæder vi os selvfølgelig til at ministeren senere i debatten

ministeren svarer på de

dansk folkepartis ordfører om man i de forhandlinger man har haft hvordan man skulle bruge pengene

der kunne have sneget sig en oplysning ind som vi i folketinget endnu ikke

blevet viderebragt til dansk folkeparti og så er det jo korrekt

i samme båd hvad det angår så må vi jo vente på

betalingsmuren eller hvad man nu ønsker at kalde den

en bedre og billigere kollektiv trafik det var jo netop et af punkterne for dansk folkeparti da vi gik ind i den dialog

trængselsringen var død og borte og derfor var det selvfølgelig slet ikke

et samtaleemne hvad den kunne

og ikke tør gå på talerstolen

lokalsamfund og jeg har haft kontakt med mange

billetpriserne

men det var ikke noget der kunne blive plads til i den her omgang vi har jo selv tidligere

en pulje på finansloven sammen med den daværende vk regering og den så vi da meget gerne blive etableret igen med hensyn til busdøden i udkantsområderne

en og firs som netop gør at lønsumsafgiften stiger

min ordførertale og det vil føre til lukning af buslinjer jeg har ikke fantasi til at tro at de hårdt trængte kommuner vil kompensere trafikselskaberne

og billigere kollektiv trafik afsat syv og halvtreds million kroner årligt

bruge en billigere billetpris til hvis først buslinjen buslinjen er nedlagt

kan komme med nogle rigtig gode ideer til hvordan man får genetableret nogle af de her

ikke på foranledning af dansk folkeparti i hvert fald vi har kæmpet meget for at det ikke skulle være sådan men på foranledning af de kommuner og trafikselskaber som sidder med økonomien derude

være med til at støtte op omkring nogle projekter i udkantsdanmark hvis man ønsker at etablere en busrute

også i udkantsområderne så det er

med den anden side af salen

det jo interessant i dag at spørge ordføreren om

også føle os godt tilpas i herre leif mikkelsens selskab hvis det gavner borgerne i danmark så jo vi har det godt med at vi kan

bruge en milliard årligt på at forbedre den kollektive trafik til glæde og gavn for pendlerne

og så videre til samfundet end det koster

er det ikke en speciel øvelse at være med til

område som bidrager voldsomt til alt andet end

registreringsafgiften eller andre afgifter

trængte bilisme i stedet for at bruge den til

hælde ud over den kollektive så er kommet til i det selskab

forbeholdt nogle nogle få mennesker

bruges og der ville vi gerne være med til at

mikkelsen har læst aftalen at der står i den at blandt andet fremtidige reguleringer af registreringsafgiften skal være udgiftsneutrale

har fået sat et fingeraftryk på fordi vi ikke bare har sat os ude på bænken eller endnu værre helt oppe på tilskuerpladserne og så

og underholdt med hvordan man skulle spille inde på banen vi går ind på banen

blandt andet forstår jeg at dansk folkeparti ikke står bag de her meget kontante løfter om dramatiske fald

kollektiv trafik og der kan man sådan set slet ikke identificere sig med regeringen så vidt jeg forstår det

derfor kan jeg da appellere til det kan nås endnu

men jeg vil også godt lige dvæle ved det herre kim christiansen sagde om et leasinghul

lukket det hul men det der bare

som stammer fra bilisterne og bilismen

kanalisere over i den kollektive trafik eller om man skulle

til gavn for de mange danskere som ikke kan bruge kollektiv trafik og som er hundrede procent afhængige af deres bil

omlægning af bilafgifterne for nu mangler den

den milliard som man nu bruger i regi af

trængslerne for de danske bilejere det kerer vi os også om i dansk folkeparti

har udmøntet en milliard kroner og skal gøre det i årene fremover til et formål som man måske ikke selv havde villet

kristian pihl lorentzen for så havde man jo fået medindflydelse på hvordan

at man har valgt at gå ind og tage noget indflydelse vi er bare overordnet uenige i

at man egentlig har snuppet nogle penge der hørte hjemme

bare høre om herre kim christiansen er opmærksom på at priserne for pensionistkort stiger og hvis pensionister gerne vil erhverve

bestille det på internettet der er det jo således at mange

faktisk ikke er på internettet og hvis ikke de er det skal de betale ekstra og have ekstra bøvl for at skaffe sig et rejsekort hvad synes

dansk folkeparti synes man det er en rimelig ordning man her har fået indført

kritisk over for rejsekortet og især de konsekvenser som det har for mange pensionister som jo ikke har den samme mulighed og flair for at gå på internettet som

meget barske vendinger også i forhold til at vi har set stigninger for nogle pensionistpendleres vedkommende på op til flere hundrede procent så der er jeg helt på linje med spørgeren det er selvfølgelig en problematik man skal

her forlig som vi snakker meget om i dag og

ligger længe længe efter hele

at betalingsringen jo altså ikke blev til noget og at det provenu

jo kun den halve milliard som som går til billigere kollektiv trafik

man ikke kan nå videre med det end

den her aftale mellem regeringen dansk folkeparti og enhedslisten

en udløber af at man ikke kunne finde et provenu det ene sted

kan meget vel være at det har været intentionerne men der vil jeg så bare

til forskel fra en direkte beskatning af folk der hver dag har behov for deres bil

deres arbejde er det her altså et hul man har lukket i leasinglovgivningen som

hvordan provenuet bliver tilvejebragt vil jeg sige til

bygger direkte på ruinerne af den betalingsring

folkeparti at ordet betalingsring i københavn

for at høre hvad regeringen vil gøre for at sætte priserne i den kollektive trafik

enhedslisten og dansk folkeparti fem hundrede million kroner årligt til udbygning af

grønne transportmidler og derudover seks hundrede million kroner årligt til at sætte priserne ned i den kollektive trafik

fra radikal side er vi især glade for at det her såkaldte

ordning hvor unge på ungdomsuddannelserne kan købe et billigt månedskort så de kan komme frem og tilbage til deres uddannelse og i øvrigt få rabat på ture hvis de tager mellem landsdele den tidligere regering har indført den her ordning som en forsøgsordning i to år så vidt jeg husker og den har vi altså sørget for at finde penge

til at gøre permanent vi er overbevist om at det er med til at få flere til at tage en uddannelse

også en hjælpende hånd til de unge som har meget langt til en uddannelse for at sikre at der også kommer bare lidt flere busser og lidt mere kollektiv trafik ud i landdistrikterne har vi sat godt tres million

om året til at lave nye tiltag i landdistrikterne så der også er en bus eller noget andet så man kan komme hen til en uddannelse

der afsat penge til at priserne i den kollektive trafik falder med tyve procent uden for myldretid analyser viser at det er her vi får flest nye passagerer over i den kollektive trafik vi forventer at der kommer tre fire procent flere passagerer med den nedsættelse vi har lavet

brugt alle de penge i myldretiden

vi kun fået en procent flere passagerer så det er også ud fra tanken om at få mest muligt for pengene at vi har valgt

uden for myldretid vi kan selvfølgelig støtte det forslag vedtagelse vi selv er med til at

ministeren kommer op igen men vi kan lede lidt efter de svar nogle andre steder hvis der er nogen der er

de svar og lige før kunne vi jo høre på herre rasmus prehn

ordfører at herre rasmus prehn

i kroner og øre at sænke prisen på klippekort i ht området med fem og tyve

i kroner og øre at sænke prisen på et abonnementskort i

ordfører sagde havde vi nu brugt det her i myldretiden så havde vi kun fået en procent mere

at forfølge de små spor der kan være og det kunne jo være at den radikale ordfører

de oplysninger vi nu ikke har kunnet få nemlig

at lave det her er den radikale ordfører bekendt med

i udvalget hvor herre hans christian schmidt også

jeg kan forstå at den radikale ordfører siger at den radikale ordfører

tallene med sig så er det jo tegn på at de trods alt er regnet ud og det er da altid et håb så så kan vi jo bede om og håbe på at ministeren vil komme op og forklare

ikke sådan at den radikale ordfører bare har en svag erindring om i hvilket leje

fyrre procent billigere billetpriser

at man i valgkampen lovede fyrre procent billigere priser i myldretiden

det synes jeg bare venstres forskellige folketingsmedlemmer skal give sig i kast med

noget er et løftebrud jeg vil forholde mig til det vi har gennemført og der har vi altså lavet takstnedsættelser for unge

så må man jo spørge de partier som

synes om det og hvad der skal gøres mere af det lige nu

jo i hvert fald ikke flere penge til det og det kommer der heller ikke hvis venstre får magten

jeg møder jo disse folk hver dag når jeg tager på arbejde her i folketinget og de er dybt

har fået de lavere priser som er blevet lovet dem som pendlere

er billetpriserne

i stedet for steget hvorfor har det radikale venstre ikke sikret disse buslinjers opretholdelse

herre flemming damgaard larsen skal forklare hvad venstre har tænkt sig at lave om hvis venstre får flertal igen eller venstre er med i et flertal igen

jeg må være interessant for vælgerne i roskilde at vide

herre flemming damgaard larsen vil give dem billigere billetter når nu der skal være nulvækst hvad angår øer og busser til mindre

er det jo altså kommunernes ansvar og der er lavet en udligningsreform der flytter fire hundrede million

stemt for men som altså i høj grad flytter penge til blandt andet landdistriktskommuner så de har nogle ekstra penge det er så op til de kommunalpolitikere man har stemt ind i de kommuner hvad de vil bruge pengene til det er jo den prioritering der skal foregå lokalt og som ikke foregår herindefra

at det var betalingsringen nu er der jo en partner mere på talerstolen som er forligspartner og derfor

man har kunnet omgå registreringsafgiften

med leasing og demobiler og det er nu lavet om og det giver så

var en diskussion om betalingsringen og at det skulle give nogle penge til den kollektive trafik og der valgte man

så den her løsning i stedet for så det er jo de to grundlag der er for det

sig gøre at indfri valgløfterne hvem er skurken så i det selskab

at de var nødt til at lave vælgerbedrag

det var alle partier enige om så har vi jo en økonomisk situation ud over det

jeg er meget glad for at vi trods alt har fundet nogle penge

jo nok svært skal jeg indrømme

dansk økonomi jo er blevet væsentlig forværret forværret for næsten hver dag der er gået siden folketingsvalget så der kommer nok heller ikke umiddelbart flere penge til at nedsætte taksterne

vi går ind for et byrdestop men jeg har noteret mig at herre andreas steenbergs

støtter disse ting så der er noget spændende

vide at komme med klare mål når engang valgkampen

jeg vil gerne spørge helt kontant mener den radikale ordfører at de klare løfter der er givet i

her efter valget det er det ene spørgsmål ja eller nej det andet spørgsmål

støtter det radikale venstre det takstloft der blev indført i 2007

bliver givet indtryk af at småøerne skal have lidt

og at vi skal have lidt flere busser ude i de små bysamfund og samtidig

at sige at sundhedsvæsenet skal have flere penge forskningen skal have flere penge

der bliver givet af venstre

takstloftet ja det stemte vi jo for og var med i en aftale om som herre kristian pihl lorentzen også var inde på

ordføreren også sagde er de

indfriet det var det første tak for det klare svar det andet er at man stadig væk støtter takstloftet tak for det svar derfor er naturligt at mit næste spørgsmål er kan det radikale venstre så ikke støtte

vedtagelse der foreligger nu for det er lige præcis de to elementer der er

at vi opfordrer regeringen til at videreføre takstloftet det må det radikale venstre

er det den anden tekst handler om

venstre lover ekstra penge

man vil få de penge når man samtidig vil holde en nulvækst

at diskutere hvad regeringen vil gøre for at opfylde sine løfter om billigere kollektiv trafik jeg synes egentlig også

til at starte et vist sted netop hvad

de borgerlige partier gjorde så lad os bare holde fast i den diskussion som

sad en borgerlig regering steg taksterne

derfor synes jeg også det klinger noget hult når man så nu siger

et problem at den nye regering har sænket priserne i den kollektive trafik uden for myldretiden med tyve procent jeg vedstår gerne at vi havde et valgløfte op til valget i to tusind og elleve

det viste sig at der var problemer med det derfor frafaldt vi

aftale med enhedslisten og dansk folkeparti det lykkedes os at sænke priserne i

kollektive trafik med små seks

faktisk det var et godt resultat jeg er ikke skuffet over det jeg havde gerne set

ikke man kan levere finansieringen og det kunne vi ikke med

noget hult når man så skal høre på venstres nulvækst og ambitioner om det ene eller

husker jeg meget tydeligt hvor en tidligere

venstrestatsminister herre anders fogh rasmussen lovede halvfems milliard

så jeg synes ærlig talt man skal feje en lille smule for egen dør men lad os nu holde fast i hvad det rent faktisk er vi står med i dag regeringen har afsat de her seks hundrede million kroner til den kollektive trafik det betyder at vi rent faktisk kommer til at bidrage med billigere billetter

gøre den kollektive trafik mere attraktiv det drejer sig blandt om vi får mere ud af at bruge pengene uden for myldretiden det handler også om at vi måske skal se lidt fremad i forhold til at få folk til at flytte sig væk fra myldretiden

mødetiden lidt mere ud således at nogle mødte lidt tidligere

give nogle kapacitetslettelser i forhold til den kollektive trafik og i forhold til den trængsel

hvis man ser på trængselskommissionens idékatalog som kom her for et par uger siden

trængselsringen som strandede sidste år men som faktisk betød at vi fik en trængselskommission som nu ser på den trængselsudfordring

bare igen konstatere at det havde venstre ingen svar på da man sad ved magten i sf ønsker vi at styrke den kollektive trafik og også andre miljørigtige transportformer

for at styrke den kollektive trafik med busser og tog men også for at gøre det lettere for cyklisterne

måske ville det være nemmere hvis vi fladede noget af jylland ud så der ikke var så mange bakker ligesom i københavn så kunne

en diskussion om hvad finansieringen ville være til det jeg tror dog det er relativt urealistisk men lad os derfor også fokusere på hvad der rent faktisk flytter noget vi kan gøre den kollektive trafik mere attraktiv det gør vi blandt andet med priserne

bedre indpasning af afgange det drejer sig om s togene det drejer sig også om de a busser der er

er et eksempel på hvordan hvordan vi hele tiden udvikler den kollektive trafik i danmark

bevæger os i den rigtige retning

til indvielsen af grenaa odder banen i aarhus som igen er et eksempel på hvordan man kan fragte folk fra den nordlige del af en provinsby til den sydlige del nu med hurtig trafik letbanen er på skinner også i aarhus og vi har vvm redegørelser på vej i odense

derfor skuffer det mig ærlig talt også at venstre ikke har leveret et eneste svar

trængslen eller i forhold til de udfordringer man har i den kollektive trafik ikke et eneste svar har vi fået her i dag i

man haft meget travlt med at fortælle hvad

og fred være med det men man kunne dog i det mindste

har man ikke kunnet finde ud af det er alligevel imponerende her efter halvanden times debat at det ikke er kommet på banen

en ren tilståelsessag for venstre når vi kan se at priserne i den kollektive trafik

nye regering at sænke priserne i den kollektive trafik med tyve procent uden for myldretiden

i den rigtige retning

en tabersag venstre står med men lad os nu få gang i debatten jeg glæder mig

bare afslutningsvis konstatere at vi selvfølgelig støtter det forslag til vedtagelse

op til valgkampen

socialdemokratiet og sf der i deres valgprogram fair forandring

mellem tyve og fyrre procent jeg spurgte herre jonas dahls kollega tidligere

jonas dahl hvad var formålet med at give et løfte til vælgerne i valgkampen om at sænke priserne

at få en bedre kollektiv trafik generelt det synes jeg egentlig er ret logisk og vi må bare erkende at der altså er trængsel hvis man tager sin bil ind til københavn

jeg konstaterer så at man ikke har nogen svar

at sikre bedre muligheder for at komme med den kollektive trafik

dahl kalder trængselsringen så

pengene et andet sted man har jo afgivet

sænker vi priserne med mellem tyve og fyrre procent det gjorde man ikke og hvad var årsagen

og er det ikke rigtigt at dem der står tilbage

der kommer jo ikke nogen god forklaring på hvorfor man ikke levede op til

at være nogle udfordringer ved den derfor frafaldt vi den fra regeringens side og når man ikke har en finansiering

kan hente nogle penge andre steder og det gjorde vi blandt andet ved at hente en lille milliard

i øvrigt også blev henvist til tidligere i form af leasingbilerne og i form

såkaldte prøvebiler der hentede vi en milliard

billigere og bedre jeg synes sådan set det er et løft i den rigtige retning jeg havde gerne set at vi havde

uhyre dårlig sag fakta er jo at sf

at profilere løftet om lavere priser i kollektiv trafik de fleste husker den reklame som prydede samtlige busser her i hovedstadsområdet

jeg synes også det er utroligt at skulle høre på at venstre og andre blå partier ikke har gjort noget for at bekæmpe trængslen i københavn der blev faktisk i to tusind og ni lavet en bred politisk aftale hvor også sf var med hvor vi afsatte fem og tyve million kroner det er mange penge til en gennemgribende analyse

den analyse blev sat i gang i to tusind og ni arbejdet skal være færdigt i to tusind og tretten på et tidspunkt

i kølvandet på betalingsringens fald og der kom så en trængselskommission som stort set har den samme opgave så det er da pudsigt at høre

på den her storstilede kampagne med lavere priser i

et vigtigt skridt i den rigtige retning jeg vedkender mig blankt at vi ikke er kommet i mål og det skyldes bla

vi ikke havde finansieringen så vi ikke fik nogen trængselsring

er ærlig snak men jeg synes ærlig talt at

og den borgerlige regering gjorde i ti år for

og jeg bryder mig ikke om at remse dem op her men der er

skal herre jonas dahl ikke være så nervøs for

er det centrale her er jo at

i den grad har gennemført et løftebrud og derfor

kunne få en trængselsring men jeg er faktisk glad for at vi

takstnedsættelser på tyve procent uden for myldretiden det betyder bla at

jeg glæder mig rigtig meget til at høre hvad venstre vil gøre for at styrke den kollektive trafik jeg synes sådan set vi bevæger os i den rigtige retning og jeg glæder mig

rigtig rigtig meget til at høre hvad venstre vil gøre for den kollektive trafik jeg vedstår blankt at vi har udfordringer

trængsel der er i københavn det er jo netop derfor vi har nedsat trængselskommissionen det er jo netop derfor vi sænker priserne i den kollektive trafik

at abonnementskort i det gamle ht område

lægges der særlig vægt på at billiggøre rejserne for pendlerne i hovedstadsområdet i valgkampen

af den her store

kampagne fra sfs side hvor sfs daværende formand lovede fyrre procent

i københavn

togkort vil herre jonas dahl ikke som sfs ordfører indrømme

vi er faktisk lykkedes med at sænke priserne i den kollektive trafik med tyve procent uden for myldretiden jeg synes faktisk det er et vigtigt skridt i den rigtige retning særlig når man tager i betragtning at priserne i den kollektive trafik steg med halvtreds procent halvtreds procent i de ti år hvor de borgerlige sad ved magten jeg kan godt forstå

sige om det er fordi man gerne vil holde hånden over bilejerne eller hvad baggrunden er

filosofisk diskussion men jeg synes at venstre skylder nogle svar på hvad

jeg så konstatere det er et eklatant løftebrud der er tale om

der siger at mimrekortet altså fem og tres

ikke spørge ministeren for ministeren vil jo ikke gå på talerstolen

har sænket priserne uden for myldretiden med tyve

levere svarene på hvad vi vil gøre for at sænke priserne i den kollektive trafik yderligere

men jeg synes ærlig talt at vi mangler at høre et svar så jeg glæder mig til

hvad herre flemming damgaard larsen svarer vil venstre være med til at sænke priserne

spørge herre jonas dahl om jeg synes det er underligt

det virker useriøst at man gik til valg på en betalingsring

havde fundet ud af om den kunne blive til noget eller ej man fik advarsler om at det ikke

ikke indrette det sådan alle advarsler blev

vi ved til punkt og prikke at det kan gennemføres

hvad koster det helt præcis i kroner og øre at sænke prisen på klippekort i ht området

få det at vide begynder det jo at blive en tilståelsessag om at engang har regnet på det fordi det bare bare var et nummer

og jeg lidt senere men sandheden er jo at

movia i hovedstadsområdet

jo selv lave regnestykket når man ser på hvor mange passagerer der er men jeg vil gerne tage en økonomiundervisningstime med herre hans christian schmidt jeg undrer mig lidt over at han ikke husker det fra sin ministertid og hvis

kan vi måske få svaret her jeg vil da gerne høre hvad herre hans

engang gjort sig den ulejlighed at regne det ud

herre jonas dahls forslag

at have en debat med ministeren det er jo lidt trist men så må

vil også gerne printe et eksemplar hvis herre hans christian schmidt har behov for lidt godnatlæsning men lad os nu bare holde fast i det hvis herre hans christian schmidt

venstre kommet med efterfølgende efter valget for at sænke priserne på den kollektive trafik og gøre den kollektive trafik mere tilgængelig vi har

er stadig væk ikke kommet nogen svar det er da forunderligt

ikke noget som helst ansvar for hvad der er udstukket af løfter

om at al kollektiv trafik i det her land

nu ikke drømme om at gå ud og låse os fast på nogle meget bestemte procentsatser al den stund vi jo godt ved at det er meget dyrt med det ideal vi har og at vi er parat til at tage tingene som de måtte komme

i hvert fald ikke på nogen måde låse os fast i forhold til et valgresultat som vi jo ikke kender når man står midt i en valgkamp så lad mig med det samme sige at det vil vi ikke stå på mål for men når jeg siger at

vi alligevel synes det er lidt underligt med den her debat

lavet et forlig på ruinerne af betalingsringen vil jeg gerne understrege

et forlig som jo også når vi snakker om takstnedsættelser trods alt går den rigtige vej

det kan man selvfølgelig gøre sig lystig over eller mene at

ikke er nok nej det synes vi jo altså heller ikke jævnfør hvad jeg før sagde om enhedslistens idealer på det her område men der er altså tale om takstnedsættelser der er tale om takstnedsættelser om aftenen tyve procent om aftenen om natten i weekenderne og også midt på dagen jamen det er da noget

indføre et ungdomskort

jo ikke blev fundet finansiering til at fortsætte med hypercardet

finde penge til at fortsætte med med hypercardet

ikke lagt skjul på her at debatten er et forsøg på at fortsætte den her løftebrudsdiskussion det her

venstre lancerede kort efter valget og jeg vil

vi har ikke lovet noget vi ikke kan holde og sådan må det være

jeg forstå på nogle af de bemærkninger der er faldet

konservative og liberal alliance sådan set ikke er ude på at skaffe nogen som helst form for finansiering der kan sænke priserne på den kollektive trafik i fremtiden

vi kan finde finansiering til at fortsætte ad den vej der hedder takstnedsættelser og forbedring af den

trafik i det hele taget men i høj grad takstnedsættelser og vi

er vores opfindelse

venstres opfindelse

hvis man endelig vil diskutere

et eklatant løftebrud en løben fra sin egen politik i og med at venstre nu har erklæret at de overhovedet vide af de der kørselsafgifter på lastbiler

på trods af at de faktisk er disponeret de er nemlig disponeret til skattelettelser

og det er som jeg siger da vistnok et klart løftebrud hvis man skal snakke om det i

man har stået for tidligere der skal ikke herske nogen som helst tvivl om

og at de ekstra penge vi skaffer ud over dem som venstre konservative

at det er en aftale vi har for man kan godt frygte at der kommer noget lidt andet ud af det nu hvor vi skal til at høre om

at venstre står på mål for takstloftet vi står på mål for at taksterne holder sig i ro og kun stiger med pris og lønfremskrivningen

vi lover ikke at sænke taksterne og har heller ingen planer om at gøre det fremover til gengæld lover enhedslisten jo nu her igen at sænke taksterne

at en socialist er en person der på et eller andet tidspunkt

i hvert fald er jeg nødt til at stille spørgsmålet hvem skal betale

vi har lagt sammen med regeringen

fyrre procent eller tyve procent eller gratis kollektiv trafik sådan lige om hjørnet det har vi aldrig lovet og det lover vi

melde ud at procenten var nul komma nul dut

for os i det men men det gør man jo ikke i år har man meldt ud

sikre at der hvert eneste år

og venstre må jo åbenbart finde at niveauet i den kollektive

trafikforligskreds også kaldet milliardærklubben paradoksalt nok

er det fornuftigt

meget store kilometerbaserede lastbilafgifter som de jo kun kan fakturere videre til deres kunder hvad enten det er kunderne ude i supermarkederne eller

de producerende virksomheder i danmark mener enhedslisten

flere danske arbejdspladser

vil svække den danske konkurrenceevne og dermed koste

det er af helt andre årsager så er det blandt andet på grund af eu og deres elendige liberale holdning til

fremmede chauffører der skubber danske chauffører ud

for vognmandserhvervet og for chaufførerhvervet i dag så det tror vi ikke rigtig på

bare truffet en aftale med regeringen om

indføre dem på et lidt mere ambitiøst niveau ideen er venstres konservatives og dansk folkepartis og det er en rigtig god idé man kom på vi bygger

vk regeringen jeg synes bare at det er værd at understrege efter

har vi da her at gøre med et

vil være et fuldstændig forkert træk at tage i dagens danmark regeringen har lagt ekstra byrder på

tidligere jo der er selvfølgelig sket det

kører både lovlig og ulovlig cabotage er

truer med yderligere liberalisering af vognmandserhvervet så på den

det rigtigt men jeg har da ikke på fornemmelsen at

de partier som i sin tid opfandt den her kørselsafgift nemlig venstre konservative og dansk folkeparti

men det skyldes jo så så andre forhold

at køre med og derfor er det vanskeligere

overskud i transportbranchen

det er udenadslære for alle og det ved herre henning

for få år siden det er jo den samme retorik regeringen bruger hele tiden og den er jo sand det næste er

af venstre det kan venstre selv redegøre for men nu er meget af taletiden jo brugt så lad mig her tilkendegive hvad der var den tidligere regerings holdning at der skal være ens regler i eu

det skal være en gennemskuelig

skal overholdes det er det synspunkt vi har og vi afventer den rapport

at de fremmede vognmandsfirmaer der kommer med billige bulgarske og rumænske chauffører kan ligge og køre til en tredjedel af den løn som danske

dansk folkeparti fandt selv på ideen vi synes det er en rigtig god idé

for at skaffe finansiering til den kollektive trafik

skal flytte mennesker og gods på en miljørigtig måde

tradition kendetegnet ved sådan brede forlig

og forbrødring om opgaveløsningen fordi

der normalt ligger noget fælles i det både den kollektive trafik

skaffe gode veje og så videre det er lidt en fælles sag så når vi overhovedet bevæger os ud i den her diskussion

fra min stol er noget mere alvorligt på spil

hellere rose regeringen for at den ikke har gennemført alt det den lovede før valget betalingsring

trepartsforhandlinger millionærskat og bankskat

har gennemført problemet er jo bare at det var vælgerbedrag fordi man før valget pegede på at det ville man og man fik regeringsmagten på den baggrund

medvirkende til at der vokser politikerlede

derfor at alle kredse stort set den problemstilling

og så kan man slå lidt

løftebrud og så videre altså hovedsignalet er jo dårligt

er nødvendigt med en sådan diskussion det er skidt for folkestyret at vi opfører os sådan derfor synes jeg måske der er én opløftende

øjeblikket og som i alvorlig grad går ud over

ryggen til af vælgerne i øjeblikket det kan vi så sige er den

udvikling af at der måske dog alligevel er en sund vurdering hos vælgerne af

jeg synes faktisk det er vigtigt med politisk troværdighed over for vælgerne

både siger det man vil gøre og gør det man siger så når vi er nået hertil i en trafikdiskussion ja så er det sådan set udtryk for at det åbenbart bekymrer mange at vi kan bruge det her som eksempel på hvor mange svigt der sådan set er sket i forhold til troværdighed så

peger på de her ting men vi ønsker sådan set ikke at bebrejde regeringen at de ikke har gennemført de ting de truede med før valget

godt for danmark at de ikke er gennemført og det er så tæt på

vores børn og det synes jeg er et rigtig godt princip at holde sig til jeg kan forstå

hvad man lover det er skidt for folkestyret det er jeg faktisk meget meget enig i

omkring takstnedsættelser men hvad mener ordføreren så om det løftebrud som jeg selv var inde på i min ordførertale som venstre og konservative

gennemførte og disponerede over nogle kørselsafgifter som man nu undsiger

i de daværende regeringspartiers udspil om

på det område og derfor når en senere regering

mulighed for at sige

altså tale om en regering der forsøger at malke koen noget mere

at billiggøre og forbedre den kollektive trafik det er så blevet de der kørselsafgifter og det er rigtigt at vi forhøjer dem men det står vel tilbage at hovedparten af de kørselsafgifter og ideen om dem

og jeg vil stadig væk vove den påstand og

tale om at man i den grad løber fra sin egen politik når man undsiger den totalt der er trods alt tale om penge man

et løftebrud af samme karakter som det vi taler om her

lo forbund på det seneste stærkt har anbefalet at man tager alt omkring kørselsafgifter for lastbiler af bordet

klogere på alle de ting den ikke har gennemført men at man kan blive klogere på et bestemt erhverv og på konkurrenceevnen som vi jo jævnligt taler om på det her område og at det er et problem specielt for vognmandserhvervet at

væk at få afprøvet om man vil genfremsætte det forslag som v og k kom med

den tidligere regering der var med til at føde disse kørselsafgifter i en helt anden tid end i dag nemlig for fire fem år siden

sket rigtig meget den internationale krise svækkelse af danmarks konkurrencekraft danske job

den situation nødt til at skifte politik tage bestik af situationen så hvad foretrækker

mikkelsen at man har et parti som står støbt fast i det man sagde for fem år siden at det skal gennemføres for enhver pris eller

ændrer politik når befolkningens

her er der god grund til at tage bestik af situationen i forhold til et meget trængt erhverv og man kan spørge sig selv

udflaget mere skal vi have færre

skal vi i det hele taget have færre lastbiler under danske

nummerplader eller hvad er fremtiden på det område det er man nødt til at vurdere

er utrolig klemt så det er er en markant

to af regeringspartierne gik til valg på en trængselsring det har vi jo

i stedet for sænker priserne og

bedre med en milliard kr eller når man nu som venstre

er støbt i beton at man ind for lastbilafgifterne hvordan graduerer

udlægningen hvorfor er regeringens

regering med hjælp fra enhedslisten kommet med et forslag der øger provenuet fra disse kørselsafgifter

øger provenuet anderledes i forhold

forslag der oprindelig kom det er klart dermed er man jo ikke bundet af at en regering ændrer et forslag og dermed belaster erhvervet mere end man så

bør læse i egne notater og se efter inden man ændrer politik om det er tvingende

den del af listen jeg har læst op

tog vi så en diskussion om de her lastbilafgifter

ordføreren kan fortælle præcis hvad de her lastbilafgifter

at liberal alliance har set noget bag skodderne som jeg ikke har

mikkelsen taler om lastbilafgifter om andre partiers løftebrud og om alle mulige forskellige ting det eneste

bringe alle offentlige udgifter helt ned i kælderen der skal ikke bruges noget som helst og vi skal have skattelettelser alle sammen

forhold til den kollektive trafik hvor skal pengene

hvis liberal alliance får magt som de har agt

forskel på hvad herre rasmus prehns parti kom med før valget og hvad man så har lanceret efter valget og herre rasmus prehn har stået her

at det var fordi man nu ikke lige havde den rigtige mandatsammensætning til at gennemføre det

ikke et spørgsmål om hvad vi vil byde på i forhold til den kollektive trafik

endda peget på i spørgsmål at bilisterne i danmark bidrager helt overvældende til samfundet meget mere end de belaster

for den kollektive trafik der er konkurrenceudsættelse og der er ingen der siger

dsb der har har dundrende underskud man kan spørge til prisen for andre aktører på banen der er masser af muligheder

at hvis det er at liberal alliance

betyder jo rent faktisk at de der skal bruge den kollektive trafik har flere af deres egne penge at bruge i stedet for

et regeringsparti der

derfor skal man sætte det ind i den rigtige kontekst

pege på at vi skal byde på

den kollektive trafik skal være hvis det er socialdemokraterne der

og så videre det hænger ikke sammen for os hænger politikken sammen med det udgiftsniveau danskerne er udsat for sammenholdt med hvad man skal betale

brugerbetaling så det

taget sit udgangspunkt i fair forandring altså socialdemokratiet og socialistisk folkepartis valgprogram hvor man lovede dramatiske sænkninger af prisen

offentlig transport på mellem tyve og fyrre procent det blev ikke opfyldt og så har vi stillet nogle spørgsmål

at man fremsatte de her løfter om lavere priser og hvad konsekvensen af at man ikke har fulgt op på de løfter

er et løftebrud når man går ud med landsdækkende eller i hvert fald københavnske busreklamer

landsdækkende politisk kampagne om

nogle af ordførerne om at det var fordi den finansieringskilde man havde nemlig betalingsringen ikke kunne gennemføres så mente

leve op til de løfter man havde givet med den anden hånd og der bør jo ikke være nogen sammenhæng i det

man må jo stå på mål for de løfter man giver i en valgkamp hvis man lover vælgerne

synes jeg ikke argumentationen

synspunkt når nu man havde det politiske flertal

priserne jo steget to gange så det er på alle måder stærkt kritisabelt

at vi udsætter os selv for at blive betegnet som nogle

vores udmærkede transportminister gå på talerstolen

at redegøre for forholdet

det har jo kun ét formål og

skaber den såkaldte politikerlede og det synes jeg

alt hvad vi kan for forhindre

politisk drilleri det er sagt fra hjertet

uanstændig måde at drive politik på jeg husker da vi sad i forsamlingshusene i forsamlingshusene

og eleverne spurgte hvad har du med til mig

transport så blev man jo nærmest hylet eller piftet ud mens den røde bloks ordførere meddelte bedre su

den ene gave efter den anden regnede ned over

jorden og vi tabte valgkampen og

kan jeg godt forstå at vælgerne har vendt den nuværende regering ryggen

mig til at afprøve afprøve om der er tale om et løftebrud i forbindelse med venstre

gode idé om kørselsafgifterne så jeg føler mig inspireret til at spørge ordføreren

hvis de blev indført på det niveau som venstre

folkeparti dengang indførte dem på jeg minder om at

om man står ved

fra en kilde som altså i mellemtiden

er forværret derfor siger vi med åben pande og fuldstændig fair og square at

men det må være sådan og det har ingen sammenhæng med at vi har spurgt om hvad den nuværende regering for at leve op til de løfter de har givet til deres vælgere om

anholder den præmis der hedder at vognmandserhvervet er blevet

konkurrenceudsat jo i kraft af eus meget meget liberale regler på det her

at køre cabotagekørsel det vil sige kørsel kørsel

at konkurrenceudsatte et erhverv helt urimeligt efter min bedste overbevisning men jeg har da ikke hørt noget

gerne skabe den samme situation for transporterhvervet som vi har gjort for det blå danmark vi har skaffet nogle gode rammevilkår for søfarten og det har gjort at de

tallet men det er en succes fordi man har gjort nogle positive ting for at forbedre konkurrenceevnen for det blå danmark

dernæst er der lavvækst krise mindre at køre med så faget er simpelt

det kan blive derfor vil det være det glade vanvid at pålægge dem

bare gerne spørge når man nu ikke vil være med til lastbilsafgiften hvad er det så for en del af skattelettelserne som jo blev finansieret

er betalt men er det det handler om skal jeg forstå herre jonas dahl på den måde

aflive den ved højlys dag som man siger populært fjerne den konkurrencemulighed det fag har

den aktivitet og de job i skaber i danmark er det det vi hører fra herre jonas dahl så er det da nogle

de konservative der selv har været med til at bruge pengene som den her lastbilsafgift skulle

nu siger man så det mener vi ikke længere og venstre har

en indtægt så kan man vel heller ikke have en udgift og i det

en skattelettelse så må de konservative vel også kunne levere svaret på

vi ikke skal når man fjerner en milliard

må der jo også mangle en milliard kroner det andet sted

en lille smule direkte den her regering startede med

ændre præmisserne ændrede regnestykket fordi man startede med at indføre nye skatter og afgifter for fem milliard kroner så indgik man en skatteaftale med venstre og konservative og så indførte man nye skatter og afgifter

er en slingrekurs den ene vej og den anden vej og samlet set er regnestykket til statskassen jo på bundlinjen forandret derfor ikke ved med at holde fast i det samme regime

man tilbyder nogen en afgiftslempelse altså gør noget billigere og fjerner den billiggørelse eller om man fjerner en pålagt ekstraafgift

men her handler det om at redde et erhverv

sluttelig vil jeg bare sige at hvis det grundlæggende skal forstås på den måde at hvis man har et politisk synspunkt for fem år siden som man så skal forholde sig til fem år efter og fordi man har sagt a for fem år siden så

det synes jeg måske den har været lidt for diffus til

at man kunne stille spørgsmål til mig i i første omgang

mig selvfølgelig gerne til rådighed for folketinget

vil konkludere på den måde at en opsummering af debatten

tror jeg ikke tjener noget formål men er der spørgsmål som jeg kan svare på så vil jeg meget gerne medvirke til

karakter fordi ministeren nu går op jeg vil stadig væk bare gerne stille de samme spørgsmål som jeg har

under debatten jeg er sådan set ikke interesseret i at diskutere så meget om om det er løftebrud eller ej den debat kan man for min skyld tage en anden gang

i kroner og øre at sænke prisen på klippekort i ht området med fem og tyve

og jeg vil godt vide om der er nogen der ved noget om

det næste spørgsmål hvad koster det helt præcis i kroner og øre at sænke prisen på abonnementskort i ht området med

er lidt vigtigt at vide for hvis vi bagefter skal tro på at det er noget som gik i vasken på grund af betalingsring

specielt når man taler økonomi og tal så er det

jeg ikke er klædt på til at svare præcist på det spørgsmål men hvis jeg får

kender de fleste som har beskæftiget sig med det og derfor skal jeg sørge for

betalingsringen og skulle forfægte den lige

man loyalt forfægter et signal og

en anden men er det ikke et problem for folkestyret

vi her kan ridse en hel liste op med ting

blev sagt før et valg altså

et reelt problem eller er det bare fordi vi driller hinanden med det herinde og

blevet rejst og har gennemsyret debatten i dag er ministeren ikke enig i at det

betegne som en intens periode det tror jeg

set har været meget ærlige med erkendelsen af at

løftet om nedbringelse af taksterne i

med det blotte øje det er der nogle forklaringer på som jeg i øvrigt synes ordførerne har været gode til

er gået for langt jeg synes regeringen har forsøgt

målsætningen om bedre og billigere kollektiv trafik jeg har ingen problemer med den aftale vi har indgået med enhedslisten og dansk folkeparti jeg synes den er perspektivrig fordi den har

en sænkning af taksten den har også det som har stor betydning for at få flere over i

udstak løfter om at sænke priserne dramatisk

det var det man vandt valget på eller i de ting man vandt valget på straks efter valget skete der noget helt andet jeg vil spørge ministeren

give den slags løfter om dramatiske nedsættelser

mig i her i dag men bare sige at det vi

nedsat en kommission

her til august måned forhåbentlig en række konkrete løsningsforslag til hvad der kan gøres for at

det der var bevæggrunden

bedre og mere fornuftigt tilbud til de mange mennesker som i dag sidder i kø eksempelvis

så betydningsfulde

hvis man fik muligheden for er det ikke rimeligt at sige at de vælgere

om lastbilafgifter

også fra den tidligere regering foruddiskonteret en milliard

forhandlingen er sluttet afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted

til den dagsorden der fremgår af folketingets hjemmeside